ja ved folkeafstemningen på søndag

folketinget og med massiv opbakning fra fagbevægelsen erhvervslivets organisationer og danske virksomheder

vil gøre livet nemmere for vores virksomheder

aktive i europa i forhold til at søge patenter der er godt tusind danske virksomheder der aktivt udtager patenter de står for over en tredjedel af danmarks eksport og mere end tohundredetusind arbejdspladser

at det bliver nemmere for netop de virksomheder

arbejdspladser det er vigtigt

små virksomheder som i dag

i mange lande og som synes det er for dyrt og

i europa spørg selv virksomhederne

siger nej til patentdomstolen selv om de har støttet regeringens forhandlingsmandat på patentdomstolen og selv om partiet tidligere har stemt ja til at afgive suverænitet

indrømmer at der er klare

og patentdomstolen men siger at danmark kan få alle fordelene uanset om vi tilslutter os eller ej det er også forkert

få mulighed for at forsvare

få indflydelse og selvbestemmelse ved at stå på sidelinjen

vi som land og som borgere har indflydelse på forhold der påvirker os

nej det får vi når vi deltager aktivt i eu samarbejdet

to vigtige valg

træffe på søndag og det er vigtigt for vores demokrati at så mange danskere som overhovedet muligt

om danskernes hverdag

ulemper ved det her det er et sundt og fornuftigt forslag og derfor skal vi bakke op om

på folkestyrets vegne når statsministeren så bruger sin taletid

at stå og banke dansk folkeparti

det kan man jo godt gøre men men hvor er enhedslisten altså hvorfor har vi egentlig en folkeafstemning det har vi fordi den her regering har forsømt muligheden

nu skal oppositionen hånes men

der ikke ét ord om dem hvorfor har man egentlig ikke sørget for at få sit eget parlamentariske grundlag på plads

undgået den her folkeafstemning nu har vi den så og vi skal kæmpe et ja hjem

en stemning hvor der er noget skepsis

flest der stemmer stemmer ja jeg tror så til gengæld også det er vigtigt

at det ja respekteres det siger sig selv men at et nej

nær sagt gud forbyde det i givet fald også ville blive respekteret

egentlig gerne bede statsministeren om at give mig håndslag på at vi skal have flest mulige til at stemme ja på søndag for

komme til at deltage i patentdomstolen hvis et flertal et flertal af de afgivne stemmer på søndag bakker op om

nødt til at forholde sig til det man kunne kalde psykologien i det her for mig er den afstemning vi skal have på på søndag ikke den første vi skal vinde og jeg vil gerne vende tilbage til det senere vi skulle gerne vinde nogle flere der så at sige normaliserer dansk medlemskab af eu

og jeg tror at vejen derhen ville blive belagt med meget tunge barrierer hvis man forestillede sig og jeg vil kæmpe for

den teoretiske situation at der var et nej til patentet

stort nok fordi det ikke udgjorde tredive procent af de stemmeberettigede

skal forkastes så kræves der to ting

skal der være et flertal der stemmer imod

jeg er overbevist om at hvis danskerne synes at det her spørgsmål er

vi har en stærk tradition i

rent faktisk deltager meget aktivt i nogle af de folkeafstemninger vi har

var det næsten halvfems procent af de stemmeberettigede der gik op og stemte og det er min opfattelse at

et vi på noget tidspunkt overhovedet kommer til at forholde os til i virkelighedens

det gør vi jo ikke hvis vi lykkes her men jeg har altså bare med de spørgsmål jeg har stillet ligesom foregrebet hvad der så i givet fald ville være venstres position

tager pejling af den skepsis der

hører at et nej er et nej og et ja er

jeg håber jo at vi oven på et stort rungende ja hurtigt kan få en anden afstemning nemlig om

jeg vil bare bede statsministeren om at give sin vurdering af om det mon kommer til at skade eller styrke

myndigheders muligheder for at begrænse grænseoverskridende kriminalitet at danmark efter nytår glider ud af

det står i grundloven og det vi skal afprøve

sammen fordi vi mener at det er et spørgsmål som folketinget burde have taget stilling til er

et lovforslag som der er et stort flertal

flertal i folketinget har vedtaget har befolkningen mulighed for at vise det ved en folkeafstemning og skal møde frem og gøre det det er jo egentlig en rigtig fin bestemmelse i grundloven og jeg må sige at jeg undrer mig såre over at venstre har valgt en holdning i den her sag som afviger fra grundlovens bestemmelser

fra venstres side men jo også et valg som er meget godt

nogle af de andre ting som venstre har valgt i forhold til det europæiske i det seneste

set har en ambition om at vi skal nå længere i det her samarbejde og jeg tror bare at et signal til befolkningen om at vi lægger deres stemmeafgivning til grund og at vi ikke stiller kan man sige vælgerne svækket ved en bindende folkeafstemning i forhold til en vejledende folkeafstemning vil være et godt signal i forhold til at bane

en eventualitet som aldrig opstår det vil vi jo begge to kæmpe for men det spørgsmål jeg stillede var

europol jeg har noteret mig at der i regeringsgrundlaget står regeringen vil styrke danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde og vil derfor gennemføre en folkeafstemning i den kommende valgperiode om danmarks forbehold for de retlige og indre anliggende samt

om regeringen oven på et ja på søndag vil være indstillet på at indgå

en afstemning om retsforbeholdet så vi går fra optout

og så vi undgår den ulykkelige situation at danmark efter nytår glider ud af

er slående at i det seneste par måneder

det sådan det er blevet med venstre og

lad dog danskerne tage stilling til det her spørgsmål det er derude vi havde alle sammen håbet at det var noget vi kunne afgøre her i i folketinget det kunne ikke lade sig gøre men naturligvis følger vi grundlovens bestemmelser

den europapolitiske kurs i forhold til forbeholdene

forbehold vi har ikke bidrager til at danskerne får maksimal indflydelse på egne forhold i

skrevet ind i vores regeringsgrundlag at vi ønsker at afskaffe

det står i vores regeringsgrundlag som det stod i den tidligere regerings regeringsgrundlag og vi skal selvfølgelig til afstemning når vi synes det er

uge og som blev slået delvis af om regeringen vil være indstillet på

et ægte stort ja der også bryder med det traume at man

en bindende afstemning om det her så vi når at få den her afstemning inden vi glider ud af

de synspunkter jeg gav udtryk for før om hvor alvorligt og ikke alvorligt man skal tage befolkningen og at man skal stå

set giver befolkningen en svækket indflydelse i forhold til at det havde været en vejledende

noget med vores europapolitiske kurs at gøre tværtimod

og begrunder det med at vi kommer helt galt afsted hvis der skulle opstå den situation og jeg vil kæmpe til på søndag for at undgå

melder os ind så tror jeg altså det bliver slut med den folkelige accept af et

eu politisk engagement

vi se forskelligt på men spørgsmålet går altså på når vi nu har fået det her ja

på at kæmpe det hjem så stort som muligt så der ikke er noget problem vil regeringen så lave en bindende aftale om en afstemning der kan afholdes

til at tage afstemning om forbeholdene

lad os tage afstemningerne her og nu nu er herre lars løkke rasmussen lige pludselig frygtelig forarget over

på den ene og på den anden side af det her bord men jeg ved godt at det ikke er sådan venstre

her er der så faktisk noget som statsministeren gerne ville i sit regeringsgrundlag

er der nu den særlige situation at vi glider ud af europolsamarbejdet hvis ikke vi får vores forbehold gjort om så vi kan vælge os til og det gør vi altså i en situation hvor der er problemer med grænseoverskridende kriminalitet pædofili og andet en utryghed i befolkningen en utryghed som nogle så forsøger at indkassere til lidt hurtige synspunkter om grænsebomme og al den slags ting men som vi jo mere begavet kunne gøre noget for ved at fastholde

helt ærligt hvis vi i fællesskab kunne opbygge den positive stemning at vi får danskerne til at stemme rigtigt ja til patentdomstolen så er fremtiden jo banet så skulle vi jo stille os oven på det og sige

at gå helt ind i europol for den situation vi har nu betyder jo at de kriminelle får frit spil og mig over at dansk folkeparti ikke aktivt vil

og hvor det jo også handlede om eu og og patentdomstolen hvad det selvfølgelig også bør gøre og med stigende intensitet gør frem til på søndag hvor danskerne

har jo jo haft nogle debatter her indtil nu

svært ved at forstå at vi har en regering og en statsminister som vil have danmark

som den britiske premierminister ligesom har lagt nemlig at udforske muligheden for at få et eu hvor landene bestemmer mere selv en af de meningsmålinger der blev offentliggjort i aftes i tv to programmet

at seks og tres procent af danskerne gerne ville have at danmark i højere grad selv kunne bestemme hvem vi skulle give give sociale ydelser altså børnecheck

su og så videre i hvilket omfang østeuropæere havde ret til de ting hvis man er dansk statsminister og tjener det danske folks interesser skulle man jo udforske hvordan vi så i højere grad kunne sikre at vi gik den vej i stedet for i

lejligheder og det glæder mig rigtig meget fordi det interesserer og det er i den grad vigtigt det tror

jeg gerne lige vil vil være sikker på jeg har forstået rigtigt og som så er et spørgsmål

da herre lars løkke rasmussen spurgte om det men er det virkelig rigtigt

at statsministeren mener at hvis der er et flertal af dem der stemmer på søndag om patentdomstolen der faktisk stemmer nej

statsministeren ikke får et flertal af dem der stemmer til at stemme ja

et flertal der stemmer nej mener statsministeren så i virkeligheden alligevel

må jeg nok indrømme at han har ret

ikke bare siger det som det er til de danske

var en varm fortaler for

samme som at melde danmark ud af eu

syn på eu igennem rigtig mange år men vi mangler stadig de klare svar fra dansk folkeparti

dog til danskerne at man egentlig ønsker at vi skal ud

når vi ser en måling som den vi i fællesskab fik offentliggjort i aftes hvor seks og tres procent af danskerne

skal danmark bestemme mere selv så skal man da kæmpe for det

så tæt på kernen af eu som muligt men at vi skal have større

en pligt ifølge grundloven hvis der er et flertal af

de britiske konservative har imod eu

men hvor vi tværtimod regulerer arbejdsmiljø og miljø

som rigtig mange danskere er for og det understreger også bare hulheden i dansk folkepartis politik man siger man gerne

dumping men når det kommer til stykket ønsker man rent faktisk ikke

sætte handling bag ordene og det gælder uanset om det

eller nede i europa parlamentet

til danskerne at man ønsker et fuldstændig ureguleret marked

det er derfor vi taler om et velfærdsforbehold det er derfor vi taler om at danmark må bestemme mere selv hvis statsministeren repræsenterede danskerne på det her punkt ville hun skifte skifte politisk kurs det gør hun desværre ikke så fik jeg ikke svar på

det håber jeg så der er tid til her i den sidste runde mit spørgsmål var er der noget som helst i grundloven der forpligter regeringen eller forpligter folketinget

at ratificere aftalen om patentdomstolen og lade danmark indgå i patentdomstolen hvis der er et flertal af

af at vi skal have et trygt og godt velfærdssamfund der må

men jeg er optaget af at vi stadig i danmark kan have et stærkt og trygt velfærdssamfund hvor vi går op social dumping og hvor vi ikke har et eu hvor vi konkurrerer på

de dårligste lønninger

parlamentarikerne også vil kæmpe for

skal man lade være med at vende ryggen til eu

vi kan ikke risikere at miste så mange arbejdspladser på en sektor der ikke er reguleret så de

vi skal have styr på et ureguleret marked ifølge kommissionen vil det indbringe danmark syv milliard kroner det er penge vi kan bruge til at sætte gang i både vores velfærd men sådan set også i vores beskæftigelse

ikke i arbejdet og regeringen har meldt ud at danmark slet

landes forslag om en finansskat eller om vi ikke skal det

med udfordringer i forhold til vores vækst og

på en anden måde i danmark har vi jo reguleret bankerne ved at de ikke har fået del

også reguleret bankerne i forhold til at de skal leve op til nogle flere krav end de skulle før i tiden og det samme har vi jo gjort

over bankdirektørernes bonusser vi har styrket vores kapitalkrav til bankerne

jeppe kofod

og beskæftigelse og

og få flere arbejdspladser jeg

er olsen dyhr og alle andre som er optaget af

starter en finansiel krise

at bankerne bliver bedre polstret og opfører sig mere fornuftigt

det er nogle skridt som vi skal være meget meget tilfredse med

det betyder at vi har dæmmet op for at en finansiel krise af

man kunne gøre noget ved at lave en skat på finansielle transaktioner som sagt

det jeg vil spørge til er noget helt andet

har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen og har svært ved at få arbejdsliv

sådan at fem og halvtreds procent af danskerne mener at

danske børn bruger for meget tid i daginstitutionerne og

en anden måling der viser at det er næsten halvdelen af børnefamilierne

bruge mere tid sammen med børnene hvis det var

børneekspert der hedder ole henrik hansen

at børn bruger meget tid i institutionerne skyldes ikke onde forældre men et arbejdsmarked hvor det ikke altid er muligt at flekse eller gå ned i tid

ministeren kommer med en udmelding om at børnefamilierne bare skal skrue ned for yogaen og bage lidt færre speltboller

ikke kunne sige men men for langt de fleste mennesker og børnefamilier i det her land

som som har problemer med at få familieliv og

arbejdsliv til at hænge sammen handler det altså hverken om speltboller eller yoga

om at der bliver arbejdet alt for meget at arbejdslivet ikke hænger sammen med familielivet

er statsministeren enig med

der har allermest travlt

daginstitutionen eller lægen i arbejdstiden

i daginstitutionerne

ikke mindst vores folkeskolereform

og jeg tror at alle travle forældre kender de timer derhjemme

glad for at statsministeren anerkender at vi selvfølgelig som politikere har et ansvar for at skabe mulighed for at familieliv og arbejdsliv hænger godt sammen og det bringer

at dele arbejdet jeg må sige at at forstå at der er så mange mennesker i vores samfund som faktisk er ved at knække over af travlhed og stress

en af de måder man kunne løse det problem på var jo faktisk at skabe bedre mulighed for at børnefamilierne kan komme på forældreorlov

man lavede en sådan ordning under nyrupregeringen i

statsministeren til den idé ville det ikke være fornuftigt at blive bedre til at dele arbejdet samtidig med at vi rækker hånden ud til børnefamilierne og siger lad os lave en ordning hvor i får mulighed for at komme på forældreorlov samtidig med at en arbejdsløs så kan komme ind på

at vores togfond kommer til at bidrage til

til mere metro i københavn det vil sige at københavnerne kan komme renere og billigere rundt i i byen det bliver godt for dem der bor i københavn

vi bare skal tage alt det arbejde det

enhedslistens måde at til

at stå lidt alene i forhold til mange andre partiers

for vækst og ikke synes det er så så vigtigt der må jeg sige jeg tror ikke vores samfund

de krav som moderne borgere

kan eksistere hvis vi ikke også samtidig har vækst

en god balance men jeg tror ikke at vi som enhedslisten kan love danskerne at vi kan blive et rigere samfund

til børnene i vores børnehaver og vuggestuer det andet spørgsmål jeg stillede handlede om forældreorlov

poul nyrup rasmussen som gennemførte det altså en tidligere socialdemokratisk statsminister

ud fra at socialdemokraterne betragter den mulighed det er at skabe forældreorlov jeg må sige at jeg synes det er oplagt når vi ved at så mange børnefamilier har problemer med at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen at give dem mulighed for i en periode at tage forældreorlov og det giver så samtidig mulighed for at en ledig kommer ind på arbejdsmarkedet får foden indenfor får noget på

åbenlyst god idé hvad er regeringens holdning til minimumsnormeringer

forsøger at tegne af danmark

ikke regne med at vi bliver mere velstående i danmark for vi skal bare dele det arbejde

passet vores børn når vores børn skal i skole

og hvis danskerne skal være mere

det man gerne vil eller tage en uges ekstra ferie det

er alternative løsninger til de socialistiske løsninger og der er også

løsninger til det som jeg hørte var statsministerens løsning nemlig at indsætte nogle flere offentlige busser det skal nok hjælpe nej

velfærdsforbehold jeg stillede i vores debat i går i tv herre lars løkke rasmussen spørgsmålet om han ville være med til at love danskerne en afstemning

tidspunkt strander og det viser sig at regeringen ikke kan få løst det problem omkring børnecheck og de andre ydelser som vi har talt om jeg synes danskerne

give deres mening til kende sådan at vi spørger dem ved en folkeafstemning om de er med på at vi får et velfærdsforbehold oven i de forbehold vi har i forvejen så vi med det i ryggen kan få eu til at fokusere på det der er godt nemlig frihandel

udvikle sig til en formynderstat vil statsministeren være med på at love danskerne en

min og regeringens grundholdning i forhold til eu

ydelser som kan se ud som om de er presset vil stå på mål for de

det vil sige at vi vil kæmpe for

rejser for at få et

ret til nogle ydelser jeg mener at vi sagtens kan beholde det velfærdssamfund

hverken min eller regeringens holdning at vi skal have

kæmper en kamp for at prøve

at beskytte de ydelser som vi har herhjemme men jo hele tiden render panden mod en mur der er ikke kommet nogen løsning på det her

i flere måneder hvis vi skal have en form for opbakning tilbage til det grundlæggende fundament i det europæiske samarbejde nemlig fred og frihandel

det vi også gjorde dengang danskerne sidst stemte nej

bare den tankegang jeg gerne vil have regeringen til at gå ind i

den forrige regering kunne løse problemstillingen så det der er tilbage er at man får et mandat fra befolkningen som man kan rejse til bruxelles med hvor man kan sige vores befolkning siger stop her og derfor vil vi gerne have et forbehold ligesom vi har på de andre områder hvorfor kan regeringen hvorfor kan statsministeren ikke gå ind på den tankegang og have den tillid til befolkningen

de dårligste krav til arbejdsmiljø eller de dårligste krav til vores miljø eller den dårligste forbrugerbeskyttelse

skal sikre at de her ting er

det dårligste beskyttelsesniveau

forbrugere og for alle andre som går i miljø og færre kemikalier og en mere sund måde

det her frie marked som liberal alliance taler om

at vi i europa også skal insistere på at markedet foregår på menneskenes præmisser

grænserne regulerer nogle af de her forhold så vi ikke skal konkurrere hinanden ned i et hul i forhold til arbejdsmiljø

skal gå det der er faktum på nuværende tidspunkt

europæiske samarbejde og derfor har vi lavere vækst end man har andre steder i verden

for meget sand ind i hjulene det er ikke det samme som at vi ikke skal have et ordentligt arbejdsmiljø osv at vi

fælles regler men men det er et spørgsmål om at sige

det næste bliver jo at regeringen også vej til at lukke os ind i bankunionen som så skal koste

otte milliard kroner yderligere

få en folkeafstemning om det kan danskerne få lov til at sige nej til det

statsministeren åbenbart ikke vil være med til at spørge danskerne

jo er enig med mig i ikke skal gå over gevind

finde den hvorfor så ikke bruge

vores holdning er at europa skal være mere end bare frihandel

miljø og forbrugerbeskyttelse for bare

domstol som kan regulere de fælles

det er jo ikke sådan

nogen der sidder nede i europa som bare

jeg skal også sige at jeg noterede mig at der var en diskussion foranlediget af herre lars løkke rasmussen

at når et forslag som det her om patentdomstolen bliver vedtaget i folketinget med et flertal men ikke får fem sjettedeles flertal og der er suverænitetsafgivelse så går det til folkeafstemning

skal der være et flertal af vælgerne der stemmer imod men de skal også repræsentere tredive procent af stemmerne

er forslaget vedtaget sådan er det

alt andet ville være i strid med grundlovens bogstav og grundlovens ånd

så er jeg også glad for statsministerens betragtninger om finansskat

godt nu stille statsministeren nogle spørgsmål og gøre nogle betragtninger om patentdomstolen og så kunne vi udveksle sådan lidt positive bemærkninger om det indtil min

udløbet men det er nok ikke meningen med det her

vil fortsætte en diskussion vi havde i tv to i aftes vi blev jo sådan lidt afbrudt hele tiden af hinanden og jeg rejste spørgsmålet om det med at afgrænse eu så det ikke bliver en social union jeg synes statsministeren skulle sætte sig for bordenden

enige om at uanset hvilken regering vi har i danmark så er der nogle ting vi vil føre frem i eu for at påvirke eu reglerne fremadrettet nu ser jeg bort fra vores uoverensstemmelse om børnepengesagen men fremadrettet kan vi jo påvirke eu reglerne og der synes jeg at eu

i retning af at vi tilbageregulerer på nogle af de her områder og i stedet siger at i højere grad må

være ansvarligt for de borgere der bor i landet men ikke for de familiemedlemmer den pågældende arbejdstager har i andre lande kunne statsministeren ikke være enig i

på dette som så mange andre punkter vælger at være konsekvent i sin holdning til

det samme kunne man naturligvis ønske fra danmarks største parti at der også var lidt mere ansvarlighed den vej rundt i forhold til det sociale

hinanden jeg er fuldstændig klar over at det er rigtig sjovt at skændes med statsministeren om de her spørgsmål men der er ikke nogen i det her folketing tror jeg

udligne på tværs af grænser og

at eu borgerne skal rejse derhen hvor ydelserne er bedst eller størst eller lettest at komme til nej eu borgerne skal rejse for at få et arbejde

adgang til visse ydelser ydelser hvis man

det er det der skal give adgang til

om at vi skal behandle borgerne ens uanset hvor de kommer fra i europa jeg undrer mig

vandrende arbejdstagere jeg synes det er godt og sundt princip at ingen skal rejse for at få del i sociale ydelser

socialstat borgerne skal rejse for at arbejde og det er arbejde som giver adgang til ydelser helt på linje

udvikler sig til en social union om ikke også reglerne med fortolkninger er gået for vidt når det er sådan

arbejder i et land fører til at det konstituerer rettigheder i meget høj grad for den pågældendes familiemedlemmer som bor i et andet land

for de borgere der bor i vores eget land men man kunne jo godt uden at anfægte arbejdskraftens fri bevægelighed sige at det er de borgere som bor i ens eget land man har forpligtelser og ansvar af social karakter over for men ikke deres familiemedlemmer

hjemlandet og det er det princip jeg egentlig synes vi skulle undersøge og forfølge og tage en dialog med de andre lande om hvorvidt vi kunne komme videre med

til den forordning jeg har tidligere foreslået at hvis en velfærdsydelse kommer under hårdt økonomisk pres

bor så der er mange forslag man kunne tage ind i en sådan

at danmark kan spille en rolle i forhold til at ændre forordningen er to ting

arbejder aktivt i eu for at ændre forordningerne og for det andet

det konservative folkeparti har svigtet bare inden for den sidste uge

der overholder den lovgivning som vi

har været med til at skrive under på

har hernede i folketingssalen

som dybest set ville pålægge regeringen

at handle i strid med den lovgivning vi selv har været en del af og det er ikke foreneligt med at man også får indflydelse

vælger så selv at rejse diskussionen om børnepenge ved at påstå

beslutningsforslag som et flertal her i folketinget har tilsluttet sig der går ud på at den lov der er i danmark skal regeringen forvalte efter og så må vi jo tage en sag ved domstolen hvis kommissionen vil det hvis domstolen så siger at det optjeningsprincip vi har er i strid med

må vi naturligvis bøje os for det men eu reglerne er nu engang sådan at det i sidste ende er domstolen der fortolker reglerne

det optjeningsprincip vi har medmindre domstolen endeligt siger at det er i strid med eu reglerne så skal vi naturligvis rette ind men det har domstolen jo ikke gjort regeringen har kun ageret i forhold til et brev man har fået fra

fra herre lars løkke rasmussen og herre lars barfoed

om at kommissionen bare har sagt til danmark hvad vi skal gøre nej vi har selvfølgelig kigget nøje på den her sag vores jurister har kigget nøje på den her sag men vi kan ikke imod bedre vidende ikke give de rettigheder som borgerne rent faktisk har og det undrer mig stadig at det konservative folkeparti som

lovlydigt parti og mener at man skal handle efter loven mener

spørge egne jurister og i øvrigt tænke selv

at give borgerne de rettigheder som de egentlig havde og det synes jeg egentlig ikke vi slap specielt

sluttet jeg

lisbeth bech poulsen og lene espersen og der kan stemmes nu

jeg slutter afstemningen

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v seks og fyrre af kristian thulesen dahl og mette bock og forslag til

jeg slutter afstemningen for stemte

hundrede og syv stemmer

jeg slutter afstemningen for stemte

lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt

ønsker nogen her at udtale sig

lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt

for at det er lykkedes at overbevise regeringen om at den del skal udgå så det fortsat er muligt

vi ser det som et stigende problem at udlændinge opholder sig ulovligt i danmark folk der opholder sig lovligt er meget velkomne

folk der opholder sig ulovligt

og det vil vi gerne kvittere for og sige tak for

venstre nu kan støtte forslaget det kunne vi

imod stemte seks og tyve

det

ændringsforslag nummer

tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter

jeg slutter afstemningen for stemte en og halvtreds imod stemte seks og halvtreds

er forkastet jeg betragter herefter ændringsforslag nummer en to fire og fem stillet og tiltrådt af samme mindretal som forkastet de er forkastet ønskes afstemning om

der tilsammen udgør et flertal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

ønsker nogen at udtale sig

det er ikke tilfældet så er forhandlingen sluttet

nu jeg slutter afstemningen for stemte seksten imod stemte to og halvfems

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer en stillet og tiltrådt af de samme mindretal bortfaldet

slutter afstemningen for stemte tre og tredive imod stemte tre og halvfjerds

er forkastet ønskes afstemning

nummer fire tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om

jeg slutter afstemningen for stemte en og tyve imod stemte syv og firs

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer syv stillet og tiltrådt af samme mindretal bortfaldet der stemmes

tiltrådt af et mindretal

jeg slutter afstemningen for stemte tre og tyve imod stemte fem og firs

er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer otte af et mindretal

tilsammen udgør et flertal det er vedtaget

nu jeg slutter afstemningen for stemte to og tyve imod stemte fem og firs

er forkastet ønskes afstemning om

tilsammen udgør et flertal det er vedtaget der stemmes

jeg slutter afstemningen

er forkastet ønskes afstemning om

nummer tolv og tretten tiltrådt af udvalget eller om ændringsforslag nummer femten tiltrådt af et flertal

herefter stemmer vi om l tre og halvfems fødevareministeren har oplyst at han ønsker at tage ændringsforslag nummer en i betænkningen tilbage ønsker nogen at optage dette ændringsforslag da det ikke er tilfældet er ændringsforslaget bortfaldet ønskes afstemning om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

ved en relativt hurtig løsning

til livs så i hvert fald at

ventetider ved retterne i grønland

sagsbehandling som trækker ud der er nogle ophobede sagsdynger

rejst tvivl om kvaliteten altså sagsbehandlingen og dermed de afgørelser der finder sted

ikke godt det er er en opgave der skal løses forsøget her fra ministerens side kan vi kun

at beskikke midlertidige kredsdommere i de grønlandske kredsretter og så bygger det videre

ændre kompetencefordelingen til at behandle civile sager i dag behandler kredsretterne som udgangspunkt alle civile retter

vil civile retter kunne overføres til retten i grønland det vil så betyde at kredsdommerne

især kriminalsager det vil også på den måde afhjælpe de lange sagsbehandlingstider og sagspuklerne forslaget giver også mulighed for midlertidig beskikkelse som jeg nævnte af kredsdommere

domstolsjurister ligesom man får mulighed for at beskikke mennesker som tidligere har været

hjælpedommer udvides også

vi støtter som sagt

hjørnespark i en vanskelig situation oppe i grønland

det er jo sådan at det retlige fortsat sorterer under danmark det er ikke hjemtaget og vi har naturligvis en forpligtelse til at sikre

i forbindelse med rettergange i grønland er maksimal retssikkerhed og at sagerne bliver behandlet kvalificeret og hurtigt jeg håber meget at det her forslag som i alt andrager en udgift på omkring tyve million

jeg skal så også sige at ifølge forslaget er udgiften på de tyve million kroner anvist via finansloven for

afsatte midler og det er naturligvis fremskrevne midler i finansloven og så er det midler der i forvejen er afsat til til politiet og til

i de grønlandske kredsretter hvoraf de cirka to tusind er kriminalsager problemet er at kapaciteten

simpelt hen ikke er til stede i grønland og det skal der gøres noget ved

man kan vel næsten tillade sig at sige at det er lidt force

man prøver at kigge sig om efter hvilke

er mulighed for at stille op

man altså lyttet til rådet for grønlands retsvæsen som er kommet med nogle anbefalinger som der her tages højde for samtidig

er der i finansloven for to tusind og fjorten også blevet afsat tyve million kroner til den økonomiske side af at løse den her sagsophobning

det er jo sådan at hvis man skal have kvaliteten på området skal både kapacitet og faglighed være til stede og der er man altså ude at afsøge muligheden for dels at hente

mere kapacitet til i grønland

at hente jurister op fra danmark til at hjælpe med den her problemstilling fra socialdemokraternes side er vi rigtig glade for at man har

må sige taget tyren ved hornene både fundet flere penge og også lyttet til det der er de faglige anbefalinger for at finde nogle løsningsmodeller så vi kan komme på den anden side af den her pukkel en pukkel som er urimelig i forhold til de mange borgere i grønland der er berørt af de mange verserende sager som ikke har kunnet se sin afslutning

en dom om et par år

idømt straf for alvorlig kriminalitet og nu tages der så fat på retsbehandlingerne hvor den lange sagsbehandlingstid jo er et problem for retssikkerheden

bliver gjort noget ved det lovforslaget her bygger på anbefalinger fra rådet for grønlands retsvæsen og er forhandlet mellem regeringen og landsstyret ligesom alle relevante myndigheder og organisationer har haft mulighed for at afgive høringssvar alle disse relevante myndigheder bakker lovforslaget

sagt i overensstemmelse med anbefalingerne fra rådet for grønlands retsvæsen men men det blev dog ikke støttet af samtlige medlemmer der har også været debat om i grønlands landsting der har været kritik fra vores søsterparti

tyder på at sagspuklerne måske ikke er helt så store som

så tæt på borgerne som muligt derfor

svær at rulle tilbage og at det dermed

komme til at udgøre et problem for kredsdommersystemet

er skrevet ind at rådet for grønlands retsvæsen skal drøfte spørgsmålet igen i to tusind og sytten for at se på om situationen fortsat kræver at

bliver nødt til at holde fast i overflytningen på den baggrund

vi gerne erklære vores støtte til lovforslaget

det vil jeg vende tilbage til når jeg afslutter min tale fordi der tilsyneladende er lidt usikkerhed om

som slet ikke når at blive behandlet fordi de er forældet

tage stilling til dem kan vi selvfølgelig ikke acceptere og det er også helt uholdbart

store uløste problemer det vi jo alle ved er at retsvæsenet er en af demokratiets grundpiller og

en tilfredsstillende beskyttelse af retsvæsenet det der foreslås her er at gøre det nemmere

at ansætte midlertidige kredsdommere det foreslås

foreslås det at det bliver nemmere at ansætte hjælpedommere det er

at dommerne har de nødvendige uddannelsesmæssige kompetencer til at kunne varetage det ganske vigtige hverv som de har men det er også vigtigt

som de grønlandske domstole er indrettet efter derfor vil jeg

understrege at det er en midlertidig ordning som indføres her vi skal og vi vil om nogen stå vagt om det nærhedsprincip som det grønlandske retssystem er indrettet efter og når sagsbunkerne er bragt i bund forventer vi derfor at retssystemet vender tilbage til den hidtidige ordning så nærhedsprincippet bliver overholdt og jeg deler også bekymringen for

men jeg hilser det velkommen at de tre år er blevet skrevet

pointere det utilfredsstillende

der ikke helt er enighed om den mængde sager der er opgivet jeg synes det er svært at vi agerer med et lovforslag

de her sagsbehandlingssager hvorefter

hvor stort det her problem egentlig er

selvfølgelig at vi går videre med det her arbejde

af til en taskforce som skal gå ind og understøtte det arbejde der er

er det selvfølgelig nødvendigt at vi går videre

de spørgsmål der er stillet om

videre arbejde med forslaget men vi er kritiske i forhold

vi være åbne over for det der er jo ingen tvivl om at

er der store akutte problemer i det grønlandske retsvæsen med de her sagsbunker det er selvfølgelig i sig selv en trussel for retssikkerheden ingen tvivl om det der er også stadig store problemer med at rekruttere det fornødne antal kredsdommere og uddanne jurister i det hele taget

det er sikkert nødvendigt at lave en lappeløsning i stil med den der foreslås her

fra kredsdommerforeningen og fra landsdommeren som jo alle sammen har en opfattelse af at der sker en udhuling af nærhedsprincippet i det grønlandske retsvæsen ved det punkt i lovforslaget der handler om at overdrage kompetence fra kredsretterne til retten i grønland

flere i grønland jo anbefaler at man gør altså skulle det være helt umuligt at opnå tilstrækkelige forbedringer

der går ud på at vi fjerner den del af lovforslaget men det vil kræve besvarelser af de spørgsmål der allerede er stillet og som jeg også selv agter at stille hvis den del af lovforslaget absolut skal

ville det jo være godt med en klar forpligtelse til at tilbageføre disse sager til kredsretterne inden for en nærmere bestemt tidsfrist

bliver en sovepude og at skeptikerne får ret i at disse sager aldrig kommer tilbage til kredsretterne hvis ikke der ligger en klar forpligtelse til at gøre alt hvad man kan for

sikre at det rent faktisk sker

vi må have belyst hele det forhold nærmere i udvalgsarbejdet så vil jeg sige at det er anden gang i min korte tid i folketinget er med til at lave noget der jo helt klart er en lappeløsning på situationen i det grønlandske retsvæsen og det synes jeg er dybt utilfredsstillende

til at forbedre situationen til den her taskforce og så videre det er rigtig rigtig godt men jeg jeg tror ikke der er nogen der vil stille sig op her og påstå

fået rettet op på situationen i det grønlandske retsvæsen hvis der er nogen der gør det

problemerne er simpelt hen af en helt anderledes størrelsesorden og der savner jeg at vi får en samlet plan for hvordan vi retter op på det

sagsområder som rigsfællesskabet har ansvaret for og som administreres her fra folketinget og fra den danske regerings

krav om at standarden skal være den samme som den er i danmark det var noget andet hvis områderne var overdraget til grønland så var det deres ansvar at tage stilling til

og hvor mange penge de ville bruge på det men når det er folketinget

det danske retsvæsen skal være sådan og sådan men det behøver ikke være lige så fint oppe i grønland

der er mange svære situationer og svære valg der skal træffes men vores hovedintention må være at der er samme standard i grønland som i danmark på de områder som rigsfællesskabet har ansvaret for og der savner jeg altså en klar plan for hvordan vi kommer derhen vel vidende at det ikke er noget vi klarer på en eftermiddag jeg tror det er ret store investeringer

grønlandsktalende jurister de behøver ikke nødvendigvis være grønlændere det er muligt for andre at lære grønlandsk

på nogle enestående og meget sympatiske principper som jeg synes vi bør gøre alt for at understøtte og et af dem er jo det nærhedsprincip der lider nogen overlast her så jeg glæder mig til udvalgsarbejdet og til at få gravet de sidste uklarheder frem og forhåbentlig også at nå frem til at vi ikke behøver den del af lovforslaget der handler om

vejen reelt kun har mulighed for at prioritere de familieretlige sager det er naturligvis ikke holdbart så når tingenes tilstand

er så ser vi god logik i at man blandt andet udvider muligheden for at bruge hjælpedommere indtil fastansatte kan udnævnes vi anser det også for naturligt at der gives mulighed for at danske fuldmægtige ved danske domstole vil kunne beskikkes som midlertidige kredsdommere og at der afsættes de anførte beløb til at afhjælpe problemerne problemer som sjældent bliver mindre

og de mange store forandringer som er fulgt med urbaniseringen har medført en stigning i tvister og konflikter det ved vi

øget mulighed for midlertidig beskikkelse af kredsdommere

kan anvendes hjælpedommere det principielle er her at det er vigtigt for et retssamfund at retten kan ske fyldest inden for rimelig tid det skylder man først og fremmest ofrene for kriminalitet men det skylder man faktisk også de anklagede så de kan få deres sag behandlet og deres dom afsonet så de kan komme videre med deres liv og det skylder man ikke mindst dem der måtte blive anklaget for derefter at blive frifundet for så længe anklagen hænger over deres hoveder hæmmes deres liv så den fremskyndelse af sagsbehandlingen og den

fra talerstolen jeg skal derfor takke regeringen

at gribe ind og sikre

til at rette op på denne sag det er godt at vi fra grønland bliver hørt i folketinget det er ikke værdigt for vores samfund når vi har så mange

sag behandlet ved domstolene uanset om det er en kriminalsag eller en civilsag ventetiden sætter

finansmarkedet dette lovforslag vil gøre en stor forskel i bekæmpelsen af sagspuklen i forbindelse med afviklingen af sagspuklen er der afsat midler til at hente meget erfarne danske jurister til grønland som anklagere og dommere derfor er det nødvendigt at sikre at forsvarerne udvælges så de har samme niveau det er en del af

at afviklingen af sagspuklen ikke vil gå ud over retssikkerheden

når de ekstra midler er brugt om tre år altså hvor stor en sagspukkel er acceptabel for ministeren på længere sigt og endelig skal jeg høre om regeringen har taget højde for at afviklingen af sagspuklen faktisk kan medføre nye problemer med mængden

anstaltspladser med disse tre spørgsmål spørgsmål støtter siumut lovforslaget

sammen er enige i at vi skal styrke kompetencerne og styrke fagligheden og få nedbragt sagspuklerne og at vi også er glade for at det er

i grønland i den grad har arbejdet for

vil nå hen og det hjælper vi selvfølgelig meget gerne med til og står

størrelse har været lidt til debat og har været lidt tvivl om hvad efterslæbet har været

er stillet nogle skriftlige spørgsmål og jeg forstod også at man ville afvente og se når de kom

man måske endda også ville afvente sin stillingtagen til lovforslaget ved jeg ikke

er justitsministeriets vurdering at der her og nu er brug for en akut indsats og

og derfor er der behov for en indsats med de her forskellige elementer som altså skal gøre at folk kan få deres sager behandlet hurtigere

man bliver nødt til at kunne se en ende på at man har en sag verserende

om man så vil blive dømt skyldig eller ikkeskyldig er der nødt til at være et tidspunkt hvor man ved at nu er det overstået nu er der truffet en afgørelse så retssikkerheden er for mig også rigtig vigtig som et element i det her der handler om

at få sagerne behandlet og derfor er det i mine øjne et rigtig rigtig godt spørgsmål

vedrørende anstaltspladser

kommer et fængsel i grønland vil se på en helt anderledes

den afdeling vi har ved fængslerne i danmark

man kan få lov til at hjemtage nogle af de fanger som

i dag bliver nødt til at afsone hernede langt væk fra deres familier og venner så

tallene som flere rejste og som jeg også lagde mærke til flere hæftede sig ved det gode

igen vil anmode rådet for grønlands retsvæsen om at overveje om der er grundlag for at føre behandlingen af de civile sager tilbage til kredsretterne

jeg kommer den aldrig tilbage men sådan er ikke i min verden den kan komme tilbage hvis det giver mening og hvis det er der kompetencen ligger bedst her og nu er der behov for en akutindsats og så følger vi det op derefter så

som situationen er i dag står udfordringerne i kø beregninger fra grønlands økonomiske råd viser at de offentlige udgifter vil være stigende frem til to tusind og fyrre mens indtægterne stort set vil være de samme målt som andel af bnp økonomien er altså ikke holdbar og der er brug for budgetforbedringer på op imod en milliard kroner eller syv en halv procent af bnp hvert år frem mod to tusind og fyrre omsættes syv en halv procent af bnp

svarer det til en hundrede og fem og tredive milliard kroner de reformer af dagpenge nulvækst fra to tusind og elleve til tretten efterløn

udgør mindre end halvdelen

det siger jo noget om opgavens enorme omfang i løbet af to tusind og fjorten er det bebudet at grønland præsenterer en langsigtet plan for den økonomiske udvikling det er et vigtigt initiativ for vi ved jo af erfaring at de reformer der skal gennemføres er politisk meget vanskelige og at det kræver hårdt

få en bred folkelig opbakning et betydningsfuldt skridt for grønland

rapporten til gavn for grønland rapporten er blevet til gennem et arbejde mellem forskellige universiteter herunder københavns universitet og grønlands universitet under kyndig ledelse af professor minik rosing rapporten opstiller fem

scenarier for den samfundsmæssige udnyttelse af råstofferne og ser på realiteter og dilemmaer rapporten giver en systematisk fremstilling af muligheder og risici

ikke mindst det grønlandske samfunds egen debat om hvilken vej man vil gå vigtigt er det at man i grønland lægger en strategi for udvikling af et økonomisk bæredygtigt grønland hvor råstofindtægterne kommer det grønlandske folk til gavn min frygt er at man kaster sig ud i storskalaprojekter uden at gøre sig klart i hvor stort et omfang det er fremmed arbejdskraft som importeres og løser opgaven uden at en eneste grønlænder kommer med på vognen eller at en pæn del af gevinsten ikke havner i det grønlandske samfund sidste år havde vi en langvarig debat her i folketinget om det daværende forslag til storskalaloven forslaget var mangelfuldt

på flere samråd måtte vi konstatere at der også var mangelfulde svar på en lang række relevante spørgsmål nu har man i grønland genbehandlet sagen

storskalalov man taler om storskalaprojekter når omkostningerne forbundet med projektets

behovet for arbejdskraft overstiger den egnede ledige og tilgængelige arbejdskraft der er til rådighed i grønland

kravene til teknisk og økonomisk kapacitet hos virksomheder der udfører omhandlede anlægsaktiviteter

overstiger grønlandske virksomheders kapacitet da der er tale om at give arbejds og opholdstilladelser

storskalaprojekterne og de skal udstedes til den arbejdskraft der skal bruges kræver det en lovændring af udlændingeloven da det her område er et fælles rigsanliggende justitsministeren siger i bemærkningerne til lovforslaget at det er for at undgå at interesserede virksomheder og investorer fravælger grønland af økonomiske grunde herunder som følge af det grønlandske lønniveau giver storskalaloven mulighed for at der i bygge og anlægsfasen af storskalaprojekter kan anvendes udenlandsk arbejdskraft på løn og ansættelsesvilkår som afviger fra de vilkår på hvilke der kan meddeles opholds og arbejdstilladelse efter de gældende regler

en af regeringens helt store mærkesager er bekæmpelse af social dumping det er jo derfor tankevækkende at regeringen nu direkte fremsætter et

at arbejds og opholdstilladelser til det danske rige

det normale lønniveau altså i dette tilfælde det grønlandske niveau så når det gælder grønland

anerkender regeringen med dette lovforslag at lønniveauet kan være for højt og at man må ty til lovliggørelse af lavere lønninger meget tankevækkende er det at en socialdemokratisk regering nu direkte lovfæster social dumping jeg vil gerne anerkende flere punkter

lovforslag og i bemærkningerne arbejds og opholdstilladelser til storskalaprojekter skal være knyttet til det enkelte konkrete projekt man skal altså ikke kunne få en tilladelse til generelt

det er så opfyldt med dette lovforslag ilos kernekonventioner bliver gældende i grønland og der er med lovforslaget tilkendegivet at de vil blive ratificeret og at grønland

derfor fremover indgår i ilos overvågnings og afrapporteringssystem arbejds og opholdstilladelser kan ikke gives til

storskalaprojekter hvor man direkte udvinder uran eller hvor uran følger med som biprodukt da det har udenrigs sikkerheds og forsvarsmæssige implikationer det er ifølge selvstyreloven et klart fælles anliggende

der er indgået en aftale om hvordan disse fællesanliggender håndteres kan der altså ikke gives arbejds og opholdstilladelser til sådanne storskalaprojekter også de såkaldte sjældne jordarter kan have udenrigs sikkerheds og forsvarspolitiske implikationer det kan være at en sjælden jordart skal behandles i samme procedure som uran en jordart kan på grund af den teknologiske udvikling den globale efterspørgsel markedets tilpasningsevne geopolitiske forhold og konkrete omstændigheder relateret til det enkelte projekt få udenrigs forsvars og sikkerhedspolitisk betydning og skal dermed behandles

og at de svar som skal besvares i nuuk vil blive søgt fremmet så de kan indgå i folketingets behandling venstre kan støtte lovforslaget men det er vigtigt at vi kender resultatet af den endelige behandling i nuuk

at ordføreren gerne vil frem til en situation hvor man også kan lovfæste social dumping her i danmark eller hvad er baggrunden for

næsten lige så kritisk som enhedslisten over for problemerne med arbejde og menneskerettigheder i det her lovforslag men nu er det åbenbart ikke noget problem så hvad er begrundelsen for

her i danmark formålet med lovforslaget er at vi skal have skaffet muligheden for at udenlandske arbejdstagere kan gives opholds og arbejdstilladelse i grønland i forbindelse med storskalaprojekter i fremtiden under nogle vilkår som er anderledes end det der er de almindelige arbejdsmarkedsvilkår men de vilkår som er udtrykt

økonomi er udfordret vi drøftede det meget nøje her i folketingssalen for fjorten dage siden hvor statsministeren var her i en redegørelse om grønlandske og færøske forhold vi drøftede da grønlands muligheder vi drøftede grønlands muligheder for at finde løsninger på en vækst som kan være med til at sikre velstanden i grønland fremover

som grønland har udtrykt det

den lovbrik vi placerer her i dag til første behandling den sidste brik i forbindelse med

gøres til realitet og kan udføres

målet skal være at skaffe nye arbejdspladser og nye indtægter til den grønlandske økonomi

storskala er virkelig storskala som det fremgår af storskalaloven

er det i anlægsperioden anlæg på mere end fem milliard kroner loven her drejer sig kun om anlægsfasen

mange gange sniger der sig det her ind med at der kommer udenlandsk arbejdskraft til grønland

grønlænderne som har muligheden for at have de kompetencer til for at løse en opgave rygterne går også på at man går uden om grønlandske virksomheder men det der er tilfældet her

at dimensionen af anlægsfasen af storskalaprojekterne er så stor at opgaven ikke kan løftes

forhold

bygges ind og var bygget ind i lovgivningen om ilo konventioner

fastsat under fn jeg fæstner mig ved at det er sagt gang på gang og det står også i bemærkningerne til lovforslaget at alle gældende konventioner skal overholdes det er det den grønlandske regering giver udtryk for også i den lov der er vedtaget i grønland

man får arbejds og opholdstilladelse i anlægsfasen til

af det her lovforslag

er der så stort et grønlandsk ønske om at vi skal få det her stemt igennem inden vi alle sammen går på sommerferie jo det er naturligvis fordi man fra grønlandsk side er meget opmærksom på at investeringsklimaet investeringslysten

om der er et fast politisk fundament under storskalalovgivningen og derfor er den her sidste brik afgørende at få på plads nu derfor glæder det mig også at man i det grønlandske parlament den attende fremsatte lovforslaget deroppe så de kommer til at kunne køre parallelt og at vi derfor kan være i mål inden den fastsatte tredjebehandling her i danmark

her fra talerstolen skal der udtrykkes en socialdemokratisk holdning til at vi ønsker det bedste for grønland det tætte og nære fællesskab men det er naturligvis også helt afgørende at der er en bæredygtighed i grønlandsk økonomi og når man fra grønlandsk politisk side siger at råstofområdet er en af

skal det naturligvis understøttes men lovgivningen skal være ordentlig og være på plads og sådan anser vi den her lovgivning for at være det er sådan at råstofområdet er et hjemtaget område jævnfør selvstyreloven men det er også sådan at udlændinge og grænsekontrol og opholds og arbejdstilladelser ligger i dansk lovgivning og det er årsagen til det her

har der været mange drøftelser i forhold til uran og sjældne jordarter

herre claus hjort frederiksen sagde det implikationer til områderne om udenrigs forsvars og sikkerhedspolitik der synes jeg også at det her lovforslag er landet fuldstændig rigtigt i sin lovtekst

også glad for at de grønlandske politikere

det burde være de grønlandske arbejdsgivere og arbejdstagere de ved lige så vel som jeg har givet udtryk for og som herre

claus hjort frederiksen også gav udtryk for at den økonomiske udfordring i grønland er stor og derfor skal der en anlægsperiode til med hjælp udefra

også drage parallellen som mange i salen og som mange lyttere og seere sikkert vil

af udenlandsk arbejdskraft da man skulle lave

det har det også gjort efterfølgende hvor det har givet arbejde til islændinge og

må man tage som en slags garanti fra den socialdemokratiske

man kunne godt forestille sig at der var nogle i washington der måske studsede lidt over hvad

at vores amerikanske allierede reagerer på at der kommer et så massivt rykind af kinesiske arbejdere og dermed også en indflydelse fra den kinesiske stats de ting hænger jo sammen

vi jo set andre steder i verden der er nogen grund til at tro at det ikke også kommer til at ske i forhold til grønland

velfærd uden at skaffe finansieringen det er ikke det der er tilfældet i grønland i grønland vil man have finansieringen på plads fordi man kigger ind i en fremtid som er meget dyster og det har jeg som socialdemokraternes ordfører fuld forståelse

meget isoleret så det er altså det

det ligegyldigt altså læsø for eksempel er

et storskalaprojekt derude fordi det sådan er isoleret er det ikke bare sagen at det her er noget der foregår inden for kongerigets grænser og så kan man ikke sige bare fordi det ligger lidt afsides

jeg har svært ved at se logikken i de der ord

med en sejlrute men ellers er læsø

overholdt til punkt og prikke

arbejdsgivere og arbejdstagere i grønland siger at det her er god lovgivning det er nødvendig lovgivning og at der er taget de forbehold der skal til

nej

nu har vi hørt venstres ordfører i dag stå og sige at

støtter lovforslaget her og det tror jeg faktisk skyldes nøjagtig det samme som det jeg giver udtryk for

at vi ved hvilke forhold der gør sig gældende i grønland vi ved hvem

der bakker lovgivningen op i grønland

indebærer storskalaloven et væld af problemer som giver dårlige fornemmelser så vi er i dansk folkeparti i den grad i vildrede og jeg formoder egentlig at man i de øvrige partier hvis man ellers

turde være ærlig ville have den samme dårlige fornemmelse

et væld af spørgsmål som vi håber at få svar på i dag og ved den videre behandling i udvalget det er først når vi har fået svar på dem

det bør jo egentlig være med stor ulyst at folketinget nu går ind i en formulering af og en beslutning om det mærkelige kludetæppe som storskalaloven er og jeg må indlede med at sige at jeg finder hele konceptet

særdeles ugrønlandsk for sådan gør vi simpelt hen ikke i kongeriget eller rettere sådan har vi

med nogle billeder af hvad det egentlig er der anbefales skal finde sted i kongeriget danmark

lejr midt i det grønlandske landskab hvortil i tusindvis af kinesiske mænd er blevet fragtet fra den anden ende af verden en lukket enklave hvor ingen udefra må komme ind og hvor ingen indefra må bevæge sig ud man ser et hastigt opført skur hvorfra et par danske politibetjente i samarbejde med et par halvt hundrede hårdhændede medlemmer af et kommunistkinesisk vagtselskab

man ser et kinesisk feltlazaret som med nødtørftig førstehjælp skal betjene fem tusind mennesker i en arbejdslejr hvor arbejdet er farligt og hvor der arbejdes fire og tyve syv og man spørger sig hvilket hospital der skal modtage de kvæstede er det dronning ingrids hospital i godthåb hvor læger og sygeplejersker allerede nu som følge af ubesatte stillinger farer rundt for blot nogenlunde at klare dagligdagen

det ikke i realiteten bliver rigshospitalet hvortil de kvæstede kinesere skal flyves hvem skal fragte dem og anslået hvor meget ekstra vil alt dette ikke alene koste men også belaste sygehusvæsenet i både danmark og grønland man ser for sig nogle arbejdsforhold som vil ligge milevidt fra de forhold som kendetegner kongeriget

muligt at kineserne får grønlandsk mindsteløn men hvad der fratrækkes denne løn ved jo kun de kinesiske arbejdsgivere realiteten er jo at vi taler om social dumping

socialdemokratiske ordfører i dag

man ser for sig ikke mindst hvis ét storskalaprojekt bliver til flere en nødtvungen optrapningen af søværnets indsats med i hundredvis af sejladser i de grønlandske farvande af kommunistkinesiske skibe hvor civil skibsfart er totalt sammenblandet med militær skibsfart vil usa med garanti forlange at det danske søværn optrapper ellers skal vores amerikanske venner nok ordne det selv er regeringen parat til at betale hvad det koster

fordoble eller firedoble

yderligere må jeg spørge regeringen om hvordan en række andre problemer skal løses og jeg nævner i flæng hvis en kinesisk arbejder søger asyl hvor skal han så hen til sandholmlejren hvor og hvordan skal den rent grønlandske arbejdskraft som efter planen skal stå for madlavning kantinedrift og rengøring på projekterne bo kinesere må ikke rejse til danmark

hvis der ikke bliver indført paskontrol mellem grønland og de andre nordiske lande vi har vel mindst fem og tyve andre relevante spørgsmål som vi agter at stille regeringen i den fase som der nu efter førstebehandlingen sættes i gang heriblandt om det meget essentielle problem

uran og specielle mineraler

udfordringer overordnet og sluttelig vil jeg sige at vi i dansk folkeparti langt ville have foretrukket at den udvinding af grønlandske ressourcer som inden for det kommende år formodentlig sættes i gang ville have foregået i et tæt og fortroligt samarbejde inden for rigsfællesskabet vi ville så langt have foretrukket at regeringen i tide aktivt var gået ind i en proces som havde til formål at skaffe danske og nordiske investeringer i udvindingsprocessen for således at sikre grønlandske danske og nordiske arbejdspladser under ordentlige

her behandling nu ved jeg bare og det er trist at det her kommer til at blive utrolig sjasket fordi det skal gennemføres her inden

jeg synes egentlig at der burde have været langt mere tid til det jeg synes at

noget pjask at man skal køre det igennem jeg kunne godt have tænkt mig en langt længere proces

haft det har vi også fået indtrykket af ved en af vores grønlandske

der er det altså væsentligt at der er tale om et kommunistisk diktatur hvad enten herre christian friis bach kan lide det eller ej det er et kommunistisk diktatur som øger flådeaktiviteten

omkring grønland det er amerikanerne interesserede i de synes ikke det er spor underholdende med hensyn til det andet der blev spurgt

både på rets på sundheds og på forsvars og dermed søredningsområdet men jeg

spiller det altså ikke nogen særlig rolle om vi vedtager det her midt i juni måned eller

det væsentlige er at vi får det gjort ordentligt men jeg er glad for at også venstre deler nogle

en tilladelse til at det varer så og så mange måneder og

hvis der kommer projekter i fremtiden hvor netop uran og sjældne jordarter er en del af

espersen forklare mig hvorfor det her pludselig bliver et problem

go som man regner med kommer i forbindelse med vedtagelsen her det er jo ikke korrekt for der er et udestående så jeg tror

kommer til at trække i langdrag og det

grønlandske storskalalov som jo skal fremme storskalaprojekter inden for råstof energiintensiv industri projekter som er så store

der ikke er mulighed for at løfte opgaven med de virksomheder og den arbejdsstyrke der er til stede i grønland vi giver nu mulighed for at der i bygge og anlægsfasen kan anvendes udenlandsk arbejdskraft på løn og ansættelsesvilkår som afviger fra de normale vilkår det kan ske en år i op til fem år i projektets anlægsfase

når anlægsomkostningerne overstiger fem milliard kroner vi er glade for at vi samtidig med lovforslaget sikrer imod urimelige arbejdsforhold udenlandske arbejdstagere skal have løn og ansættelsesvilkår samt arbejdsforhold der er acceptable og objektivt og sagligt begrundede i overensstemmelse med lovgivningen internationale forpligtelser og

minimumskrav herunder minimumsløn vi er glade for at der er enighed mellem den danske regering og

om at grønland er forpligtet til at respektere principperne i ilos otte kernekonventioner

og vi skal skabe et fornyet og forstærket samarbejde om ratificering af de nødvendige ilo konventioner vi er glade for at der er enighed om at der skal udarbejdes en samarbejdsaftale når det gælder det praktiske

samarbejde vedrørende udvinding og eksport af uran her skal vi hvis der kommer storskalaprojekter af den karakter sikre at de overholder de højst mulige standarder når det gælder både udvinding og eksport det er godt at loven også lægger op til at vi udveksler informationer når det gælder sjældne jordarter der jo på sigt og det ved vi jo ikke fuldt ud også kan rejse spørgsmål af udenrigs forsvars eller sikkerhedspolitisk karakter det har været kritiseret at det har været fremsendt sent og før det

modtaget men det sker jo efter en

grønlandske og den danske regering

inden vi tredjebehandler

vi har haft en lang og meget grundig debat om stort set alle

i dette lovforslag og i storskalaloven som helhed derfor støtter vi lovforslaget vi ønsker grønland held og lykke med de spændende muligheder og perspektiver som storskalaloven åbner for grønland og det grønlandske

risikerer ikke at få den samme løn som grønlandske arbejdere de bliver ansat på dårligere løn og ansættelsesvilkår hvordan kan ordføreren så være så sikker på at ilo konventionerne er overholdt i den her forbindelse

otte og halvfems der handler om fagforeningernes forhandlingsret

at man ikke må begrænse men tværtimod skal understøtte anvendelsen af fri kollektive forhandlinger på arbejdsmarkedet men den her lov begrænser de grønlandske fagforeningers forhandlings og konfliktret hvordan kan ordføreren så være sikker på at den er i overensstemmelse med

de standarder normer og vilkår der normalt gælder i grønland men skulle vi se at

jeg faktisk vi kan se frem til at arbejdsforholdene arbejdsvilkårene betingelserne

og konfliktretten

en sikring af at vi netop ikke skaber helt urimelige arbejdsforhold i de her

vi sikrer at der er en række minimumsstandarder også minimumsløn

i projekterne og samtidig åbner vi op for at grønland kan få gennemført de store projekter der kan blive til gavn for grønland

gang i grønlandsk økonomi og og for at

bloktilskuddet og så vil man måske stadig væk ikke kunne nå det

fuldstændig ubekymret ved tanken om den trafik der bliver af skibe fra et kommunistisk diktatur hvor man ikke kender forskel på civilt

sorgløs og ubekymret i forhold til det og mener han ikke at amerikanerne har en god grund til at være

alt i verden og ikke mindst i afrika

naturressourcer men det kan også ske

hvis det bliver omgivet af internationale konventioner lokal lovgivning

imod de investeringer og sikrer at de foregår ordentligt og jeg har fuld tillid til at det vil ske i grønland som er et velorganiseret samfund med al mulig styrke til at sikre at projekterne bliver gennemført

derfor deler jeg ikke ordførerens frygt

negative effekter på det

de storpolitiske og sikkerhedspolitiske overvejelser

om det bliver kinesiske arbejdspladser det kan blive medarbejdere fra store dele af verden der indgår i projekterne og derfor

magtovertagelsesforsøg i forhold til det arktiske område det mener jeg bestemt ikke det er men vi skal sikre ordentlige forhold og det gør vi med lovforslaget

kommer til at foregå ordentligt der er gode erfaringer fra island og

kan sikre at storskalaprojekterne bliver ordentlige og til gavn for grønland

vi stå sammen om

set på behovet for en udvidelse af søværnets kapacitet

og det har ikke umiddelbart været vurderingen at der er

som følge af storskalaprojekterne vi skal selvfølgelig løbende sikre at vi både sikkerheds forsvars

og dermed også få mulighed for at skabe vækst og arbejdspladser i grønland vi er også meget bevidste om at grønland har nogle helt særlige udfordringer ved store anlægsprojekter

grønland har et relativt lille befolkningstal og dermed vil komme til at mangle arbejdskraft ved store anlægsprojekter på den måde det har også

er storskalaloven også efter vores vurdering nødvendig hvis man i grønland skal kunne gennemføre anlægsinvesteringer af en vis størrelse vi mener dog at der er en række problemer

og derfor vil jeg koncentrere mig om lidt af det der måske ikke har været nævnt så meget jeg synes nogle af de formuleringer der er i lovgivningen

er uklare der står i lovforslaget at loven dækker anlægsprojekter i forbindelse med udvinding af bestemte mineralske

jo har været kommenteret og også været spurgt til men vi mener det er uhensigtsmæssigt at man specifikt nævner bestemte mineralske

for at et projekt kan kaldes et storskalaprojekt

meget højt tal og hvis vi

det tal op imod grønlands

bruttonationalprodukt som er på omkring

virker det som en utrolig høj grænse som muligvis kan virke meget begrænsende for anvendelse

udvalgsarbejdet er hvilke regler er gældende for anlægsprojekter på for eksempel fire

sikkerheden i forhold til de projekter sidst men ikke mindst mener vi faktisk at

den måde som høringsprocessen er foregået på

og jeg har også selv kunnet se det jeg har fået materialet

med de her høringssvar har høringen været i blot otte dage og i forhold til den

lovgivning er det væsentlig længere tid

som man har behov for så det er stærkt kritisabelt med så kort en høringsfrist udvalget

modtog høringssvarene i formiddags

til nogle af de uklarheder som høringssvarene måske

inden for den sidste måneds tid at justitsministeriet ikke har overholdt frister for at udsende høringssvar og det er ikke en holdbar arbejdsgang når vi skal arbejde seriøst med de her sager i folketinget

vi er nødt til det er vores vurdering

til det her lovforslag men men vi ved jo ikke hvad

både i grønland og i danmark er der stor opmærksomhed på nogle stabile ligeværdige samarbejder mellem de mulige erhvervsinteresser der kan være i grønland

jeg savner også at vi måske parallelt med at vi har hele drøftelsen og lovgivningen om storskalaprojekterne

give mulighed for vækst og arbejdspladser i grønland nemlig hele opmærksomheden omkring de naturlige

ligesom tager al opmærksomheden

særlig opmærksomhed på at der er naturlige ressourcer i grønland og at vi også der skal gå ind

og sikre at der kan blive nogle gode

og ligeværdige samarbejdsforhold i forhold til de interesser som der er i grønland så vi synes fra sfs side at det her

er et problematisk lovforslag vi

lovarbejdet synes vi er uheldigt høringsfristerne har været ganske korte vi har også flere spørgsmål at stille

og ansættelsesvilkår der er sædvanlige i grønland i dag altså at man her specifikt skriver ind

en særlig undtagelse er det jo klart vi bliver nødt til at spørge til

lovforslag er at åbne for import af udenlandske arbejdere til anlæg af storskalaprojekter i grønland det havde enhedslisten uden tøven sagt ja til hvis vi var sikre på

i forhold til arbejds og menneskerettigheder som det fremgår af en række ilo konventioner men det er vi ikke sikre på tværtimod regeringen skriver selv i bemærkningerne at formålet med loven er at undgå at interesserede virksomheder og investorer fravælger grønland af økonomiske grunde og

citerer jeg herunder som følge af det grønlandske lønniveau

på løn og ansættelsesvilkår som er ringere end de vilkår der gælder for grønlandske og andre udenlandske arbejdere i grønland som

er storskalaloven et voldsomt brud med grønlandsk og for den sags skyld også dansk arbejdsret

den giver udenlandske fagforeninger forhandlings og konfliktret på grønlandsk jord herunder

her i landet ikke betragter som frie fagforeninger loven udelukker udtrykkelig at de grønlandske fagforeninger kan gennemføre en lovlig konflikt for at tegne overenskomst på alt arbejde i anlægsfasen af storskalaprojekter på de vilkår som de grønlandske fagforeninger måtte finde rigtige det er rigtigt at anden udgave af storskalaloven rummer nogle forbedringer af løn og feriebestemmelserne men samtidig er der indsat en ny paragraf som giver den til enhver tid siddende grønlandske regering frie hænder til at fastsætte nærmere regler om forhandlings og konfliktret om organisationsforhold lønfastsættelse og meget mere

det korte af det lange er at storskalaloven

udenlandske arbejdere nogen som helst rettigheder som de ikke ville have i forvejen tværtimod man burde bare have fortsat med gældende retstilstand i grønlandsk arbejdsret så havde de haft alle de rettigheder de har brug for som den socialdemokratiske ordfører erkendte sådan en lovgivning ville vi aldrig nogen sinde indføre herhjemme men hvorfor så i grønland det er helt uforståeligt at en dansk regering der gerne vil bekæmpe social dumping herhjemme kan medvirke til noget sådant indtil nu har vi jo fået det svar

at det skal det danske folketing ikke blande sig i da grønland har overtaget reglerne om arbejdsmarkedet det er jo ganske rigtigt men det fremgår jo klart af selvstyreloven at det når det drejer sig om danmarks internationale forpligtelser så er et anliggende for rigsfællesskabet og dermed for det danske folketing det er danmark der på rigsfællesskabets vegne har ansvaret for at de internationale konventioner om arbejds og menneskerettigheder som vi har tiltrådt bliver overholdt og derfor er det også helt nødvendigt at folketinget forholder sig til om den særlov vi behandler i dag er i overensstemmelse med disse konventioner det er den efter enhedslistens opfattelse ikke særloven og den dertilhørende storskalalov åbner for forskelsbehandling på grund af nationalitet den begrænser de grønlandske fagforeningers konfliktret den begrænser de kinesiske

eller andre udenlandske arbejderes bevægelsesfrihed og deres mulighed for familiesammenføring de skal spærres inde i bestemte områder arbejdslejre er vel det rigtige ord hvilket i praksis gør det umuligt for de grønlandske fagforeninger at få dem i tale kravet om ikkeindblanding i grønlandske arbejdsmarkedsforhold klinger jo også noget hult når man ser at regeringen nu selv stiller krav til grønland ifølge bemærkningerne

er arbejdskraft til udvinding af uran og sjældne jordarter undtaget fra loven og det vil sige at de ikke kan komme ind i grønland førend der er indgået en aftale mellem grønland og danmark vi er enige med regeringen i kompetencefordelingen hvad uran angår men ikke nødvendigvis hvad angår sjældne jordarter det kræver en nærmere begrundelse at begrænse grønlands ret til at bestemme over dem og en sådan finder vi ikke i bemærkningerne men uanset hvad kan man stille betingelser til grønland hvad angår udvindingen af uran så kan man også gøre det når det drejer sig om overholdelsen af arbejds og menneskerettigheder da begge dele vedrører vore internationale forpligtelser jeg kan se af ias betænkningsbidrag til ændring af storskalaloven at de også er bekymret for

om arbejds og menneskerettigheder og de beklager at der ikke har været tid til at undersøge det ordentligt men det kan nås endnu jeg foreslår derfor at vi i stedet for at vedtage særloven her og nu afventer en udtalelse fra ilo i om den lever op til konventionerne såfremt ilo mener at den gør det vil enhedslisten stemme for loven hvis ilo ikke mener at den lever op til det

vilkår det er princippet herudover kan jeg kun anbefale ordføreren

hvor ordføreren jo så hvis han ellers åbner øjnene vil blive bekræftet i denne karakteristik

er konsekvenserne af denne lovgivning i forhold til de grønlandske fagforeningers forhandlings og konfliktret og i forhold til at loven rent faktisk beskytter udenlandske overenskomster der befinder sig på et ringere niveau end de grønlandske fagforeninger efter denne lov får muligheden for

overholdt det bliver sagt fra såvel dansk som grønlandsk side alle parter siger at

loven og af kravene hver eneste gang der kommer et nyt storskalaprojekt op fordi det skal overholdes så jeg synes at det klinger ikke bare hult men meget meget hult at enhedslisten vil stå som et

er jo de faktiske forhold omkring det så siger vi

samle hele folketinget eller så store dele af folketinget som muligt omkring den her lov så lad det dog komme an på en prøve lad det dog komme

en prøve og lad os spørge ilo hvem der har ret i den her diskussion inden vi vedtager en lov

inden man vedtager loven end at man bagefter skal ud i en sag ved ilo

ubalance i økonomien især på

vi har jo haft lange debatter om spørgsmålet her i salen og selv de største sortseere har vel svært ved at hævde at der findes en anden vej end den der handler om

får de optimale muligheder for at kunne løfte de potentielt store erhvervsprojekter på råstofområdet det er simpelt hen et

har man ikke selv de nødvendige kompetencer til at løse de komplicerede udfordringer i anlægsfasen

må det være en pligt for os at sikre den nødvendige hjemmel til

det også i praksis kan lade sig gøre og det gør vi netop ved denne lovændring hvad hjælper det at holde fanen højt i forhold til løn og arbejdsvilkår

vi anser denne anmodning om ændring af indrejseregler og opholdstilladelse som fornuftig

ikke er hjemtaget af selvstyret så derfor skal vi altså have det her

også den at det selvstyret

skal vi så ekspedere så vidt vi overhovedet kan nu har vi jo selvfølgelig det problem at den parallelbehandling som er forudskikket mellem

vi har fået høringssvarene her til formiddag på et tidspunkt hvor gruppemøderne gik i gang

derfor er det klart at vi må afvente før vi giver vores endelige stilling til kende hvad der vil være besluttet i hjemmestyrets forsamlinger det er så forbeholdet for

hvis der kommer et andet ønske fra grønland

det er klart at grønland skal have gang i sit erhvervsliv det er klart at grønland har nogle store muligheder inden for råstoffer foreløbig er de jo ikke helt så store som man troede for et par år siden og i hvert fald tager det længere tid men det betyder ikke

gode grunde ikke kan have til så store projekter derfor er vi indstillet på

men omkring uran og strategisk sjældne jordarter

udenrigs og sikkerhedspolitikken og der er det altså § nitten og det danske folketing som kommer ind i billedet indtil grundloven måtte være ændret så med de bemærkninger

kan jeg sige til ministeren at vi altså er indstillet på at fremme det her og

indstillet på at imødekomme ønsket men det forudsætter selvfølgelig også

da klart at sikkerheds og udenrigspolitisk

jeg ville da også hvis hvis grønland

havde lavet en aftale med iran om uran sige sige tøv nu en kende altså det kan man ikke der mener jeg altså at § nitten i grundloven hvor det er regeringens og dronningens og derefter regeringens forpligtelse at stå for udenrigs og sikkerhedspolitik træder i

og rundtomkring i hele verden pludselig skulle

fremkalde en sikkerhedspolitisk situation der ser jeg slet ikke et problem men flåden skal selvfølgelig

det er en aftale vi har det er vores forpligtelse med rigsfællesskabet det er det er eftersøgnings og redningstjeneste

kan ske ulykker som så pludselig betyder at rigshospitalet bliver involveret i det og der skal man jo se på regningen altså hvem der betaler for hvad for

også en forpligtelse over for kinesere som måtte falde ned og brække ryggen og

jo også en hospitalsforpligtelse

til at udvinde sjældne jordarter og

os nu sætte den situation at det kun findes tre steder i verden og én magt har købt alle tre steder så kan man jo lamme om jeg så må sige hele den vestlige verden hvis det er det man vil og så sørge for at ingen computere eller

udnyttes til kan anvendes så er det en kritisk masse som bringer os i en kritisk sikkerhedspolitisk situation så derfor kan jeg ikke give

en vurdering af situationen er de sjældne er de så sjældne som man siger

følger den grønlandske lov om anlæggelse

storskalaprojekter det var en lov der medførte en meget

diskussion i både grønland og danmark

den diskussion som

dengang udløste i danmark var bestemt ikke til gavn for de internationale investeringer der er forudsætningen for at disse storskalaprojekter kan gå fra håb til virkelighed dette fik vi klare oplysninger om ved den konference om erhverv i grønland der lige er afholdt her i folketinget en ekspert oplyste at den måde den grønlandske storskalalov var blevet behandlet på i danmark havde medført at kina havde dæmpet sin interesse for investeringer i grønland

der er nu en en ny siumutledet regering i grønland og vi har startet med at tilpasse den grønlandske storskalalov

med alle internationale regler og godkendt af den grønlandske fagbevægelse og vedtaget af alle partier i inatsisartut

det er derfor mit håb at dette danske

også kan gennemføres med fuld tilslutning her i folketinget og at danmark og grønland sammen

trygt kan investere i de grønlandske storskalaprojekter jeg skal nemlig igen slå fast således som lederen af vores regering aleqa hammond har gjort det over pressen hernede at der ikke er nogen investorer

i denne sammenhæng end de danske og de skandinaviske men vi arbejder på markedsvilkår således som allerede den forrige regering aftalte med eu derfor er vi åbne over for alle der vil investere i vores mineprojekter og hjælpe os i gang med den nye økonomiske udvikling som er helt nødvendig for at sikre grønlands fremtid vi har simpelt hen brug for

og jo før jo bedre vi slækker ikke på vores krav til sikkerhed

både mennesker og miljø som er blandt de skrappeste i verden men vi håber på at de rigdomme

snart kan realiseres det gælder også hvad angår de sjældne jordarter det har været siumuts opfattelse at særlige henvisninger til udnyttelsen af de sjældne jordarter ikke hører til i denne lov det medfører efter vores mening en sammenblanding af emner der ikke burde forekomme i en lov som denne

om de sjældne jordarter med den danske regering det kunne ske ved vores rigsmøder eller ved vores gentagne møder med udenrigsministeren samt i andre sammenhænge hvor netop den slags informationsudveksling allerede foregår

at vi får sat gang i disse storskalaprojekter

foreliggende lovtekst også forhandles på plads mellem den grønlandske og den danske regering som den er jeg skal derfor meddele at

hun har derfor bedt mig om at hilse og sige følgende på vegne af ia

det er uacceptabelt at lægge klausuler om sjældne jordarter ind i

lov om arbejds og opholdstilladelser også selv om det kun er i bemærkningerne til

er grundlaget for hvordan loven skal læses og er lige så vigtige som selve lovteksten

om arbejds og

har noget at gøre med informationsniveauet mellem naalakkersuisut og regeringen om projekter vedrørende sjældne jordarter det er

hvoraf det fremgår klart at grønland har udøvende og lovgivende magt på råstofområdet det gælder uanset hvilke mineraler der er tale om og det vil vi ikke acceptere

er at en betingelse for at udenlandske arbejdere kan komme ind og bryde sjældne jordarter er at en aftale

så hvad mener ordføreren egentlig der skal ske i forhold til det her lovforslag og spørgsmålet om

hvis man skal snakke om de sjældne jordarter

de sjældne jordarter kan have af udenrigs og forsvars eller sikkerhedspolitiske aspekter derfor har jeg også spurgt

er skruet sammen nu der er jeg så bare lidt nysgerrig efter at høre hvad ordføreren vil gøre ved det når nu ordførerens

at danmark slet ikke skal blande sig i spørgsmålet om hvem der kommer og bryder de her sjældne

man skal blande sig i de sjældne jordarter også fordi grønland har overtaget

arbejdsgiverforeningen i grønland og

men jeg synes det er mærkeligt at man

begynde det betyder jo ikke at man at man kan starte med det samme når loven er blevet

har nogle bekymringer som selvfølgelig også betyder at der er blevet rejst en række spørgsmål i dag men udgangspunktet for alle vil jeg sige har jeg bestemt opfattet

sådan set vil grønland og grønlands udvikling det godt så har der været nogle bekymringer og de bekymringer ser vi jo lidt forskelligt på til dels er der nogle af bekymringerne jeg selv må sige jeg har den vurdering af ikke er reelle at man bekymrer sig for meget om noget man burde finde mere ro ved der kunne eksempelvis nævnes nogle af de konventioner som har været bragt

syv og firs og otte og halvfems og en hundrede og elleve som især enhedslisten men også sf og jeg tror også andre

der har været politiske drøftelser mellem danmark og grønland at en lang forhistorie for det her lovforslag

så må jeg bare sige

er en sten der falder fra mit hjerte så føler jeg mig ganske tryg ved

den proces man godt kan sætte i gang når grønland selv tiltræder at inkorporere kernekonventionerne og dermed også underkastes de regler der følger

jeg sige at

at vi alle sammen har ytret store ønsker og forhåbninger om hvad der kan komme ud af sådan nogle projekter som det her

hvad vi gør hvis der sker en ulykke

hvis der er behov for sundhedspersonale hvordan med politiet hvordan

forholde os til sådan en situation for at tage nogle af tingene

politistation så må det være noget som vi selvfølgelig fra den danske

det må vi så finde pengene til for det det kan jo ikke være anderledes end det er mange andre steder hvis der er behov for

er det så sådan det er det skal ikke være noget der skal findes inden for politiforligets almindelige ramme det er noget

det betyder at der ikke er andre ting som

i forhold til det som vi har aftalt det synes jeg er en god ting vedrørende spørgsmål om ulykker og sundhedsbehandling

som har været fornuftigt synes jeg der har været møder ovre hos mig igennem flere måneder der er blevet budt på mange kopper kaffe og der har også været mange snakke det har jeg egentlig syntes har været godt for at vi også

det danske folketing kunne finde et fællesskab

vi også samtidig kunne forhandle de ting der var uafklarede

ganske lang tid vi har også haft møder omkring det men de ændringer

siger at høringsperioden bliver meget kort

og det er jeg egentlig også ærgerlig over men det skyldes at vi har vurderet at det var vigtigt for os at vi kunne nå at få lovforslaget færdigt sådan at det kunne parallelbehandles både i folketinget og i grønland

at vi havde udskudt behandlingen til den anden side af folketingets sommerferie altså til den nye samling og så kunne der være gået rigtig lang tid der var det altså min og regeringens vurdering jeg

selvfølgelig også talt med nogle af jer andre her i salen om det at vi godt mente kunne se hinanden i øjnene ved

at sige at så sørger vi for at der kommer en behandling som selvfølgelig

lover vi hinanden at vi svarer lige så hurtigt vi kan alle spørgsmål kan selvfølgelig rejses og jeg har sagt at jeg

når der på et eller andet tidspunkt skal tages stilling til den endelige vedtagelse af

og det har jeg glædet mig meget over men jeg har

som siger at de må afvente både hvad udfaldet

om det nu reelt er sådan man ønsker det i grønland

afvente behandlingen der det synes jeg sådan er helt naturligt og det gør vi jo selvfølgelig i fællesskab så vil jeg slutte af med at sige som dansk folkeparti sagde at håbet er lysegrønt og

på et tidspunkt at kunne få svar de mange spørgsmål man har så vi kan finde hinanden

mulighed for at kunne give opholds og arbejdstilladelse

de præmisser som er beskrevet og meget meget klart defineret i

når vi på et tidspunkt skal trykke på knapperne

og at der vil være et meget stort flertal som vil bakke op om den udvikling som jeg tror vi alle sammen ønsker for grønland

give muligheden for at man kan realisere nogle af de drømme

også er det som det her handler om

har mulighed for at kunne give gode ord med på vejen med respekt for at nogle ting er hjemtaget af det grønlandske selvstyre og at vi har nogle andre der synes jeg at vi her har fundet en balance der gør

doris jakobsen som jeg gerne vil bede justitsministeren forholde sig til det

og udnyttelsen der hvor de her uranforekomster er og også de sjældne jordarter er det ikke korrekt forstået

der før der ligger en fuldstændig klokkeklar aftale mellem regeringen og

lovforslaget som det ligger her skal der sådan set ikke ændres noget som helst ved

bruges til et andet projekt som også omfatter sjældne jordarter men så skal

før den aftale ligger

i det ligger der at man kun kan få lov til at få arbejds og opholdstilladelser til et storskalaprojekt hvis det præcis lever op til det som står i loven som er meget

del af kongeriget har været meget optaget

det her lovforslag for enhedslistens vedkommende er det nu kun blevet til en enkelt kop der var vist et stykke chokolade til og tak for

og noget udkast har vi aldrig været præsenteret for det er jeg hverken sur eller skuffet over jeg tager det bare som udtryk for at ministeren ikke tager enhedslistens bekymringer om at loven åbner for social dumping særlig alvorligt to spørgsmål

ville han aldrig vedtage herhjemme

arbejder på ringere vilkår end de sædvanlige grønlandske er ministeren enig i at det forhold at grønland også ratificerer de relevante ilo konventioner ikke ændrer på at det rent folkeretligt

danmark som rigsmyndighed

for mit eget vedkommende sagt at jeg føler at når nogle ting er hjemtaget

blandt andet løn og arbejdsvilkår er så må vi respektere det der har enhedslisten set anderledes på det og synes at hvis man på nogen måde kunne undgå en udvikling som man ikke bryder os om

derfor må jeg sige at jeg har brugt min arbejdstid

nogle andre som jeg vidste jeg måske kunne finde et frugtbart flertal med så det er ikke fordi jeg

betydningen af social dumping den her regering satser massivt på bekæmpelse af social dumping men det her spørgsmål om grønland synes jeg

om det folkeretlige og om ikke jeg anerkender at

egentlig at den konservative ordfører lige for et kort øjeblik siden svarede så ganske fremragende på det

med en rigslov som vi er forpligtet til at lave for

det andet spørgsmål jeg må jo lige spørge igen er ministeren enig i at det er

ilo konventioner vi har tiltrådt og ratificeret gælder inden for hele rigsfællesskabet og at det er danmark der skal stå til ansvar over for ilo

at disse konventioner er overholdt hvis ministeren er i tvivl

vil jeg bede ministeren læse bemærkningerne side tolv for der står nemlig klokkeklart at

at se på kernekonventionerne nummer syv og firs og otte og halvfems om foreningsfrihed og retten til at føre kollektive forhandlinger kernekonvention nummer en

og så nogle andre der blev for hver konvention af beskæftigelsesministeriet udarbejdet en vurdering i forhold til om storskalaloven kan antages at være i strid med bestemmelserne i konventionerne det blev på baggrund af vurderingerne konkluderet at storskalaloven ikke strider mod de bindende internationale forpligtelser der følger ilos konventioner

jeg tror ministeren sagde men jeg vil gerne have det bekræftet det er helt klart at denne lov kaldet storskalaloven

finde anvendelse på projekter hvor der forekommer uran eller sjældne jordarter eller en kombination

og den grønlandske er det ikke korrekt opfattet opfattet og vil ministeren bekræfte det og vil ministeren i samme omgang sige hvornår den danske regering forventer at den her aftale er lavet mellem grønland

hun skulle sendes ud af danmark eller have mulighed for

har vi det principielle udgangspunkt at vi

at lovgive ud fra en enkeltsag og vi ønsker heller ikke selv om det kan være svært en gang imellem at skabe nogle incitamenter i vores udlændingelovgivning hvor man reelt kommer til at belønne familier børn eller forældre eller voksne for ikke at respektere dansk

det gør man jo desværre med det pågældende forslag fordi det man gør med

ikke blot songül fra

der var børn engang og som er voksne nu i nogle af tilfældene

ansvarlige for men så kan forældrene på trods af at forældrene ikke har respekteret at de har fået afslag på

og aldrig har haft lovligt ophold i danmark så kommer der nu et flertal i folketinget der siger fordi der har været en masse diskussioner

og selv om det letteste ville være at sige ja så har vi valgt at tage den principielle

at belønne folk der opholder sig ulovligt det går helt tilbage

asylansøgere som besatte brorsons kirke fordi de ikke ville rejse tilbage til irak og de havde fået afslag på asyl der har vi det principielle synspunkt at man ikke kan vente sig til en opholdstilladelse man kan

har også det synspunkt i den her sag at der må gælde de regler for den her gruppe som for alle andre

der tusind tusind der har fået afslag på familiesammenføring under de samme regler har respekteret afslaget og er rejst hjem

har svært ved at forsvare over for de tusind

skadeligt og farligt for vores lovgivningstradition hvis man begynder i det her omfang at lovgive ud fra enkeltsager derfor har vi i venstre selv om det er svært og det anerkender vi og selv om vi gerne ville have hjulpet nogle

lovgive ud fra den her enkeltsag vi ønsker ikke at belønne folk

haft et lovligt ophold i danmark men tværtimod gang på gang

myndighedernes afgørelse og ikke er rejst hjem selv om de

jeg fornemmer at der er flertal i folketinget der er uenige i den holdning men det ændrer ikke ved

en holdning som vi har i venstre og det er en holdning som vi har haft

aldrig har haft et lovligt opholdsgrundlag

det er svært at forsvare over for det store flertal som har respekteret myndighedernes afgørelse det system som man skaber når man vedtager det her lovforslag

det er ikke et hensigtsmæssigt system at skabe i en retsstat så

venstres tidligere ordfører på området fru inger støjberg kom med

scorede forskellige overskrifter på den konto

da man så skulle til at tage ansvar bare en måned efter zigzaggede

at det ikke giver mening at sende velintegrerede unge mennesker ud af danmark og skal man

altså helt grundlæggende er i strid med grundlæggende principper om lighed for loven og respekt for loven nemlig at

forrygende uretfærdighed

jo i mange sager venstre er et rummeligt parti og jeg har respekt for at nogle kommunalpolitikere i køge mener noget andet men det

venstres folketingsgruppes holdning og den ligger helt på linje med

selv om det er svært og det er fordi vi synes der skal være retfærdighed til ikke blot over for en enkeltperson

at man har en stor interesse i og viden om hvordan det danske samfund er indrettet ellers ville man jo ikke komme ud med tårnhøje

støjberg fortsætter kunne man ikke have set knap så firkantet på den her sag det tror jeg at man kunne det håber jeg at justitsministeren er enig i og jeg håber hun vil tage sagen op

det har fru støjberg udtalt og

er jo ikke en del af det kommunale bagland men en del af folketingsgruppen

og faktisk kom rigtig meget i medierne

på at melde så klart ud med en kritik af

set sagt det tidligere nemlig det faktum at der er tale om en person som aldrig har haft lovligt ophold og

af den opfattelse at der er tale om en der havde fortabt sit opholdsgrundlag i danmark og en der aldrig nogen sinde har haft

det er altså en afgørende forskel så må jeg sige

designet til en enkelt person men det betyder

få lovligt ophold på trods af at de har ignoreret myndighedernes

fru inger støjberg har udtalt sig på

hun kan stå inde for den holdning og diskussion som vi

i venstres folketingsgruppe

synes faktisk netop at man kunne kritisere venstre for at

en zigzagkurs hvis vi ville stemme for det her

jeg respekterer de konservatives holdning i den her sag

og så må vi jo se hvor mange af dem der reelt får et opholdsgrundlag men jeg tror

det lever vi fint med i venstre og det håber vi også man respekterer

belønne vedkommende med et opholdsgrundlag på trods af at at man har ignoreret myndighedernes afgørelser i årevis det er da den letteste løsning men det har nogle konsekvenser og de konsekvenser kan vi ikke stå inde for i venstre selv om vi dog gerne

gøre noget andet men vi ønsker at tænke langsigtet og

naturlige at de er kommet godt i gang med integrationen i danmark

har lært sproget og en del af det danske samfund og samtidig er reglerne for familiesammenføring blevet ændret i to tusind og tolv jeg vil gerne slå noget helt fast for socialdemokraterne er det vigtigt at vi fortsat har en robust udlændingepolitik i danmark

og desværre vil venstre jo ikke være med til at støtte op om det og det er

beklageligt at man nu har oplevet en u vending fra venstres side på dette punkt når det så er sagt synes jeg først og

et bredt udsnit af folketingets partier der er gået sammen om at udbedre et hul i reglerne og har sikret at velfungerende og velintegrerede unge mennesker ikke meningsløst sendes ud af landet socialdemokraterne støtter derfor

udlændinge som i øvrigt opholder sig illegalt

det ikke et signal om at hvis man på ulovlig vis etablerer sig i danmark og

ende med at folketinget siger okay så får i alligevel lov til at opholde jer i danmark

og det har de her forældre ikke ønsket med hensyn til hvilket signal det sender

understrege at hvis der sidder nogen derude og prøver på at spekulere i lige præcis det her så skal de ikke regne med at det kommer dem til gode

på den måde som herre martin henriksen lægger op til her straffe børn som ikke

i deres liv i danmark på en velintegreret måde får muligheden

i en kamp mod den lovgivning som folketinget har vedtaget

særlig sympatisk at man gør det som forældre

man bliver nødt til at fastholde at forældrene har et ansvar og jeg synes nødt til at gøre opmærksom på at når forældrene ikke blev familiesammenført med deres børn under to tusind og fire loven var det jo ja det må man antage i langt

for at søge om at blive familiesammenført inden for den tidsperiode der var

nu siger vi bare man skubber børnene foran sig bare man opholder sig illegalt

nok kan man ende med at få ophold og det er altså ikke

på at udnytte det her efter de oplysninger vi har fra politiets side

handler det om mellem fem og tyve og tredive børn som dækker over fjorten familier

være særlig mange det skal også understreges at de betingelser der ligger i forslaget er kumulative forstået på den facon at det altså

flertrinsraket som vi faktisk har tænkt os at have til at ligge til grund

som potentiel misbruger af det her system

andet med de signaler som det sender

reissmann svar er til de

er rejst hjem men som nu kommer

dem der blev ulovligt

glashus om jeg så må sige så der er ingen tvivl om at når det er sådan at

venstre åbenbart gerne vil profilere sig

om tusindvis af børn der sidder i den situation vil jeg gerne igen understrege at

i forhold til at man som barn får en mulighed som dets forældre faktisk har forhindret dette barn i

er uden skyld i det her og derfor er vi også inde på et felt hvor vi har et meget smalt juridisk kirurgisk indgreb i en eksisterende lovgivning

ignorerer lovgivningen er det sådan man må forstå

der har fået afslag og som nu ikke har mulighed for genoptagelse fordi de har fulgt folketingets og myndighedernes afgørelse modsat dem der nu

såfremt de opfylder de betingelser som lovforslaget indeholder have mulighed for at søge om at få prøvet deres sag igen det er det vi taler om at få prøvet sin sag

at vi åbner et vindue på seks måneder hvor vi så siger

så de folk som sidder i en situation hvor de

i betragtning kan henvende

at man har fået besked på at man skulle rejse ud af danmark det kriterie skal man leve op til derudover skal man

at man i en årrække skal have opholdt sig illegalt i danmark det er jo meget specielt må man sige jeg kan ikke huske at folketinget

noget som jeg har været med til har lavet lovgivning

på den måde når det omhandler udlændingepolitikken det omhandler også et ukendt antal

har også i debatten været nævnt at

i lovforslaget at justitsministeriet vurderer at der er tale om et begrænset antal personer men der står jo også i lovforslaget at der er tale om et ukendt antal personer så det er også på den baggrund at vi

lovforslaget vi finder det dybt problematisk at regeringen lemper udlændingepolitikken med tilbagevirkende kraft vi er imod at man belønner enkeltpersoner og familier som med åbne øjne har valgt at overtræde dansk lovgivning ved at opholde sig

rigtig mange illegale udlændinge og vi kan ikke begynde at give dem opholdstilladelse fordi de virker integreret eller fordi de på ulovlig vis har etableret sig hertillands det er ganske enkelt ikke en ordentlig måde en fornuftig måde at indrette udlændingepolitikken og udlændingereglerne på i dansk folkeparti er vi tilhænger af stramningen i to tusind og fire det var vi dengang og det er vi fortsat vores politik har ikke ændret sig det er rimeligt at stille krav om integrationspotentiale det er rimeligt at stille krav om at forældre der ønsker at deres børn skal komme til danmark skal søge om dette inden for en bestemt tidsperiode og hvis de så ikke gør det altså forældrene

jo forældrenes ansvar folketinget har givet dem muligheden og nogle har

så hvis forældrene ikke søger og hvis man i øvrigt ikke lever

har det selvfølgelig nogle konsekvenser det er utrolig vigtigt at fastholde forældrenes ansvar

betragter vi dette som endnu en særlov en særforanstaltning

pressen og selv om der kan være enkeltsager hvor jeg

alle når vi følger med i dem ser dem i tv avisen og læser om

sympati og stærke følelser så bør man altså stå fast på at man ikke skal belønne personer der igennem flere år har opholdt sig illegalt i danmark med en opholdstilladelse og derfor kan vi ikke støtte lovforslaget jeg synes i øvrigt

baggrund af nogle af de her sager stillet en række spørgsmål at vi kan konstatere at der

overblik over hvor mange udlændinge som ikke har en lovlig opholdstilladelse men som alligevel går på en dansk uddannelse der er simpelt overblik over det og jeg synes faktisk at den her sag bør være en anledning til at man skaffer sig et overblik over hvor mange udlændinge der opholder sig illegalt i danmark og som på forskellig vis har adgang til offentlige institutioner uden at vi egentlig har

at vi ændrede reglerne så det nu igen blev muligt for udenlandske forældre at

med deres børn i danmark men i forbindelse

lovændring vi lavede var der nogle børn som kom i klemme nogle børn som ganske rigtigt ikke var her lovligt

et fly og rejse tilbage imens de opholdt sig i danmark har de så gået i skole og er blevet velintegreret og den dag de så fylder atten år får de en hjemsendelse

og derfor er vi glade for det lovforslag vi i dag behandler fordi det sikrer at de

men bliver vurderet ud fra den lov som gælder i dag vi er glade for at vi fandt en god og nærmest vigtig og generel løsning på en urimelig åbenlys sag som nu også vil gøre sig gældende for andre lignende sager det modsatte synspunkt nemlig at man gerne vil have justitsministeren til at stå og skalte og valte og sige go eller no go i enkeltsager mener vi nemlig grundlæggende ikke er et retssamfund værdigt loven skal være ens for alle og skal gælde for alle i radikale venstre er vi glade for lovforslaget som udover at løse den pågældende sag og lignende sager også vil medvirke til at regeringens overordnede intention om lettere adgang for familiesammenføring for børn i højere grad realiseres og det er godt

og havde gået på gymnasiet og faktisk klaret sig rigtig rigtig godt med den sag blev vi jo opmærksomme på

som havde opholdt sig her i danmark som var blevet

som ikke selv havde indflydelse på de valg som deres forældre havde taget for dem

ville være i en frygtelig klemme fordi de ville blive sendt ud af danmark samtidig var der jo så det heldige at vi jo fremadrettet havde ændret reglerne

vi havde lavet nye regler for familiesammenføring med børn som var mere lempelige som var mere fair

en meget begrænset gruppe børn og unge som jo så var kommet i klemme ville kunne få

det her lovforslag

efter de nye og mere lempelige regler

det drejer sig om de er danske de har været danmark i lang tid de har et hverdagsliv her nu lukker vi det lille hul

skulle børn selvfølgelig have krav på at være sammen med deres forældre uden

diverse integrationsvurderinger og hvad ved jeg men ikke desto mindre

får det her lovforslag rettet op på det jeg mener ikke man skal udvise børn som reelt er danske og det er jo det der er tale om her et barn eller en ung kvinde som er blevet dansk

vi ikke udviser

børn i songüls situation

om man ved at opholde sig her ulovligt i en periode kan om jeg så må sige

og hvad med dem som så er rejst ud jeg synes det er et okay og fornuftigt spørgsmål som herre karsten lauritzen rejser men jeg synes

børn som ikke selv har valgt

os i enhedslisten meget afgørende det undrer mig at det ikke spiller en rolle for herre karsten lauritzen og

fremføre ønsket om at få fns børnekonvention skrevet ind i dansk lov

vi ser rigtig mange sager hvor man kan undre sig og tænke gad vide om der er taget hensyn til barnets tarv her

ikke for at sige at de her sager med songül og andre i hendes situation ville være endt anderledes hvis fns børnekonvention var skrevet ind i dansk lov men ikke desto mindre synes jeg man ville sende et meget meget klart signal om at barnets tarv er noget vi tager alvorligt

enhedslistens politik er sammenhængende

venstre og enhedslisten meget uenige men

set mod dem der mener at den her lille gruppe skal

skal de i princippet udsendes det er i øvrigt slet ikke så

er en helt uholdbar situation at sætte børn i og generelt mener jeg at hensynet til barnets tarv ikke bare

til familiesammenføring men i udlændingeloven generelt

for eksempel ved at inkorporere børnekonventionen

i

skal have

der er kommet en kedelig tendens til at vi

arbejder meget med med enkeltsager i udlændingespørgsmål og årsagen til det er nok at udlændingelovgivningen er blevet så kompleks altså et kludetæppe af ændringer at at vi hele tiden bliver i tvivl om hvordan vi skal forholde os i enkeltsager det er altså

liberal alliance også at der faktisk er

gennemgribende gennemgang af

udlændingelovgivningen i danmark sådan at vi kan få et mere enkelt system som er

både for de myndighedspersoner som som arbejder med

for de udlændinge som gerne vil søge om

opholdstilladelse i

at det er en familie der i hvert fald lever op

man arbejder og forsørger sig selv og sine

holder sig fri af kriminalitet og deltager aktivt i

men når vi alligevel ikke bakker op om det her lovforslag

er det fordi vi i forhandlingerne ikke kunne få en garanti for at man ikke ville lukke unge

som sagt har stor sympati for songüls

og hendes families sag vi bliver nødt til at have noget lovgivning som er baseret på nogle

vi kan stå inde for den hele vejen det var desværre ikke muligt at opnå i forhold til den til den her lovgivning og derfor

man egentlig havde forestillet sig eller som man

godt kunne tænke sig at det var det er ikke altid så let så enkelt

der er man jo altså nødt til at forholde sig til virkeligheden det var lidt ligesom kan jeg huske da jeg var soldat da fik vi også den klare besked hvis der var uoverensstemmelse mellem kortet og landskabet

gør sig gældende her der er nogle der er

efterkomme myndighedernes anvisninger afgørelser afslag og så videre jeg er helt enig men vi har nu engang at gøre med en gruppe af børn og unge her som jeg kan forstå

en situation hvor forudsætningen

var at deres forældre havde givet samtykke at forældrene havde skrevet under på udrejsedokumenter så de rent faktisk kunne forlade landet det har forældrene ikke ønsket

har boet her i danmark i alle de år

sige nå jamen det er der ikke noget at gøre ved nu står vi fast på principperne nej

mener at vi bliver nødt til at forholde os til den virkelighed vi lever i

at de der har været i klemme i den her periode på grund af forældrenes

at de her cirka tredive børn og unge får mulighed for at søge efter to tusind og tolv reglerne som vi selv støttede men det er ikke nok

at vi giver mulighed for at de kan søge efter de nye regler i to tusind og tolv der er nogle yderligere kriterier som de skal opfylde

betinget eller ubetinget fængselsstraf de skal være velintegrerede i det danske samfund og det skal konkret vurderes i det enkelte tilfælde om det nu også gør sig gældende

have opholdt sig i danmark frem til det tidspunkt eller i hvert fald for størstedelens vedkommende har de været på en lejrskole i sverige går det nok det tror jeg heller ikke skal skille parterne når det så er sagt

jo også nødt til at konkludere at vi er med i den her aftale og derfor

også lovforslaget her vi erkender at det er et dilemma men vi har valgt at se virkeligheden i øjnene vi har også valgt at tage til efterretning at

myndighedernes effektuering af et afslag altså udvisningen af dem der rent faktisk har fået afslag skal være bedre

situation og så alligevel for lige præcis for de børn og unge vi taler om her

deres herboende forældre der bor her lovligt i øvrigt skal

skrive under på et dokument det kan ikke lade sig gøre

kunnet gøre hverken fra eller til det har ikke været muligt for

haft den mulighed tværtimod har de jo så gjort hvad de kunne for at få sig noget uddannelse blive integreret i det danske samfund og hvis de er

kan få en opholdstilladelse i danmark og det synes vi at vi gerne vil til at lukke op for

selvfølgelig at række dem en hjælpende hånd

tom behnke fik sat ord på så ganske fremragende og jeg må sige at jeg har været ualmindelig taknemlig over at det konservative folkeparti har holdt ved

at man syntes at det her var det rigtige og rimelige at gøre i en situation som den her især når venstre som det første parti var ude at kræve at jeg som minister skulle gå ind i den her sag og at man skulle jeg ved snart ikke hvad

så ikke og det var da egentlig klart nok for alle jeg indkaldte til møder og vi havde samtalerne om det og pludselig skifter venstre holdning og vil ikke være med alligevel der holder de konservative fast

handler jo ikke om andet end som også flere andre ordførere har præciseret et snævert kirurgisk indgreb som rammer lige præcis den meget meget lille gruppe af børn som blev ladt tilbage da vi sidst ændrede reglerne for familiesammenføring for børn nemlig de børn som blev afskåret fra at kunne søge fordi deres sager var afsluttet det er meget få børn og unge det handler om og jeg tror de fleste kan se

jeg synes at beskrivelsen af at hvis man skal stå og vælge mellem kortet og landskabet så skal man vælge landskabet

man står bare lige pludselig med nogle børn og unge

som går i gymnasiet eller som laver andre ting og det ville være en decideret forbrydelse

sige til dem det kan godt være du har haft din barndom i danmark men nu slutter det fordi din mor og far

ordentligt sådan synes jeg ikke

det er ikke de børns skyld og derfor har jeg været rigtig rigtig taknemlig over at vi i fællesskab har kunnet skabe et flertal for at lade den her gruppe børn og unge søge på de samme vilkår som dem der blev ændret

nye regler og nye vilkår det er de samme ting der og man skal leve op til de samme krav som også herre tom behnke og andre redegjorde for og gennemgik der er ikke tale om at der bare er en åben invitation man må ikke have begået kriminalitet man skal være velintegreret men der er skabt et nåleøje for præcis den gruppe børn som blev ladt tilbage sidst reglerne blev ændret og hvor der ikke var øje for at

i et hul i systemet det er den gruppe børn og unge som et flertal i folketinget nu bakker op

jeg tror ikke er nogen der tænker at retssikkerheden eller

danmarks omdømme eller vores muligheder for noget som helst bliver påvirket af at

tredive velintegrerede unge mennesker får lov til at blive i danmark hos deres familier færdiggør deres uddannelse og har deres tilværelse her så tak til dem som

har båret med igennem forhandlingerne i

vedrører jo ikke kun songül det vedrører dem som er i en lignende situation

sidst da man lavede en lov som også blev kritiseret for at blive båret frem fordi det var en enkelt sag nemlig sagen om im

hvis stedmor eller stedfar i danmark

være her med en opholdstilladelse fordi forældrene

set ville føre til at der i tid og evighed nok vil komme nogle

ændrede reglerne for familiesammenføring af børn

alle mulige der får mulighed for det og at nu kan man i øvrigt se at at der bliver mange mange flere

sige at der gjorde vi det som vi synes var det rigtige og derfor har jeg været glad for

gå på talerstolen med det her lovforslag i dag

myndighedernes afgørelse der må jo så også være tale om

mener at man skal drage den konsekvens af den her lovgivning hvad er så forklaringen til dem

og de er i en ubehagelig situation fordi deres forældre ikke efterlever de danske myndigheders afgørelser og fordi de

og som derfor skal udrejse der er det

bedst at familien medvirker til den udrejse

det kan ske på en fornuftig måde og familien kan komme tilbage til det sted hvor de nu skal have deres fremtid og kan få det til at fungere der

deres forældre har lovligt ophold det vil man typisk ikke have hvis man er afvist asylansøger

og er i en udsendelsesposition når det så er sagt vil jeg bare sige at vi har gjort

sådan set ikke så meget kigger på hvad deres mor og far har gjort men

ikke nogen forskel det er der jo ikke pointen er jo

fordi forældrene ikke har efterlevet de danske myndigheders beslutninger

er pointen nu lukker man op for alt mulig andet

overblik over hvilke konsekvenser det medfører og hvad vil man så sige til de børn

masse tekniske forklaringer om

et barn alene tilbage til et andet land væk fra

det barns mulighed for at være sammen med familien det er altså ikke det samme når man kigger på en asylansøgerfamilies situation

men ministeren siger det er en forbrydelse det var de ord jeg hørte ministeren bruge hvis vi ikke

de her personer mulighed for at få opholdsgrundlag i danmark når de

hundrede der er heroppe som uledsagede mindreårige asylansøgere og har opholdsgrundlag indtil det fyldte attende år og som er velintegrerede og de

som songül er en del af hun blev glemt fordi hendes sag var afsluttet hun havde dermed ulovligt ophold i danmark allerede og kunne derfor ikke søge det vi ændrede tilbage tolv var lige præcis at vi sagde jamen vi synes

ikke det er rimeligt at man kan sende et barn tilbage til eksempelvis tyrkiet hvis nu der er en forælder tilbage dernede som sådan set ikke ønsker at påtage sig forældreansvaret

og så må de tage sig af det det lavede vi om og jeg glad for vi lavede om og jeg er også glad for vi nu har et flertal for at lige præcis den meget lille gruppe af børn og unge som ikke blev omfattet af ændringen

være en lige så stor forbrydelse over for dem der har respekteret lovgivningen

jeg bare siger at jeg synes vi skylder at have lidt mere sammenhæng i vores politik end den regeringen og et flertal i folketinget her lægger op til selv om

det er den svære løsning og ikke nødvendigvis den lette

finde sig i at vi ikke vil tænke os om og gøre det som vi synes er rigtigt

at venstre har lyst til at få det til at handle om noget andet end at venstre i køge har skrevet til mig bedt om at

inger støjberg som var daværende udlændingeordfører

kan vi ikke nok finde en løsning for den her pige

svar skyldig på det spørgsmål som

kvinder og mænd ser ud personligt synes jeg at det var helt fint at det netop var hende eller ham der vandt det kan nemlig være med til at skabe opmærksomhed og accept omkring transpersoner både her i danmark men også

lovforslaget som vi skal behandle vil også være med til at skabe højere grad af accept af transpersoner forslaget laver nemlig om på de nuværende krav for at få foretaget juridisk kønsskifte som reglerne er i dag skal transpersoner der ønsker et nyt personnummer der afspejler det køn de føler de er kastreres det kræver altså at en mand der juridisk vil betragtes som en kvinde skal have fjernet kønsorganerne og at kvinder der juridisk ønsker at være mænd

yderst indgribende krav der kræver store operationer for de pågældende personer

det skal forslaget gøre op med konkret går forslaget ud på at et juridisk kønsskifte fremover kun kræver en ansøgning med en tilkendegivelse af at man føler sig som tilhørende det modsatte køn og efter seks måneder skal man bekræfte sin ansøgning som så for mig at se systematisk godkendes

vi bør i en moderne verden acceptere folk som de er og som de føler sig derfor er vi også positive over for forslaget men der er et men vi synes at forslaget er for vidtgående det skyldes at vi er bekymrede for at forslaget ikke tilgodeser de personer der ikke kan overskue konsekvenserne af et juridisk kønsskifte derfor mener vi at der bør være en eller anden form for lægefaglig vurdering erklæring eller udtalelse sådan som for eksempel

og sikre at ansøgeren er fuldt bevidst om sit valg og ikke lider af en ubehandlet psykisk lidelse vi mener i modsætning til regeringen ikke at der derved bliver tale om unødige hindringer for juridisk kønsskifte men blot at det er et udtryk for en form for en velmenende rettidig omhu

lægge os fast på nogen model i dag men i stedet lægge op til en grundig drøftelse under udvalgsbehandlingen vi kan dog forestille os at det kan være et krav om almindelig konsultation hos en læge formålet skal være at lægen spørger ind til beslutningen og oplyser om praktiske sundhedskonsekvenser for eksempel ved celleskrab eller

fysiske kvinder det kunne eventuelt være en kombination med et krav om en lægeerklæring på den måde sikrer vi os at beslutningen er truffet på et oplyst og drøftet grundlag faktum er at

medfører at det bliver lettere at skifte køn

det mener vi ikke giver mening der er trods alt tale om en meget stor beslutning med betydelige konsekvenser for den enkelte ansøger derfor håber vi på at tage en konstruktiv drøftelse under udvalgsbehandlingen sådan at vi

en ordentlig saglig og ansvarlig måde kan få ændret reglerne for juridisk kønsskifte

vi er helt enige med regeringen i at der skal åbnes en dør for at man ikke behøver at blive kastreret for at få et juridisk kønsskifte

ikke enige med regeringen i at det er en ladeport der skal åbnes uden at der står en portner

useriøst og på den baggrund

troede jo at venstre gik ind for voksne menneskers frie valg

og så kan man så seks måneder efter

bekræfte den igen uden at have drøftet det med nogen

yderlighed vi synes intentionerne er rigtig fine men vi ser gerne at der kommer en form for

vurdering eller erklæring

af transkønnede i danmark nævner det også så vi kan ikke se hvad der skulle være

og vi synes det er nødvendigt at man lige får det drøftet

det modsatte køn det synes jeg er ærgerligt

man kan i princippet i dag

en svær beslutning men muligheden vil være der

være en fordel for den enkelte at få det vendt og få det gennemgået

er det jo på eget initiativ at man skal sørge for at man får mammografiscreening

venstre mener at det er en psykisk sygdom at være transkønnet ordføreren siger nej

gentagne gange sige en lægeerklæring eller bare en erklæring skal kunne vurdere om den person man sidder over for er psykisk syg

selve diagnosemodellen at skal ind og have diagnosen jeg forstår simpelt hen ikke hvordan det hænger sammen med

jeg skulle gavne eller

fordel at lægen stiller nogle spørgsmål hvordan det

skal være et skema man skal udfylde skal jeg heller ikke lige kunne svare på men vi ser en fordel ved at man går ind og

plejer vi at bruge her i folketingssalen eller det er der nogle der gør i en helt anden sammenhæng

det her lovforslag at det er useriøst og at man skal sætte et værn op for at undgå misbrug de ting er jeg meget meget uenig med ordføreren i til gengæld er

det var relateret til misbruget jeg vil blot sige

til de transkønnede som virkelig trænger til at vi kigger positivt

og kunne vi så måske aftale politisk at vi evaluerer loven

vil der være en sanktionsmulighed det er der jo sådan set og det er ikke fordi

det der sker det håber vi selvfølgelig ikke

synes jeg da at vi skal gøre det lovgivningsmæssigt så

den her gruppe og jeg synes faktisk også vi gør det jeg synes også jeg sagde at vi i venstre er meget enige i i hensigterne og at vi

være med til at åbne op for det så vi

som vi har i dag men så den bliver moderniseret ved at man ikke skal kastreres men kan få et juridisk kønsskifte

som i den grad har behov for at der kommer til at ske noget og det skal ikke være step jeg plejer at sige at man kender et demokratis dybde på

det behandler minoriteter og derfor vil det være rigtig godt hvis et bredt flertal her i folketinget kan tage skridtet

forskellige mennesker hvorfor skulle de ikke kunne få noget ud af at gennemgå det eller tale med en læge

lave en ansøgning man behøver ikke at vente

det kan i princippet lade sig gøre jeg ved

det vi synes er at man går fra den ene yderlighed til den anden yderlighed

vi ikke er enige vi synes godt at

kan lægge noget ind ind imellem og at man eventuelt kunne

mener vi det er godt at man har retten til at bestemme over sin egen krop og sit eget liv og med lovforslaget her lægger regeringen op til en model hvor man efter en refleksionsperiode på

kan skifte juridisk køn det synes vi

jeg kan så forstå at flere partier

konservative folkeparti frygter at mange nu vil kaste sig over den her mulighed og ligefrem vil udnytte systemet der må jeg altså indrømme at jeg har meget svært ved at se at den bekymring ikke er grebet ud af den blå luft

at lovændringen kan gøre en konkret forskel for en gruppe mennesker som i dag er i en vanskelig situation derfor støtter vi

gå seks måneder bekræfte at man ønsker at skifte køn efter seks måneder og så dermed opnå juridisk

anser vi i dansk folkeparti for at være forkert når jeg siger det

er det ikke fordi man ikke kan føle sig som et andet køn eller føle at man er født i en forkert krop

et cpr register

cpr numrene bliver tildelt efter et biologisk køn

ligesom tilsidesætter biologien for at sige at

kan man altså opnå det vi kalder juridisk kønsskifte jeg har har nogle gange brugt det eksempel at når jeg kigger i mit pas så står der at jeg er en

ud fra vores biologi hvilket køn vi er og det er ud fra det at cpr nummeret

vi jo to forslag efter det her jeg medgiver gerne at når man

følelse af at være i den forkerte krop så er det jo nogle vidtgående indgreb der skal til for at få et nyt cpr nummer i dag men

lovgiver skal sige at

det føler man at man gerne vil eller det

i høringssvarene ganske vist fra et mindretal i det etiske råd ligger nogle

hvis man ikke anerkender definitionen af køn så får vi nogle andre problemer

det synes vi faktisk er rigtigt så det er ikke et spørgsmål om hvordan man føler sig tro mig jeg mener det ikke nedladende så jeg håber heller ikke at det lyder

men vi kan jo føle os som mange ting og det var faktisk også derfor jeg prøvede at give udtryk for det i og med at nogle gange føler mig som en

den biologiske kønsdefinition som rigtig i forhold til vores cpr register

stadig væk en mand og det er det cpr registeret afspejler

det er jo det vi anerkender i dansk folkeparti jeg forstår ikke helt hvad

de ønsker en anden identitet end den de bliver konfronteret

i et pokkers cpr nummer som dansk folkeparti forsvarer

bare lave hele systemet om her synes jeg at vi har muligheden for at lave det om for nogle enkelte personer som anser det som et problem

måde vi har kørt det på det har jeg ikke noget problem med hvis man ønsker at ændre det for nogle få som har en følelse af at være et andet køn og det er

have det nummerregister burde det så ikke være sådan i stedet

hele cpr nummerregisteret skulle laves om

måske bare er fortløbende numre hvad ved jeg

det i hvert fald ikke har noget med det biologiske køn at gøre for det er ud fra det vores cpr

fjerne stigmatiseringen dansk folkeparti vil ikke gøre hverdagen lettere for de transkønnede i danmark dansk folkeparti vil holde fast i en for mig at se gammeldags forstokket systematik som bygger på biologi

man er i den forkerte krop jeg anerkender fuldt ud at man har forskellige seksualiteter og så videre

det har jeg fuld forståelse for og jeg accepterer det også fuldt ud det mener jeg faktisk er noget der hører folks privatliv til mere eller mindre men jeg synes at med det cpr register vi har hvor vi giver et cpr nummer i forhold til det biologiske køn skal det enten laves helt om eller også skal

ved at indlevere en skriftlig ansøgning om nyt cpr nummer hvor man i ansøgningen påpeger følelsen af at tilhøre et andet køn således muliggøres det altså at transkønnede kan opnå juridisk kønsskifte gennem nyt cpr numre uden at det kræver kastration eller anden behandling med det nye cpr nummer giver vi mulighed for at man kan få nye personlige dokumenter der er korresponderende med det køn man føler at tilhøre det være sig kørekort pas og så videre en af grundene til at jeg som radikal er rigtig glad for det

er dels det at det har været et ønske blandt vores transkønnede minoritet

her giver en minoritet større frihed til og en bedre mulighed for at leve deres liv og skabe deres tilværelse

friheden til og mulighederne for

et cpr nummersystem bare fordi

er en styrkelse af retten til forskellighed det er en styrkelse af kampen mod daglig stigmatisering

på vegne af radikale venstre kun bakke op om vi støtter således

lovgivning hvor den transkønnede skal have diagnosen transseksuel fra sexologisk klinik

det giver den transkønnede råderum over sit eget liv og køn netop denne ret over sit privatliv er en del af

otte der vedrører retten til medbestemmelse

at tilliden til de transkønnede

i forhold til det køn man selv mener

der overhovedet er nogen der synes

problem det tror jeg der er hvis man hedder irene

står i bibliotekskøen

er irene men en mand

man står i lufthavnen og skal igennem sikkerhedstjekket og der ikke står på cpr nummeret at man er en kvinde

stå der og blive udstillet som om man var mærkelig syg eller

en håndsrækning til de mennesker der i al al for lang tid

stigmatiserede og hvor

sige helt til sidst i forhold til høringssvarene som generelt er positive at amnesty international noterer at man kunne overveje at give unge under atten år mulighed for at få juridisk kønsskifte med tilladelse fra en forælder det håber jeg ministeren vil tage med i sine overvejelser

vi har stadig væk en udfordring i forhold til de store

går man også i ministerens parti ind for at

kigger på den bekymring venstre har i forhold til om det her nu kan misbruges jeg ved ikke hvem der skulle stå i kø for at misbruge det

for mig er det nok grundlæggende laver vi jo lovgivning

kan også godt være at der er nogle mennesker derude der har behov for at høre konsekvenserne det kan også

har med ind over men ja vi vil gerne være med til at drøfte det

ventelister jeg synes

om tillid det er lidt interessant at høre ordføreren fra venstre snakke om voksne mennesker som kan træffe et bevidst valg

indtil videre har stillet et krav om et meget omfattende og irreversibelt kirurgisk indgreb for at man som individ kan gøre noget så stilfærdigt som at få et andet cpr nummer med et andet tal i slutningen af det som flere har været inde på

især lgbt danmark har i mange år arbejdet for det her område også blandt menneskerettighedsorganisationerne amnesty international og institut for menneskerettigheder har det flere gange været fremhævet at

et krav om kastration er i konflikt med eller i hvert

komme hertil jeg var lige inde

faktisk syv år siden at vi første gang fremsatte et beslutningsforslag med det formål at gøre det muligt

skifte køn rent juridisk siden fremsatte vi et forslag sammen med sf socialdemokraterne og radikale venstre og nu har

grundigt udvalgsarbejde som gør at vi nu står med det her lovforslag jeg synes at det har taget utrolig lang tid men det er jo også godt

at tålmodighed nogle gange betaler sig i politik det kan faktisk føre til nogle resultater at man arbejder for nogle forandringer regeringen lægger som vi har været inde på i den her debat op til at indføre den såkaldte erklæringsmodel og den går ud på at man som transkønnet selv skal erklære sig som tilhørende et andet køn end det biologiske køn man er

og herefter er der så en refleksionsperiode på seks måneder før ansøgningen bliver godkendt endeligt det synes vi er rigtig klogt ens kønsidentitet som det her jo handler om er et personligt anliggende det er ikke et anliggende for sundhedsmyndighederne man har selvfølgelig altid ret til en samtale med sin læge

og søge rådgivning men det at lægge selve afgørelsen i hænderne på sundhedsmyndighederne er jo netop det vi ønsker at gå væk fra nu ved at adskille sundhedsvæsenet fra den del der handler om det juridiske så vi synes

model som regeringen har valgt

i høringssvarene rejses spørgsmålet om de transkønnede der er under atten år også det var sfs ordfører også inde på lidt siden jeg synes også at det er ærgerligt at de ikke er med i lovforslaget det burde de have været men jeg lægger også mærke til i ministeriets kommentarer til høringssvarene at man vil kigge på det område og iværksætte en undersøgelse af det og det håber jeg kan ske relativt hurtigt der skulle nødig igen gå to år med udvalgsarbejdet og så risikerer vi jo at der er en anden regering vi støtter altså

og vi er rigtig rigtig glade for at det nu foreligger som

ophæver altså sammenhængen mellem det biologiske køn og det juridiske køn det køn man føler sig som

plads til alle typer af mennesker i det her land hvis man føler sig som et andet køn end det man er født som så skal det være lettere at ændre dette køn enten ved blot at klæde sig anderledes eller ved at gennemgå behandling vi bryder os ikke om at staten skal være overdommer

skal kunne gennemgå operationer eller anden behandling

at man ændrer køn det må være ens eget ansvar og frihed der er afgørende for hvad man gør ved sin krop derfor stiller vi os også positivt over for lempelser af lovgivningen der kan føre til at transkønnede kan foretage ændringer af deres krop

generelt arbejde for at man i civilsamfundet mødes ligeværdigt uanset hvilket køn eller hvilken seksualitet man har når vi alligevel vælger at stille os tvivlende over for dette lovforslag er det fordi det er

der kræver at man skal beskrive virkeligheden anderledes end den er altså at man kan lave en subjektiv vurdering af køn kønnet er jo altså også biologi og det er dette biologiske køn der i dag afspejler sig i cpr registeret

om samspillet mellem persondata datasikkerhed og privatlivets fred teknologiens udvikling betyder at vi som mennesker konstant kan ses efter i sømmene og som berlingske for nylig har vist

frem om vores personlige liv hvis man ser stort på datasikkerhed derfor må vi også løbende diskutere om vi som borgere har god nok plads til at være os selv sådan som vi gerne vil leve vores egne liv uden for de offentlige systemers omklamrende registrering skal vi have færre systemer skal der registreres mindre skal data lettere kunne slettes igen det er vigtige debatter vi gerne kaster os ud i og cpr registeret er ikke specielt helligt vi diskuterer

som cpr registeret gør i danmark og dette system også siger noget om køn

mig at se ikke mening at lave en undtagelse altså at sige at for en enkelt gruppe

ikke noget om det biologiske køn vi vil gerne kæmpe for transseksuelles rettigheder og sørge for at de får præcis de samme rettigheder som alle andre men i det pågældende tilfælde

det giver mening at skabe en uoverensstemmelse mellem det biologiske køn og det køn der registreres gennem cpr registeret

som ordføreren har til det her altså hvis den her ændring kan være med til at hjælpe nogle mennesker som gudhjælpemig

anerkender dem og deres valg her i livet hvorfor så ikke gøre det

de mennesker fri og understøtte dem i deres eget

frie mennesker hvem er vi der tror at vi skal bestemme at det skal de ikke lov til altså hvis

at danske borgere som gerne vil ændre køn

er at registrere et køn anderledes end det er biologisk i virkeligheden

mennesker det handler om at gøre det

skal have lov til at skifte personnummer skal de altså også have stillet en psykisk diagnose på trods af

noget som helst galt med dem

stille krav om at de skal kastreres på trods af at det

have lov til at gøre hvis man gerne vil det det vi her taler om i forhold til

registeret til at registrere virkeligheden anderledes end den er for de fleste af os

er humanismen henne ordføreren står og siger at liberal alliance

ændre køn jamen for pokker det sagen drejer sig om er at mange ikke ønsker at få en kønsskifteoperation men ønsker

ændre deres kønsidentitet ved at de får et andet cpr nummer

man siger om

alliance hylder i alle sammenhænge

hvor er liberal alliances hjælpende hånd til dem når man vil konservere

men hvis vi beslutter at beholde cpr registeret og hvis vi beslutter at cpr registeret

hvorfor liberal alliance ikke kan rumme det så siger liberal alliance vi vil ikke stille nogen hindringer op for at man som individ kan leve det liv man gerne vil men jo præcis det man kommer til det

møder de offentlige myndigheder jeg forstår simpelt hen ikke hvorfor det ikke kan hænge sammen

er ikke sikker på at det er nogen særlig god idé

egentlig sige for de enkelte mennesker hvad betyder det for deres liv at vi som samfund imødekommer dem og siger ja vi vil gerne lave cpr registeret om sådan at

givet videre til at tage møder med de tre organisationer

liv præcis som de vil men det

man

sige

at man kan gøre det her alene juridisk vi er nødt til at fastholde at

og det man registreres

de har lyst til men problemet med den løsning som regeringen lægger frem er jo

men faktisk griber ind i hele samfundet og pludselig bliver definerende for hele måden vi opfatter køn på det er vi modstandere af og vi modstandere af lovforslaget

samfund at opretholde visse normer og definitioner

det kønsneutrale samfund hvor kønnene udviskes

med vores cpr numre vi har set hvor svært eller nærmest umuligt det er at få et nyt cpr nummer hvis man har været udsat for identitetstyveri

andet køn

for eksempel rigets sikkerhed på baggrund af en

de transkønnede selv er det mig helt ærligt ubegribeligt at man ikke

for eksempel

og det ville være rigtig synd for dem der forsøger at leve et fredsommeligt liv

anderledes end hvad deres fysiske identitet tilsiger

diagnose for for eksempel at få lavet et kønsskifte vi mener tværtimod det er ret væsentligt

så netop ikke er psykisk syg hvis man er psykisk syg skal det løses hvis man skal gøre noget

så det skal selvfølgelig fjernes

februar at justitsministeriet

og retten til privatliv ved at vi

diagnose

cpr register med ulige og lige cifre definerer det køn vi fysisk har jeg har meget meget svært ved at se skulle være diskrimination

i den forkerte fysiske krop

vil meget gerne bidrage til at give dem mulighed for

hvis det er det de har behov for men det ændrer altså ikke

at vi her taler om et objektivt kriterie og vi har ingen problemer med at fastholde det tværtimod synes vi det er positivt at vi kan fastholde at vi er forskellige køn vi ønsker ikke de der

skal gennemgå en kastration det er det ene spørgsmål det andet spørgsmål er kunne man ikke hvis man brugte sin fantasi bare

det

åbent tolerant samfund hvor

minoritet i vores samfund

vi har vel nok et tolerant samfund og her må man sandelig godt leve som transkønnet hvis man har lyst til det blot samfundet kan se det samfundet vil have det skal kunne ses på et cpr nummer nej så ryster ordføreren på hovedet og det er jo fordi ordføreren vil have at man skal gennemgå en kønsskifteoperation

bare rigtig rigtig mange af de transkønnede der ikke har lyst til fordi det ikke er forbundet med seksualitet men det er forbundet

virkelig at der må være noget de konservative ikke har forstået i den her kompleksitet

derfor er det vi må opnå i vores samfund ikke at vi begynder at udviske

det vi gør i vores samfund er at vi anerkender at man er et lige så godt menneske selv om man er transperson og ens fremtoning og personnummer derfor ikke nødvendigvis er i overensstemmelse

at der er nogle mennesker der gerne vil leve som et andet køn det groteske i det her forslag er at det i ramme alvor kommer fra en regering

har sammenligningerne hverken med højde eller apartheid

til at leve det liv de ønsker

lovforslaget imødekommer vi et stort og mangeårigt ønske

transkønnede har mulighed for eller ønske om

og der kan være risiko forbundet med det

oplever sig som transkønnede

om en juridisk anerkendelse af at de tilhører det køn som de identificerer sig med med lovforslaget

den enkelte mulighed for at gennemføre de juridiske og sociale aspekter

effekter for mange af hverdagens situationer kan blive lettere og mere værdige for den enkelte

er overensstemmelse mellem personnummer og den enkeltes fysiske fremtræden

for eksempel jobsamtaler legitimering ved indkøb deltagelse i valghandlinger og så videre

mulighed for at leve det liv som de ønsker samtidig gør det også

i forhold til den internationale udvikling hvor lande vi normalt sammenligner os med ikke længere stiller krav om operative indgreb som betingelse for juridisk kønsskifte jeg forstår godt behovet for at

forhold til diskussionen om vejledning

indkaldt til kønsspecifikke screeningsundersøgelser som for eksempel mammografi derudover følger det også af den almindelige vejledningsforpligtelse for offentlige myndigheder at til at vejlede om konsekvenserne af at der tildeles et nyt personnummer i overensstemmelse med det køn som den pågældende oplever sig som

ligesom ministeriet vil henvise til relevante kompetente myndigheder for nærmere vejledning for eksempel vejledning om muligheden for at benytte screeningstilbud det er helt efter bogen om

sådan en vejledning skal foregå og jeg glæder mig i sagens natur

til den nærmere diskussion i forbindelse med udvalgsbehandlingen for at kunne svare på spørgsmål der måtte opstå jeg synes det ville være godt hvis der kom et endnu større flertal for

må det være være alt nok og risikoen for

i den her forbindelse finder vi er meget meget meget lille i forhold til de muligheder der i øvrigt er

en tillid til og en

den anerkendelse der ligger i at din kønsidentitet

et spørgsmål om din egen identitet og dermed også din oplevelse af

altså det er jo forskellen på frihedsbegreberne her den radikale accepterer ikke verden som den er men prøver at omdefinere den sprogligt når det ikke kan lade sig gøre i praksis det er jo det der er

jeg synes det er meget underligt og det har ikke noget med frihed at gøre som flere ordførere har sagt ingenting

gå ind i svømmehallen og i bad

jeg tror ikke det er det der skal være barrieren i det her forhold så synes jeg det bliver en lille smule fortænkt i forhold til hvad virkeligheden er

meget meget tæt på at ville insistere

den måde man ser sig selv på og den måde man forstår sit eget køn på

den virkelighed man lever i og jeg skulle hilse

at de sammenstød der så er når man identificerer sig med sit personnummer som det andet køn end det man klæder sig som opfører sig som den kønsidentitet man har føles som en særdeles

stor ting i virkelighedens verden fordi vi tit identificerer os med vores personnumre det er nemlig fuldstændig

det er jeg uenig i jeg oplever at der er mennesker som siger jamen jeg har et andet køn

også kan se sig afspejlet over for myndighederne på den måde og man afspejler sig nu engang over for vores myndigheder via sit cpr nummer det gælder ved en valghandling det gælder i en lang række forskellige sammenhænge det synes jeg er helt almindelig ligefrem respekt

en mand ikke bliver indkaldt til mammografi gælder det så også omvendt altså at en mand der får juridisk kønsskifte til

vedkommende så indkaldt til mammografi

om så det ikke længere afspejler det biologiske køn og det sidste jeg

mener ministeren at den definition

fantasi til at forestille mig at man kan få sådan en

kan være nødvendige eller betingede af ens

der vil ikke være den automatik forbundet med det som kommer af at man har et personnummer som gør at man kommer ud

det har jo lige præcis konsekvenser det er derfor det betyder noget

synes ikke at cpr systemet skal laves om jeg mener at cpr systemet skal afspejle køn

handler om at give nogle mennesker mulighed for at leve det liv de gerne vil

at der er værdighed og så man kan have en let og helt almindelig hverdag det er ikke særlig spidsfindigt

det handler bare om det enkelte menneskes mulighed

rapporten fra arbejdsgruppen igennem på sin vis er det jo i hvert fald en lille smule tankevækkende at det eneste land som regeringen har kunnet spænde foran sig og som har noget der bare ligner det regeringen foreslår er argentina henset til ministerens egen tale kunne man jo så tillade sig at spørge i forhold det med at man skal vise respekt mv om det så også betyder at lande som norge sverige og

navn men det jeg egentlig gerne vil høre ministerens holdning til

hvorfor man ikke fra regeringens side har lyttet til foreningen af transkønnede i danmark

et meget holdningsmæssigt valg og det står vi jo selvfølgelig

indledning at at man fra venstres side er enig så langt at man ikke vil kræve kastration jeg håber så at vi kan komme derhen at vi kan tage skridtet fuldt ud og sige at

bliver vurderet om man er syg eller ikke syg at man viser den respekt for den enkeltes vurdering af sig selv

det er netop ud fra den begrundelse som ministeren også fremhæver her i dag

alle og enhver kan søge derhjemme og efter en refleksionsperiode

er det godkendt af cpr kontoret i ministeriet de ønskede sådan set at der skulle være den her udtalelse fra egen læge og det er blot det

at det her er noget som alle og enhver vil sidde hjemme ved pcen og overveje om de skal kaste

jeg har meget meget stor respekt for den situation man er i hvis ens fysiske køn ikke stemmer overens med ens kønsidentitet jeg tror det er mennesker som lever i en på mange måder vanskelig situation og som har brug for at leve i et samfund som bliver stadig mere tolerant og som også finder måder at håndtere

at man fremstår som et andet køn og

at vi har haft noget grundlag for at begynde den diskussion det ville kræve meget mere vidtgående overvejelser

at transkønnethed i psykisk sygdom

personnummer som svarer til det køn man oplever at have det bygger selvfølgelig på en meget ligefrem grundholdning kan man sige

at man bliver sikret sundhedsmæssigt i det her land

for eksempel hvilket omklædningsrum man skal gå ind i

ind

til at leve det liv man gerne vil at man kan blive mødt af myndigheder som respekterer den kønsidentitet man har

at ordføreren mener at det skal være en meget stor juridisk diskussion men men det at finde løsninger er jo det vores samfund består af

og mit bud er at det her lovforslag ikke vil ændre situationen i landets omklædningsrum eller svømmehaller eller hvad det nu kan være fordi det jo er sådan i hverdagens virkelighed at der er mennesker som har ét fysisk køn

der måtte anvise en eller anden løsning

uanset at de fleste naturligvis finder en pragmatisk fornuftig løsning

jo nødt til i sidste ende i et samfund

at man bliver vejledt om konsekvenserne af

personnummer og dermed også om hvad det er for et ansvar man påtager sig

derfor tror jeg det er helt afbalanceret

også kan fastholde at der er lige adgang

må

for sig for det ene hænger jo sammen med det andet lad det være sagt med det samme der er elementer i lovforslaget som vi kan støtte ligesom der er elementer vi ikke kan støtte uanset hvem man er hvilket køn man har hvilken kønsidentitet eller hvilken seksuel orientering man

man krav på at blive behandlet med respekt det gælder naturligvis også de mennesker som ulykkeligvis oplever at være mennesker der er fanget i forkerte kroppe som vi har hørt transpersoner udtrykke det venstre ønsker at transpersoner behandles med lige respekt og lige rettigheder retten til selv at bestemme hvordan man vil leve hvordan man vil se ud hvordan man omgås andre mennesker

essentiel for venstre derfor kan vi grundlæggende støtte at der bliver bedre muligheder for personer som oplever et misforhold mellem det biologiske køn

uden krav om kastration eller andre kirurgiske indgreb der er ingen tvivl om at transpersoner netop nu oplever en slags positiv opmærksomhed både nationalt og internationalt tænk bare på forrige weekends melodi

at kunne leve det liv man ønsker på de præmisser man har valgt inden for en given ramme og måske vigtigst af alt med omverdenens accept i danmark er myndighedsalderen atten år derfor giver det god mening at ændre aldersgrænsen fra en og tyve til atten år for kønsskifteoperationer således at aldersgrænsen følger myndighedsgrænsen ligesom det giver god mening at ændre det gældende kriterium fra nitten trediverne

fordi det er utidssvarende i stedet indføres fire nye kriterier som vi fra venstres side kan bakke op om sundhedsstyrelsen har oplyst at der aldrig er andre klinikker end sexologisk klinik som har søgt om lov til at lave kønsskifteoperationer venstre støtter op om specialeplanlægningen og såfremt der skal ske ændringer

mener vi at det ske på baggrund af indstillinger fra sundhedsstyrelsen vi har noteret os at det netop fremadrettet er sundhedsstyrelsen som giver tilladelse til kønsskifteoperation og jeg kan forstå at der er nye vejledninger på vej vi deler regeringens opfattelse i forhold til vaccinations og screeningstilbud til kvinder som juridisk skifter køn tilbud som bortfalder med juridisk kønsskifte således at man i fremtiden selv skal opsøge de aktuelle tilbud af lovforslaget fremgår det at kvinder som har foretaget juridisk kønsskifte efterfølgende kan opnå betalt hjælp til kunstig befrugtning på det offentliges regning jeg vil gerne her sætte spørgsmålstegn ved om det er en opgave for samfundet at finansiere kunstig befrugtning til en gruppe mænd som aktivt har valgt deres biologisk kvindelige køn fra det mener jeg ikke

må man også sige b venstre vil opfordre regeringen til at trække den del af lovforslaget ud det samme gør sig gældende i forhold til ændringerne i sundhedsloven for så vidt angår de sproglige korrektioner af kvinde som ændres til den gravide og til dennes altså enten er man mand eller kvinde det må være sådan at den

er en kvinde det argumenterer regeringen jo i øvrigt selv for i forhold til børneloven som regeringen ifølge det kommenterede høringsnotat ikke påtænker at revidere i børnelovens § tretten står feks den kvinde som føder et barn

ved assisteret reproduktion anses for mor til barnet såfremt regeringen er villig til at justere lovforslaget på de

nævnte punkter er vi fra venstres side indstillet på at stemme for lovforslaget som det foreligger kan vi ikke

det nu måtte være en naturlig graviditet der kom jeg synes bare der ligger en blokering

jeg har det da sådan at har man skiftet køn juridisk fra at være kvinde til at være mand og vil man gerne befrugtes kunstigt står det jo en frit for at søge hjælp andre steder jeg kan bare ikke se at det er en opgave for det offentlige

deres forhold deres rettigheder deres muligheder i samfundet for at leve i overensstemmelse med den kønsidentitet de har jeg har sagt det mange gange i forskellige sammenhænge

jeg har det billede at et lands demokratiske dybde kendes på hvordan man behandler landets minoriteter transkønnede har haltet bagefter når det gælder rettigheder og vilkår i vores samfund derfor glæder det mig rigtig meget som socialdemokrat at vi nu kan sikre den her ændring

gunstig og den udtrykker værdighed

som følge af at vi netop har drøftet det lovforslag

behov for i sundhedsvæsenet at komme ind og få de screeninger de undersøgelser der skal til

assisteret reproduktion det var sådan det hed det var det begreb jeg mistede

der også være nogle behov for den person

tilbyde sundhed af højeste

og de foregående lovforslag at der

vejledninger til de transkønnede og at de selv skal sørge for at få sig tilmeldt eksempelvis screeningsprogrammer

ellers er gledet ud af hvis de ønsker at følge dem en anden ændring er ændringen af kriterierne

den ene ændring er at man ændrer aldersgrænsen fra en og tyve år til atten år atten år

er den almindelige grænse for myndighed det giver rigtig god mening en anden ting som har været diskuteret rigtig meget

en kønsskifteoperation skulle personen have

det bliver nu afløst af nogle helt andre kriterier

transseksualitet det skal være et vedholdende ønske fra den enkelte person

via råd og vejledning har givet udtryk for at man kan overskue konsekvenserne af en kønsskifteoperation jeg synes der er høringssvar som udtrykker meget stor tydelighed af hvordan man ude i de faglige miljøer

oplever den her problemstilling således har både danske regioner og dansk psykiatrisk selskab givet udtryk for at de synes at den lovgivning her følger den udvikling man ser både nationalt og internationalt på det her område det synes jeg er rigtig godt

at sige med glæde i stemmen jeg synes det her er et rigtig godt lovforslag og jeg synes rent faktisk at den debat vi haft her i folketingssalen med baggrund i det foregående lovforslag

ændring af cpr nummer gør min glæde endnu større for jeg troede faktisk det ville være lettere politisk

få et meget bredt flertal for en lovændring som den her

viser sig i kraft af at alle de borgerlige partier vægrer sig ved

jeg faktisk personligt men også politisk

jeg ved også

behandling jeg har givet udtryk for at hvis det

det der stilles spørgsmål til så synes jeg at målet er

at lave et kapitel helt for sig selv

eksempelvis at det skulle være en psykisk lidelse

den psykiske diagnose i forhold

transkønnede eller folk der føler at de har et andet køn end det de lige

pointere fordi jeg synes det er vigtigt der er nogle elementer der sagtens skal være gode

fertilitetsbehandling og det er måske der hvor jeg en gang imellem ikke lige forstår inde

på den baggrund er man nødt til at redigere i loven om assisteret reproduktion og i sundhedsloven fordi vi vil sikre at en person med en livmoder altså en biologisk kvinde også i fremtiden skal kunne få abort svangreomsorg fosterreduktion og behandling med assisteret reproduktion desuden vil dette lovforslag også betyde at ændrer reglerne om kastration i en synes vi noget mere moderne retning

for at kunne blive kastreret som led i kønsskifte og det mener vi naturligvis bør ændres så det bliver mere tidssvarende således vil det med forslaget kræve en diagnose som transseksuel at opnå kastration som en del af et kønsskifte

nedsættes fra de nuværende en og tyve år til atten år

der foreslås for juridisk kønsskifte og

bliver grænserne sammenlignelige

det giver transkønnede nogle muligheder som de har efterspurgt i radikale venstre har vi alle dage kæmpet for grundlæggende værdier som ret til forskellighed og ligeværd og det fremsatte lovforslag passer godt ind her vi ser det som en helt naturlig ting at vi får kigget en gammeldags lovgivning efter i sømmene

fællesskab kan sikre at det bliver lettere for transkønnede at leve deres liv som dem de er

har fået stillet diagnosen transseksualitet var

lovforslaget da vi i tråd med de fleste organisationer ikke mener at det er rimeligt at transkønnede skal diagnosticeres

reel vilje fra fra regeringen det er rigtigt at man arbejder på det

en hundrede og to og firs det andet lovforslag vedrørende juridisk kønsskifte giver den enkelte valget

eget liv lægger denne formulering op til en fortsat bevarelse af transkønnethed som en psykiatrisk diagnose ligesom man fastholder at være sexologisk klinik der vurderer hvem der kan få kastration og det er vi

om at få den funktion det er sådan vi har bygget det op i respekten for det

måde politisk har lagt ansvaret fra os

fra vestjylland sønderjylland nordjylland skal transportere sig sig til sexologisk klinik på rigshospitalet en til to gange om måneden

så er det det man går efter men hvis der er kompetencer flere

man kan få nok patienter borgere igennem til at få erfaring

så svært men jeg synes også bare nogle gange vi som politikere

ansvaret fra os vel vidende at

sexologisk klinik på rigshospitalet hvis man bor oppe i nordjylland og jeg kan heller ikke se

juridiske kønsskifte

sjælelige lidelser som en del af kravet for at man kan få en kastration og dermed det fulde kirurgiske

for det tredje nedsætter man aldersgrænsen fra en og tyve år til atten år for at kunne få

forbedringer som vi godt kan støtte

nu skriver man så

det kan man simpelt hen aldrig opnå alene af den grund at transkønnethed i definitionen af begrebet er et subjektivt fænomen som man dermed ikke kan diagnosticere sig frem til og derfor mener vi at kriterierne for at kunne få adgang til behandling burde være at sig selv som transkønnet altså at man lever op til det her subjektive kriterie at det er et vedholdende ønske

kontraindikationer for behandlingen det kunne for eksempel være psykiatriske kontraindikationer eller somatiske kontraindikationer som der også kan være hvis det handler om hormonbehandling eller kirurgisk behandling det burde sådan set være tilstrækkeligt for at kunne få adgang til behandling som det også fremgår af

som man anerkender som transkønnede men som alligevel ikke kan få adgang til behandling fordi de ikke lever op til

i lovforslaget også at det skal være et længerevarende forløb og som

specielt for sundhedsvæsenet der taler man jo normalt om

er det altså et mål i sig selv at det er et langtvarigt forløb jeg synes det er ærgerligt at der ikke bliver sat en grænse for hvor lang tid det må tage der er ingen øvre grænse her

to år fire år seks år før folk får enten tilsagn eller afslag på at de kan få adgang til behandling

transkønnede vi er også enige i at det bør være muligt at få behandling andre steder end på sexologisk klinik men det drejer sig primært om hormonbehandlingen og

kirurgiske indgreb i forhold til kønsorganer og

mener vi faktisk at man burde overveje at lave et nordisk samarbejde for at kunne hæve kvaliteten ad den vej

så at tale om kvalitet i den sammenhæng synes jeg godt nok er

lovforslag om ændring af cpr reglerne så personer der oplever sig som tilhørende det andet køn kan få tildelt et nyt personnummer for det andet ændres kriterierne for hvornår der tillades varig kastration med henblik på kønsskifte for at tage det første først er det jo helt klart for dem der fulgte debatten om l en hundrede og to og firs for lidt siden at det kunne liberal alliance ikke være med

netop er fremført om det synspunkt til gengæld vil jeg godt understrege at vi ikke har nogen som helst ambition om at tage de borgere der vælger at ændre deres cpr nummer

ligesom alle andre der har brug for sundhedsvæsenets assistance kunne få den nødvendige hjælp helt konkret skal en person med en livmoder således fortsat kunne modtage svangreomsorg abort fosterreduktion og behandling med assisteret reproduktion alt andet

til den del af forslaget der handler om kriterierne for hvornår der tillades varig kastration med henblik på kønsskifte må jeg også straks konstatere at det er noget vi kan støtte det nuværende kriterium i sundhedslovens § en hundrede og femten stykke en hvorefter ansøgerens kønsdrift skal medføre betydelige sjælelige lidelser eller sociale forringelser for at der kan gives tilladelse til kastration med henblik på kønsskifte er ikke bare oldnordisk af ordlyd det er også udtryk for en absurd moralisering og et formynderisk menneskesyn selvfølgelig skal frie borgere oplyst kunne træffe valg om kastration som led i kønsskifte hvis ansøgeren har fået stillet diagnosen transseksuel og har et vedholdende ønske om kastration og kan overskue konsekvenserne af

og pludselig bliver definerende for hele vores måde at opfatte

vi også modstandere af det her lovforslag for det er som sagt nødvendigt i et samfund at opretholde visse normer og definitioner køn er rigtig vigtigt og igen det er

udtryk for at det er det er det i forhold til selvopfattelse men det her lovforslag viser jo på ganske tydelig vis synes vi hvordan det

ikke bare juridisk men også praktisk og fysisk jo altså har en ret afgørende betydning hvilken krop man nu engang er endt i derfor finder vi det direkte problematisk at loven nu skal ændres så sundhedsloven fremadrettet ikke længere må indeholde ordet kvinde i en række bestemmelser men at det nu skal erstattes af ordet person vi er ikke tilhængere af et multikønsligt samfund med mange kønslige kategorier

man enten kvinde eller mand og derfor vender vi os imod at ordet kvinde nu erstattes af person med livmoder

person med mindst en testikel altså undskyld men jeg vil ikke karakteriseres som en person med livmoder jeg vil gerne karakteriseres som kvinde og man kunne fristes til at tilføje at det jo lige præcis også

transpersoner så hvem er det egentlig man glæder ved at udviske det her begreb fuldstændig

har fået fjernet livmoderen på grund af cancer eller andre sygdomme

person med livmoder og får de så heller ikke længere indkaldelser til lægeundersøgelser altså det vil sige sådan i virkeligheden

i vores samfund som allerede i dag har mulighed for at skifte køn

og uhåndgribeligt men decideret grotesk når transpersoner der er blevet til mænd på papiret

men helt ærligt hvis man har et indgående ønske om at være mand skal man så reelt stadig væk have adgang til kunstig befrugtning og blive mor når der i sundhedsloven står at kvinder sikres tilbud om brystundersøgelse

fordi personen

der intet fysisk kønsskifte har fået

problematisk at transpersoner pludselig bliver diskrimineret

og vaccinationstilbud argumentationen fra ministeren er

man skal fremstå som det køn man

skiftet til fremstå som det køn man er skiftet til jeg gentager lige

så kun for helbredsundersøgelser

en gruppe mennesker komplet i stikken for man har

for eksempelvis livmoderhalskræft blot fordi man har fået juridisk kønsskifte når nu regeringen vælger at fremsætte det her lovforslag

kunne man da som minimum sørge for at transpersoner

ikke stilles ringere end andre i forhold til helbredsundersøgelser

med mulighed for juridisk kønsskifte med de ændringer af sundhedsloven der følger som også afspejler den virkelighed at der faktisk findes mennesker

når man vælger ikke at se virkeligheden i øjnene uanset hvor ærgerlig og tragisk den virkelighed så måtte være for det enkelte menneske

skal respekteres at man føler sig som mand og derfor ikke skal indkaldes til sundhedsundersøgelser eller om det netop ikke skal respekteres at man føler sig som mand og dermed tilbydes kunstig befrugtning

en underlig dobbelthed der ligger i det her forslag og det illustrerer i virkeligheden

hvor fuldstændig problematisk og dermed umuligt det her projekt

vores lovgivning bare ikke været indrettet til tidligere nu prøver vi at gøre det hvorfor skal vi ikke lade vores lovgivning afspejle den virkelighed

er transkønnede det forstår jeg simpelt hen ikke

lyst til at vi ikke længere kan definere os som mænd og kvinder

er interesseret i derfor må vi bare forholde

er født med et fysisk

med sine

være mand det synes jeg bare ikke afspejles i det

er det konservative folkepartis holdning fordi det jo er her vi gerne vil komme de personer i møde

kønsidentiteten der er det vi laver

i forhold til det omkring sundhedsvæsenet synes jeg også jævnfør den lovgivning der ligger her at

det ændrer heller ikke på at jeg synes det er meget underligt at

gøre op med kønsdefinitionen

til at defineres som en person

defineres som og at en mand skal defineres som en person med mindst en testikel altså undskyld mig skal vi virkelig forfladige

så meget for at prøve at imødekomme

hvor man ikke fuldt og helt og hele vejen er ét køn uanset hvor trist man måtte

har behov for for at kunne udleve den identitet de gerne vil at der bliver lavet nogle justeringer

altså at det konservative folkeparti holder fast

der er da intet til hinder for at almindelige kvinder

til den lillebitte minoritet i vores sundhedsvæsen som vi synes vi med lovgivningen her

kvinder det er at gøre mig til en omvandrende livmor

konsekvens af det forslag som blev behandlet forud for det her nemlig ændringen af cpr loven som gør det muligt for de personer der oplever et misforhold mellem det biologiske køn og det køn som

og identificerer sig med at opnå et juridisk kønsskifte den foreslåede ændring af cpr loven er udtryk for at der efter regeringens

ikke bør være unødige hindringer i vejen for et juridisk kønsskifte for personer der oplever det misforhold

og lovforslaget imødekommer på den måde et stort og i øvrigt mangeårigt ønske de foreslåede ændringer i cpr loven indebærer at man ikke skal have fjernet kønskirtlerne for at få foretaget kønsskifte

også er blevet nævnt at foretage rettelser i sundhedsloven og i loven om assisteret reproduktion så det sikres at en biologisk kvinde fortsat kan få tilbudt ydelser vedrørende svangreomsorg abort fosterreduktion og behandling

af assisteret reproduktion

den anden del af forslaget er en modernisering af reglerne om kastration det tidligere kriterium om at man skulle have en sjælelig lidelse for at få tilladelse til kastration foreslås nu erstattet med det mere nutidig nutidig og og retvisende kriterium om at man efter ansøgning får tilladelse til kastration som led i et kønsskifte hvis man har fået stillet diagnosen transseksuel

så foreslås det og det synes jeg er helt naturligt at aldersgrænsen nedsættes fra en og tyve år til atten år så den svarer til den almindelige myndighedsgrænse

så også parallel med den foreslåede aldersgrænse for det juridiske kønsskifte det er mit håb at de her ændringer vil være med til

styrke vilkårene for transkønnede her i landet og jeg ser frem til den videre debat

hen ad vejen men helt grundlæggende bevæger vi os

større tolerance vidsyn og udsyn det synes jeg

have assisteret reproduktion hvis man

har mulighed for

man følger det biologiske eller det juridiske køn på sundhedsområdet

familiemønstre end dem som fru charlotte dyremose kunne ønske sig der er homoseksuelle der er oven i købet familier der bliver skilt jeg ved godt det lyder hårdt men så er der papmor og papfar som også skal ind over i forskellige sammenhænge og så er der de transkønnede jeg synes i virkeligheden at det vi gør her er at forholde os til moderne familiemønstre

i år to tusind og fjorten og jeg tror i virkeligheden

og den assisterede reproduktion det vigtigste for os her i folketinget

er kærlige og omsorgsfulde og vil behandle de børn ordentligt og ikke hvilken kasse man kunne

at alt det her kønsrelativisme skal kastes op i luften og

de her biologiske kvinder som jeg nu kan forstå er det nye begreb ikke skal have den her indkaldelse til brystscreening

så transkønnede ikke optræder sammen psykiske diagnoser kan ministeren så

af whos fysiske sygdomme og pulje dem alle sammen

på forskningsklinikkerne har valgt at bruge en samlet betegnelse som så kaldes funktionelle lidelser

samle begreberne så mulighederne for

vælge den måde vi vil leve på

og at omgås de mennesker

nu har jeg spurgt de to tidligere ordførere fra henholdsvis

ministerens eget parti socialdemokraterne og

børneloven men at man gerne vil ændre i sundhedsloven

at man med den ene lovgivning

men at man i børneloven ikke synes det er vigtigt

inkludere en gruppe kan ministeren komme med et godt svar

at ministeriet vil følge udviklingen på området og løbende vurdere om en præcisering eller ændring af børneloven også i relation til andre spørgsmål om faderskab moderskab og medmoderskab

jeg forstår godt spørgsmålet men man må også sige at hvis man nu skræller

teknisk karakter og derfor absolut håndterbart det der er det grundlæggende spørgsmål

sikre det her udsyn og vidsyn

jeg hører ministeren sparke bolden over til et andet ressortområde med en besked om at

ministeren

at der er nye vejledninger på vej om kønsskifte og jeg vil gerne her spørge om ministeren vil oversende de vejledninger

men i og

er en diskussion som jeg behøver at have med mig selv eller min side af salen jeg oplever at det her i høj grad er en diskussion

og frisindet

på om der er nogle af kategoriseringerne som er stigmatiserende og kunne opfattes sådan og jeg synes at en af dem som ligger i det område præcis

den har en kode i et kapitel om psykiske sygdomme og personlighedsforstyrrelser og det med personlighedsforstyrrelser

have noget ønske om at folk skal have lov til at leve

så længe de ikke skader andre mennesker det er simpelt hen noget sludder det har intet med liberalisme at gøre det har intet at

være liberal at man kan give folk et cpr nummer på baggrund af at

på en bestemt måde det er simpelt hen noget sludder at stå og sige det

have lyst til at bestemme hvordan mennesker lever deres liv

cpr nummer som knytter sig til et

det skulle ministeren holde sig for god til efter

bekostning af andre men her taler vi om at give en frihed til nogle mennesker hvor det ikke er på bekostning af nogen andre

den type frihed vil vi ikke give det kan kun være fordi

en snævertsynethed i forhold til de mennesker som der

tager man friheden fra nogle andre nemlig os alle sammen i et fællesskab men her står vi med et forslag som ikke tager friheden fra nogen her står vi med et forslag som kun giver frihed og alligevel oplever jeg venstre konservative dansk folkeparti og ikke mindst liberal alliance sige vi er ikke til frihed

gode muligheder for at diskutere

eller anden behandling for personer der oplever et misforhold mellem deres biologiske køn og det køn som de pågældende oplever at tilhøre og identificerer sig med

vi skal behandle i dag fokuserer på transseksuelles behandlingsmuligheder i sundhedsvæsenet det er et område under udvikling og sundhedsstyrelsen er pt ved at udarbejde en ny vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer sundhedsstyrelsens kommende vejledning vedrører de situationer hvor der er uoverensstemmelse imellem den oplevede kønsidentitet og det biologiske køn

der er et ønske om kønsmodificerende behandling for en god ordens skyld vil jeg gerne understrege at den sundhedsfaglige udredning af en person med kønsidentitetsproblemer alene er relevant når personen ønsker kønsmodificerende behandling i form af hormonbehandling og kirurgi herunder kastration vejledningen der er på trapperne vil blive sendt i høring og vil præcisere den omhu og samvittighedsfuldhed

som lægen skal udvise ved udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer uanset om behandlingen finder sted i offentligt eller privat regi den fastlægger også ansvarsfordelingen mellem de involverede sundhedspersoner derfor er vejledningens udgangspunkt selvfølgelig både autorisationsloven og

vil beskrive at udredning og behandling af voksne transseksuelle kræver særlig ekspertise forankret i et fast multidisciplinært team som består af speciallæger i psykiatri gynækologi

det er væsentligt for at der kan være den fagligt kompetente og kontinuerlige indsats omkring patienten så patienten bliver udredt grundigt det er min forventning

kommende vejledning fra sundhedsstyrelsen

mellem det højt specialiserede niveau andre sygehuse og speciallæger så eksempelvis

en gynækologisk afdeling

når det så drejer sig om om de nærmere forslag i b fem og firs eksempelvis om at speciallæger skal skal spille en større rolle i udredningen og behandlingen har sundhedsstyrelsen tidligere vurderet at det ikke vil være i overensstemmelse med autorisationslovens krav om at udvise omhu

iværksætter en hormonbehandling uden en forudgående grundig udredning der forudsætter tværfaglige specialiserede lægefaglige kompetencer når det drejer sig om eksempelvis brystfjernelse

helt grundlæggende et spørgsmål om at sikre at patienten er udredt ordentligt før man går videre med uigenkaldelige indgreb i den forbindelse har sundhedsstyrelsen og patientombuddet tidligere vurderet

udtryk for manglende omhu og samvittighedsfuldhed at foretage brystfjernelse på en person med ønske om kønsmodificerende behandling

del af det er vigtig der er tale om faglige vurderinger som har til formål

om patientens sikkerhed og det vigtigste må være at fokusere på patientens sikkerhed især når der er tale om behandlinger som jo ikke kan laves om

sundhedsstyrelsens kommende vejledning tager udgangspunkt i de rammer der er for sundhedsvæsenet i almindelighed og det er min opfattelse at transkønnede skal behandles på lige fod med andre i sundhedsvæsenet det betyder også

må være de samme rammevilkår der skal gøre sig gældende hvad enten man søger behandling for et brækket ben en depression

udredning eller behandling uanset hvilket regi man behandles i og det skal ske i overensstemmelse med autorisationslovens krav om omhu og samvittighedsfuldhed

når man udreder en patient

afklare om patienten samtidig har ubehandlede legemlige eller psykiske lidelser der kan tale imod behandlingen

også være relevant at se på misbrug eller sociale problemer så man ved om det er rigtigt at iværksætte en eventuel behandling som en del af et udredningsforløb for transseksualitet må det altså også undersøges hvorvidt patienten samtidig har psykiske lidelser i beslutningsforslagets bemærkninger er der referencer til at dette tilsyneladende opfattes som kritisabelt

opleves krænkende det synspunkt synes jeg der er grund til at anholde og stille sig uforstående over for og jeg tager afstand fra den stigmatisering det indebærer af psykisk sygdom set fra mit synspunkt er det relevant at sikre sig at der ikke er sygdomme der taler imod behandlingen hvad enten de er somatiske somatiske det var det som jeg indtil for ganske få måneder siden kaldte fysiske eller psykiske det giver mig samtidig anledning til at understrege at transseksualitet hverken er en somatisk eller psykisk lidelse og at sundhedsvæsenet ikke betragter transkønnede som syge men der er tale om en situation hvor en person oplever uoverensstemmelse mellem den oplevede kønsidentitet og det biologiske køn og derfor søger kønsmodificerende behandling i sundhedsvæsenet

når det drejer sig om det offentlige sundhedsvæsens tilbud til transkønnede er det mit udgangspunkt at transkønnede skal have ret til behandling af høj kvalitet præcis som enhver anden patient i vores offentlige sundhedsvæsen derfor synes jeg heller ikke at der er grund til at slække på de kvalitetskrav man stiller på området for udredning og behandling af transseksualitet ved at fravige reglerne

specialeplanlægning på det her område netop for at sikre høj faglig kvalitet i behandlingen helhed i patientforløbet

og den bedste udnyttelse af ressourcerne har vi jo regler om specialeplanlægning i sygehusvæsenet specialeplanlægningen handler om at samle planlægningen af det offentlige sygehusvæsen og opgavefordelingen mellem forskellige specialeniveauer det er helt grundlæggende i den sammenhæng at der er sammenhæng med den sundhedsfaglige erfaring kvalitet og volumen på individ på enheds og på sygehusniveau det er sundhedsstyrelsen der fastsætter kravene til specialeplanlægningen det er sundhedsstyrelsen der godkender specialfunktionerne det gør styrelsen ud fra faglige betragtninger som fokuserer på

i behandlingen og sammenhæng i patientforløbene når sundhedsstyrelsen

lægger styrelsen vægt på hvorvidt der er tilstrækkelig kapacitet aktivitet erfaring og ekspertise kompetencer og muligheder for assistance samarbejde og faciliteter en helt grundlæggende præmis for specialeplanlægningen er derfor at øvelse gør mester så lægerne får den nødvendige erfaring til at udrede og behandle og det forudsætter jo bla at

er en vis kapacitet og et tilstrækkeligt patientgrundlag ligesom

være et fagligt miljø med erfaring og ekspertise på området for udredning af transseksualitet er det sundhedsstyrelsens opfattelse

en sådan karakter at det er højt specialiseret fordi udredning af transseksuelle kræver særlig ekspertise forankret i et fast multidiciplinært team så patienten udredes kompetent og grundigt udredningen foregår i dag på sexologisk klinik i region hovedstaden specialeplanen er altså udtryk for en faglig vurdering inden for reglerne og jeg hverken kan eller vil ændre

sundhedsfaglige vurderinger der ligger bag patienter der søger udredning og behandling i sundhedsvæsenet for kønsidentitetsproblemer skal mødes med åbenhed med værdighed og respekt præcis som alle andre patienter og præcis som alle andre patienter skal de have mulighed for at modtage behandling af høj kvalitet på den baggrund kan regeringen ikke støtte beslutningsforslaget men regeringen har naturligvis fortsat fokus på området for transkønnedes vilkår

at der foregår en psykiatrisering af patienterne altså at man gør dem psykisk syge sådan opleves det på klinikken bare så det er slået fast

at diskutere en vejledning på det her område som vi andre ikke kender men det er så vilkåret for debatten vi har til gengæld hørt

her i sidste uge noget af det som som vi foreløbig hører må jeg sige bekymrer mig temmelig meget det er jo sådan at man i dag faktisk har flere speciallæger

mange af dem ser flere end man gør på sexologisk klinik altså øvelse gør mester princippet lever de i den grad op til men det vi hører er altså at man med vejledningen lukker ned for

det er jo en dagsrejse fra mange steder i jylland

når man skal være så mange timer væk

have mulighed for at leve et liv på linje med os andre

effektivitet i ressourceanvendelsen som vores specialeplanlægning er udtryk for skal jeg forstå det konservative folkeparti sådan

en koordineret styret behandling som man for eksempel kunne lave ved at have en jysk filial af sexologisk klinik og dermed give dem lidt lettere praktisk adgang til at få den her behandling som

sige at noget af det som som jeg synes der er grund til at kigge på

når diagnosen er givet når udredningen er gennemført og der skal laves vedligeholdelsesbehandling

hundrede og ni og firs om juridisk kønsskifte og deraf følgende konsekvensændringer af sundhedsloven som vi netop har behandlet her i folketingssalen enhedslisten foreslår med beslutningsforslaget her at bryde med sexologisk kliniks monopol lad mig understrege at uanset hvem man er hvilket køn man

eller hvilket tøj man går i har man krav på en værdig behandling fra venstres side har vi stor sympati for forslaget det afspejler en reel problematik som mange af os her i folketinget jo arbejder med i det daglige nemlig hvordan

er der for mig at se to ting i det for det første

aldrig været andre klinikker som har søgt om tilladelse til behandling af transpersoner jeg finder det derfor i udgangspunktet svært at tale om et monopol

jeg gerne gøre det klart at venstre bakker op om sundhedsstyrelsens specialeplanlægning

vejledning som sundhedsstyrelsen i november to tusind og tolv annoncerede at man arbejdede på så vidt jeg er orienteret kommer sundhedsstyrelsen inden for få uger med en ny vejledning beslutningsforslaget her

som sundhedsstyrelsen reelt allerede har sat i proces fra venstres side vil jeg gerne gøre det klart at transpersoner såvel som andre patientgrupper skal mødes med behandlingstilbud af høj kvalitet

vi kan fra venstres side ikke støtte forslaget her fordi vi ønsker at afvente den kommende vejledning fra sundhedsstyrelsen

forbedre de transkønnedes vilkår og rettigheder i danmark de viser at

regeringen har sat de transkønnedes vilkår og rettigheder højt på dagsordenen det afspejler også at det der er skrevet i regeringsgrundlaget

beslutningsforslag her vil sikre transkønnedes ret til selv at vælge behandling og enhedslistens forslag vil også sikre transkønnedes ret til selv at vælge behandlingssted jeg vil blot sige at det

altså er en ret som ingen andre patienter og borgere har

nogle enkelte grupper der har rettighederne men det er de borgere som selv betaler kosmetiske operationer de kan tillade sig at stille de her krav det er grunden til at socialdemokraterne ikke støtter det her beslutningsforslag i det offentlige sundhedsvæsen

skal der lægges vægt på faglige vurderinger det skal være sådan at den faglige vurdering sker i et samarbejde og en dialog med patienten også når det gælder udredning og behandling

sundhedsstyrelsen anser vejledning og rådgivning

det har jeg ikke lyst til at kritisere sundhedsstyrelsen for sundhedsstyrelsen siger at der skal være især tre kompetencer til stede når man rådgiver og vejleder transkønnede det skal være psykiatrisk erfaring

anerkende enhedslistens synspunkt om at

være ønskeligt med flere behandlingssteder men som sagt vil jeg ikke kritisere sundhedsstyrelsen og specialeplanlægningen for at det ikke er andre steder men

det eneste sexologiske institut ved et universitet

give muligheden for at man der kunne have de højt specialiserede funktioner

der har engageret os meget i det her område med transkønnede har i årevis hørt om dårlig omtale og dårlige oplevelser

i det vestlige danmark men det må ikke gå ud over kvaliteten socialdemokraterne støtter ikke det her forslag men vi drøfter meget gerne med enhedslisten og andre partier de fælles synspunkter og ønsker der måtte være

står at man som transperson skal have ret til selv at vælge behandling og behandlingssted mig bekendt

har jeg aldrig i hvert fald som privatperson været hos en læge hvor jeg kunne fortælle lægen hvordan jeg ville behandles men det er jo også lægen der er uddannet og alt andet lige må det

der som fagperson fortæller mig at hvis jeg fejler noget

det den og den måde her behandlingen skal foregå på det er vel egentlig derfor

det eneste sted hvor man kan have ret til selv at vælge behandling og behandlingssted

man også selv betaler og så er det typisk nogle skønhedsoperationer hvilket jeg

nogen der skulle være i tvivl

i bemærkningerne til forslaget hvor der står

sexologisk klinik ved rigshospitalet

kompetence til at udrede transpersoner og vurdere om kønskorrigerende behandling kan iværksættes eller om ønsket om behandling skal afslås og så står der således afviser klinikken hvert år patienter

som vi har hørt med de to sidste forslag ikke

igennem alt det her det er ikke så forfærdelig mange mennesker

er er så specialiseret

der kun er ét sted i landet hvor man kan få behandlingen og ja så er det selvfølgelig lidt besværligt

komme frem og tilbage og der kan godt gå en hel dag så i

fokus rettet mod mulighederne for at leve som de er

med den lovgivning og det system der omgiver dem

gang med at producere en ny vejledning i forhold til udredning og behandling hvor der naturligvis kigges på de udfordringer som transkønnede møder som de rent faktisk møder

før en kønsskifteoperation kan foregå ordentlig

etablere samarbejde mellem speciallæger og gynækologer og det højt specialiserede niveau

i den specifikke situation

vi skal

sikres ordentlige betingelser

som også vi medgiver kan virke rigidt

med på at kigge på transområdet

vi mener dog ikke

hvor det fremgår at udredning af transseksualitet er

hvorfor det varetages på sexologisk klinik det er simpelt hen her ekspertisen

er en læge en psykiater sammen med andre specialer der kan afgøre hvorvidt man er transseksuel

adgang til behandling så derfor spørger jeg hvad mener man egentlig

ens egen identitet der afgør om man er transkønnet

behandling af transkønnede vi finder det yderst vigtigt at transkønnede har mulighed for at søge behandling andetsteds end på sexologisk klinik når det kommer til behandling af transkønnede i form af hormonbehandling eller operationer er det selvfølgelig vigtigt at de transkønnede får kvalificeret behandling derfor er det også vigtigt at

behandling til transkønnede bliver kvalificeret gennem sundhedsstyrelsen sundhedsstyrelsen er ved at udarbejde en vejledning om udredning og behandling

kønsidentitetsproblemer og tilladelser til kønsskifte vi håber at denne vejledning vil give mulighed for at andre behandlingssteder kan søge om godkendelse

det er det man lidt lægger op til derudover

ønsket om et nordisk samarbejde da vi håber at dette kan være med til at styrke behandlingen og især sikre at kirurgiske indgreb

på nuværende tidspunkt henvises der allerede patienter til belgien til kirurgisk indgreb på

hvilket kan tyde på at den danske behandling ikke er tilstrækkelig når det kommer til kirurgisk indgreb på kønsdelene

det der med at der står at man skal

i dag er det jo sådan i sundhedsvæsenet at det altid er en læge der vurderer hvilken behandling man

så det går jeg også ud fra

ikke er en psykiatrisk lidelse der er baggrunden for ønsket om behandling

er et spørgsmål om at man har en hormonforstyrrelse eller en hjertesygdom eller en nyresygdom der gør at man ikke kan tåle hormonbehandlinger selvfølgelig skal en læge

stilling til det så det vi gerne vil gøre op med er er en læge der skal definere at man er transseksuel før man kan få lov til

får ret til og langt bedre muligheder for selv at vælge behandling og behandlingssted helt konkret tages der derved et stort skridt hen imod en nedbrydning af sexologisk kliniks monopol på at tilbyde udredning og behandling som det også fremgår af bemærkningerne til dette forslag fremgår det nemlig i dag af specialeplanen at behandlingen af transpersoner er en højt specialiseret funktion som varetages af sexologisk klinik ved rigshospitalet det betyder at klinikken har kompetence til at udrede transpersoner og til at vurdere om kønskorrigerende behandling kan iværksættes eller om ønsket om behandling skal afslås

har vi i liberal alliance også noteret os

internationals rapport om transkønnedes vilkår i danmark herunder kritikken af sexologisk kliniks behandlingsformer

psykiatriseringen at transpersoner som mange patienter beskriver som krænkende på samme måde anerkender vi også at der er et problem med adgangen til behandling når der kun eksisterer et behandlingssted i hele landet sikring af at transpersoner kan søge behandling hos speciallæger uden for sexologisk klinik er derfor vigtig og vi kan til fulde tilslutte os ambitionen om at psykologer og

og varetage mindre specialiserede dele af behandlingen af transpersoner samtidig med at det vurderes om kompetencen til at foretage mastektomier

med et mere mundret ord brystfjernelser også findes andre steder end ved sexologisk klinik og om udredningsforløbet ved privatpraktiserende psykologer og hormonbehandling ved gynækologer kan suppleres af henvisning til

at det bør overvejes om mere specialiseret kirurgisk behandling skal indgå i et internationalt samarbejde således at det er muligt at hæve kvaliteten på dette område der skal således ikke være nogen som helst tvivl om at vi gerne vil være med til at sikre individets frihed også på dette område ligesom vi naturligvis til fulde tilslutter os princippet om at sexologisk kliniks monopol ophæves og at deres opgavevaretagelse udfordres af andre dygtige specialister

afgørende det er vigtigt

ulemperne ved at sexologisk klinik er placeret på rigshospitalet er et meget stort salg af ulovlige kønshormoner uden for sundhedssystemet det er problematisk og vi vil gerne minimere brugen af ulovlige hormoner derudover blev der også gjort opmærksom på hvor svært det er at skulle få tingene til at hænge sammen i hverdagen hvis man skal transportere sig meget langt og bruge

at få de her forholdsvis korte samtaler så det betyder rigtig meget med tilgængeligheden på det her område

kompetence som sexologisk klinik besidder ud til speciallæger ønsker vi at se nærmere på om ikke vi kunne lave en tilsvarende afdeling på et af de jyske sygehuse og dermed begrænse transportproblematikken for

præcisere igennem et ændringsforslag

at det altid i sidste

en læge der tager stilling til om man indleder en behandling det vi gerne vil gøre op med er at det i dag er sådan at man skal have stillet diagnosen

at det er det at man selv oplever sig som transkønnet som skal give adgang til behandling kombineret med at der selvfølgelig ikke skal være nogen kontraindikationer i form af for eksempel psykiatriske lidelser der er årsagen til ønsket om kønsskifte eller

hvorfor vil vi så det jo det vil

giver mulighed for juridisk kønsskifte og så den behandling man tilbyder alle der beskæftiger sig med det her område er jo enige

subjektivt oplevet anliggende netop at man har en anden kønsidentitet end den man er født med som aalborg universitet har skrevet til os i

vi behandlede lige før så kan man aldrig opnå en eksakt objektiv lægefaglig diagnostik vedrørende hvad det vil sige at være transkønnet

er vi ser at man på sexologisk klinik kommer ud i nogle

hvor man prøver at finde ud af om

vi hører personer der er transkønnede fortælle om

selv om de er langt over atten medbringe deres forældre til

konstrueres altså en diagnose transseksualisme som man skal leve op til som transkønnet for at få adgang til behandling

jo også derfor ministeriet svarer at der vil være nogle transkønnede som ikke kan leve op til kriterierne for transseksualisme

de kan ikke få behandling det hænger jo ikke sammen

indrettet vores system på nu ikke særlig meget med kvalitet at gøre

systemet bliver kritiseret skarpt i amnesty internationals rapport det er derfor professor i sexologi christian gros gren har været ude at kritisere det flere gange lgbt danmark ligeså så fylder den nye og kommende og indtil videre hemmelige vejledning fra sundhedsstyrelsen en del i debatten

håber at de rygter som vi har hørt indtil videre taler sandt

at man nu gør op med det der hidtil har været praksis nemlig at en række gynækologer i samarbejde med en psykolog har kunnet stå for udredning og behandling så synes jeg

virkelig alvorligt kvalitetstab for behandlingen på det her område jeg kunne godt tænke mig at høre om der er et fagligt grundlag for at gøre op med det

været nogen klager hvad siger patienttilfredsheden det eneste jeg har hørt er at man betragter behandlingen hos de gynækologer

værdig og langt langt mere respektfuld end den behandling som opleves på sexologisk klinik de konservatives ordfører var også inde på problemstillingen om tilgængelighed

en del af baggrunden for forslaget hvis sexologisk klinik i københavn rigshospitalet er det eneste sted man kan komme til udredning og behandling så er det meget meget vanskeligt for dem der bor i thisted eller i skagen eller

vi mener jeg har også forsøgt at gøre det klart i løbet af debatten men jeg håber at vi i udvalget kan samles om en beretning eller at

kan samle et flertal om en beretning som sikrer at den praksis der har været hidtil hvor gynækologer som speciallæger har kunnet

maj to tusind og elleve det er velkendt at

sf enhedslisten og liberal alliance den femtende november to tusind og elleve som led i finansloven for to tusind og tolv indgik aftalen om bedre balance i rets og udlændingepolitikken som netop indebar at den tidligere vk regerings etablering af permanent toldkontrol blev ophævet aftalen om bedre balance i rets og udlændingepolitikken indebærer at danmark i samarbejde med vores nabolande skal udføre en effektiv toldkontrol baseret på en mobil fleksibel og efterretningsbaseret indsats og det ser vi i regeringen ingen grund til at ændre på det er regeringens opfattelse at vi i danmark har

kriminalitet er et fokusområde for politiet og at opgaven omkring det er forankret i de enkelte politikredse rigspolitiet er fortsat af den opfattelse at en genindførelse af grænsekontrollen hverken er et nødvendigt

vi løbende vurderer hvordan bekæmpelsen skal finde sted det er regeringens vurdering at den måde kontrollen i dag tilrettelægges på i de grænsenære områder blandt andet ved at anvende fleksible baglandspatruljer der dukker uventet op overalt i det grænsenære område så ingen kriminel kan føle sig sikker er en mere effektiv metode til at bekæmpe disse ulovlige grænseoverskridende aktiviteter regeringen kan således ikke støtte

begå forskellige former for kriminalitet man anser

som nogen straf det er i sig selv et problem

tænke mig at spørge

her er den kritik som er kommet fra en række nabolande

det er for nemt at få narko ind gennem

transitland for indsmugling af narko

offentliggør løbende og oversender til skatteudvalget

stort et beslag der er af forskellige typer af

udvikling men ikke desto mindre skal vi selvfølgelig hele tiden have de overvejelser det der bare står tilbage med det

det mest effektive er at toldkontrollen kan foregå hvor som helst og når som helst baseret på en efterretningsbaseret tilgang

det er bedre at hejse flaget og stille sig op permanent et bestemt sted i håbet om at man dér så fanger flere af dem

i danmark men det ændrer jo ikke på

til nogle bestemte steder i grænselandet frem for en efterretningsbaseret tilgang og det mener hverken toldvæsenet eller rigspolitiet vil være den mest effektive måde

jo i høj grad er bestemt af eu regler og schengenregler det er mit første spørgsmål burde vi måske ikke lige kigge på om vi skulle have frihed til at

det andet er antallet af toldere altså folk der er eksperter i

folk der prøver at snyde

i to tusind og elleve fandt tolderne cirka elleve

kokain i to tusind og tolv steg tallet

en ganske effektiv indsats men i forhold til spørgsmålet om hvorvidt vi er glade for at der er et samarbejde i eu også på det her område

er grænseoverskridende kriminalitet og det giver da rigtig god mening

samarbejde på tværs af landegrænserne

og på den anden side så alligevel synes at de eu regler der sikrer at man kan færdes frit

problem for at vi i øvrigt indretter toldindsatsen som vi har lyst til tværtimod

faktisk præcis som vi har lyst til nemlig efterretningsbaseret

være at skatteministeren taler om at der blev tilført et beløb men han glemmer så desværre at sige at

fjernede et endnu større beløb og det betyder faktisk at

det var konsekvensen af regeringens første finanslov og som jeg sagde tidligere står

i hvert fald i skærende kontrast til de mange løfter som særlig socialdemokratiet og sf gav før valget der var udsigt til ni hundrede ekstra medarbejdere det var løftet men med dette løfte gik det som

andre fra

venstre er optaget af at vi effektivt bekæmper grænseoverskridende kriminalitet vi mener ikke at danskerne skal frygte for østeuropæiske bander bander der begår hård kriminalitet i danmark danskerne skal vide at myndighederne effektivt sætter ind imod dem

oplever en stor risiko for at blive fanget for deres kriminelle aktiviteter og danskerne skal vide at vi sætter effektivt ind mod grænseoverskridende kriminalitet

det er også derfor at vi i venstre for nylig har præsenteret vores politiske udspil

mod grænseoverskridende kriminalitet konkret foreslår vi i venstre at

fortsat dansk medlemskab af europol

til grænsebomme vi vil have øget hjemsendelsen af kriminelle udlændinge til egne fængsler vi vil have højere straffe for at bryde et indrejseforbud

skal kunne trække på straffeattesterne på tværs af europa og vi vil styrke sikkerheden ved eus ydre grænser det er de konkrete forslag som vi

venstre mener mest effektivt sikrer en beskyttelse en beskyttelse mod grænseoverskridende kriminalitet det er den måde hvorpå vi mener at man bedst bekæmper narkosmugling illegale varer våben større pengebeløb og mennesker der smugles og også udsmugling af tyvegods fra danmark vi vil som sagt tilføre toldindsatsen fem og halvtreds million kroner

den mest effektive indsats for pengene og i venstre tror vi ikke på at en rød hvid grænsebom er det mest effektive værn mod kriminelle udlændinge for venstre handler det om at opnå den størst mulige effekt over for de kriminelle og deres aktiviteter og derfor kan vi i venstre ikke støtte dansk folkepartis beslutningsforslag om at pålægge regeringen at etablere en permanent toldkontrol i danmark vi er ikke enige med dansk folkeparti som ønsker at genindføre grænsekontrollen

og melde danmark ud af schengensamarbejdet vi tror på at de åbne grænser sikrer en gavnlig mobilitet for danskerne og europæerne vi ønsker at genere lovlydige borgere mindst muligt men vi ønsker at genere

er den mest effektive model til at løse problemerne

indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet styrkes

og det betyder at der skal være ekstra ressourcer til toldindsatsen vi skal sikre et effektivt samarbejde mellem de europæiske lande vi skal have nummerpladescannere og hårdere straffe for at overtræde indrejseforbud

som sagt handler diskussionen jo også om ressourcer

mig selvfølgelig at regeringen svækkede den danske toldkontrol

tredive som det første den gjorde med finansloven for to tusind og tolv det finder vi ikke gavnligt og derfor er det at vi i vores forslag lægger op til at tilføre toldkontrollen fem og halvtreds million

en mere effektiv indsats mod grænseoverskridende kriminalitet en mere tryg tilværelse for danskerne og en viden om at vi gør

var nogle der stod fast på og sagde at det var den optimale måde at bruge ressourcerne på og så synes jeg bare

påfaldende det var måske mere udtalt med den tidligere skatteminister end den nuværende

i et samråd oplyste at det

den nuværende regering fortsatte den linje som den tidligere regering havde lagt i forhold til udnyttelsen af ressourcer i

jeg står såmænd gerne ved hvad vi har gjort jeg synes bare det er lidt påfaldende

kommet et lille vip og det kunne måske også have været større det har vi sloges for men helt ærligt hvis man skælder en ny regering ud for at den kun har tilført seks og tredive

man skar det tredobbelte eller

med til at lave for finansloven to tusind og tolv var at der blev færre ansatte i skat end det der var

er det

vigtigere at vi har en ordentlig toldkontrol

jeg må sige at at vi fra venstres

klart har sagt hvad der er vores politik på området og det er også sådan at venstres formand har sagt at

har et fælles syn på at det er er meget meget vigtigt

optaget af at vi gør det på den mest

står at der skulle være installeret nogle rød hvide grænsebomme eller

regering skal vi såmænd nok finde ud af en god aftale om det

mig at spørge venstres ordfører om

og elleve med hensyn til antallet af kriminelle handlinger begået af østeuropæere men også af tilrejsende kriminelle i det hele taget for det er jo desværre det som

at en meget stor del måske en overvejende del af de indbrud vi ser begås af østeuropæere og derfor kunne grænsekontrol jo være endnu vigtigere

udvikler sig og derfor er der behov for en styrket indsats det er vi enige i og det er derfor vi fra venstres side har repræsenteret et udspil med seks konkrete initiativer som netop har til formål at komme med en mere effektiv indsats over for den grænseoverskridende kriminalitet end det vi ser

samarbejde med andre lande der har vores situation omkring europol nogle udfordringer for at sige det

men problemets omfang og stigende omfang

og det er også derfor vi fra venstres side siger det er vi nødt til

venstre til at ændre holdning så man nu siger

den øgede toldkontrol ikke forringer mobiliteten over de danske grænser

vil nemlig genere kriminelle udlændinge mest muligt

ikke er ved at have en permanent fysisk bemanding på udvalgte steder

en målrettet indsats og den ønsker vi at opjustere

fem og halvtreds million kroner fordi vi mener at der er behov for en styrket indsats fordi der er nogle problemer der er grænseoverskridende kriminalitet som vi er nødt til at slå hårdere ned på der er smugleri der er narko der er masser af udfordringer vi

heller ikke på grænsebomme også selv om det er i overført betydning jeg synes at det der egentlig er kernen i det her hvis man sådan koger det hele ned er at vi anvender ressourcerne effektivt

det en effektiv måde at anvende ressourcerne på at sætte en permanent kontrol op et bestemt sted nemlig på grænsen i danmark eller er det bedre

baglandsindsats der gør at man kan

en indsats hvor som helst det måtte være i danmark på baggrund af

der er for mig ikke nogen som helst tvivl om at det sidste er langt bedre end det første derfor er det i virkeligheden meget enkelt for os at sige at

toldindsats og politiindsats på det gør man bedre ved

udveksle efterretninger og informationer med andre landes politi og toldmyndigheder og ud fra de efterretninger og informationer så agere hvor som helst det måtte være i danmark

vi ikke anerkender den bekymring der kan være for at udlændinge kommer til danmark med det formål at begå kriminalitet indbrud eller lignende og jeg synes i virkeligheden at politiets indsats

viser meget klart at folketinget har taget den bekymring alvorligt politiets indsats på de her områder er betydeligt styrket og det kan man også se af de sager der

de seneste år også uden at vi nødvendigvis har haft en permanent

er politiets indsats på det her område blevet

er blevet betydelig større jeg synes at

skatteministeren på mange måder gennemgik det her forslag

det her forslag meget grundigt og fornuftigt og jeg skal sådan set bare tilføje at det for os

de ressourcer hvis man måtte anvende dem til en permanent grænsekontrol var meget bedre brugt til en baglandskontrol og en baglandsindsats og jeg tror i

der skete jo faktisk det at socialdemokraternes spidskandidat på det tidspunkt

tilbage som vi havde den for nogle år siden da dansk folkeparti og den tidligere regering indgik den aftale vi taler om

herre henrik dam kristensen jeg bor ikke langt fra grænsen og jeg kan se at østeuropæiske bander har for let ved at komme ind og ud af landet så det er godt at der er kommet en aftale om mere kontrol

at de citater som herre peter skaarup nævner er taget ud af en sammenhæng det der har været pointen for os er at den indsats vi

dem tror vi ikke anvendes bedst muligt ved at lave en permanent grænsekontrol nemlig ved at man laver en kontrol ét bestemt sted

den altid er der og alle kan regne med at den er der det tror vi ikke er den smarteste måde at anvende de her ressourcer på

vi lavede aftalen om en bedre balance på det her område med liberal alliance og enhedslisten

hvis man ser på de penge vi bruger på det her område

meget væsentligt og til næste år i to tusind og femten er vi oppe

kommer flere sager af den her art og vi kan se det

er udtryk for at politiet gør deres arbejde ordentligt

alliance tilbage i november to tusind og elleve aftalen om bedre balance i rets og udlændingepolitikken

at med vores nabolande skal udføre en effektiv toldkontrol baseret på

det står regeringen naturligvis ved

når den nuværende regering har besluttet at ophæve aftalen

vil toldkontrollen blive gennemført af mobile teams i de grænsenære områder på en fleksibel og efterretningsbaseret måde og de relevante myndigheder inden for rammerne af eu lovgivningen risikobilledet ændrer sig hele tiden og de mobile teams

behovet er mest udbredt regeringen sætter ligeledes ind mod den illegale grænsehandel det sker gennem en styrket og målrettet og systematisk indsats og aktioner herunder konsekvent sanktionering af virksomheder som sælger ubeskattede varer samlet set

hvor

og halvfems procent af al narko der kommer

nødvendigt at gøre et eller andet nyt et eller andet anderledes et eller andet mere når man tænker på at der

efter det vi får at vide formentlig kun er ti toldere til at tage sig af det man kan kalde grænsekontrollen til tyskland

en dråbe i havet det gode spørgsmål og det er

er ansat til at varetage deres job dygtigt og godt

er efter min mening ikke

i dag kontrollerer tingene efterretningsbaseret rundtomkring i grænseområdet eller er det for lidt når vi ser på den kriminalitetsudvikling vi har når vi ser på hvor meget narko

ikke betyde at de radikale ville presse på i regeringen for at der

endnu en gang som da df i to tusind og elleve

kriminalitet på samme tid i to tusind og elleve fastslog verdensbanken at danmark udfører toldarbejde i verdensklasse og advarede samtidig mod at den nye permanente toldkontrol som df ville have for at sælge efterlønnen kunne forringe indsatsen eller i bedste fald være spild af penge

den finske professor der var en af medforfatterne bag verdensbankens rapport

i verdensklasse og advarede om at planen med permanent kontrol ved grænsen

det ville ske hvis regeringen flyttede mandskab væk fra den it it drevne indsats hen til de fysiske grænseposter han sagde det er usandsynligt at mere fysisk kontrol

men at finansiere den via bistandsmidlerne er hamrende usolidarisk men det er der ikke noget nyt i df har jo efterhånden en vane med at ulandsbistanden ti gange til at finansiere alverdens ting

af symbolske tiltag end af tiltag der virker et eksempel er

olsen dyhr rettede da hun var transportminister en henvendelse til kommissionen og fik gennemført en lov der tredoblede bødeniveauet da vi skulle vedtage loven lige før jul

kommer til landet for systematisk at begå for eksempel indbrud lommetyveri eller endnu grovere kriminalitet til stor gene for almindelige mennesker

der findes på tværs af grænserne i sf tror vi på at problemerne kan løses bedst i samarbejde med andre eu lande

efterretningsbaseret politi og toldindsats

løses ikke ved at sætte grænsebomme at

globaliseringen og de tekniske fremskridt også giver kriminelle

nye muligheder for at begå kriminalitet danmark er ikke en øde ø og vi kan med andre ord ikke isolere os fra omverdenen og det er naivt hvis vi tror at en lukket grænse vil holde kriminelle ude grænseoverskridende problemer kræver grænseoverskridende løsninger

deltagelse i eus politisamarbejde begrænses som følge af vores retslige forbehold

har betydning for dansk politis mulighed for at varetage sine opgaver inden for bekæmpelse af organiseret og grænseoverskridende kriminalitet det er efter sfs overbevisning den bedste vej at gå hvis vi for alvor skal komme kriminaliteten til livs

at fastholde grænsekontrollen fordi det kan forhindre forbrydelser så han støttede den her aftale

han sagde i øvrigt videre hvis aftalen er et forsøg på at begrænse regeringens massive nedskæringer på toldområdet er det positivt

spørge sf

til nu hvor man altså

sådan set har ladet stå til også mens man sad i regering

villige til at kigge på om ressourcerne er til stede vi synes bare ikke at den fysiske tilstedeværelse er en god idé

er mere mandskab til det internationale samarbejde som skal optrevle de her netværk og de her bander der kommer over grænsen sfs

vi kan bruge pengene bedre på den toldindsats som virker i stedet for at have en fysisk person som de radikales ordfører også sagde til at sidde og kigge den ene bil efter den anden igennem og så ville jeg retorisk

stille spørgsmål til dfs ordfører

gøre hvis der kommer en varevogn over grænsen med polske nummerplader eller hvad det nu vil være vil man så stoppe enhver østeuropæisk varevogn

om hvad der er det rigtige at gøre og stadig undersøgelsesplanet men jeg skulle hilse og sige at hvis man ser

så er situationen jo graverende chefen for det der hedder

fortæller os jo at formentlig halvtreds procent eller flere af de indbrud der

begås af tilrejsende kriminelle det tal har været stigende siger han markant stigende

et er at man er ked af nogle grænsebomme og

hvad vil sf gøre ved den situation for det er jo en værre situation end dengang sf trådte ind i regeringen og ingenting i

er at fjerne retsforbeholdet fordi vi bliver begrænset i vores internationale samarbejde og mange af

og så til danmark og hjem igen

planen for nedskæring af antallet af ansatte i skat

blev vedtaget i vk regeringens tid med støtte fra dansk folkeparti hvis herre peter skaarup er uenig i det synes jeg det skal siges meget stærkt i det afsluttende

venstre og de konservative og det det vi

at efterlønnen i al væsentlighed blev fjernet med dansk folkepartis hjælp

fik tre grænsebomme ved grænsen til tyskland

vil jeg gerne have det at vide det er jo helt okay det kan være at jeg husker forkert

det kunne jo så rejse det spørgsmål hvis der skulle komme

for jeg går ud fra at det der er meningen med det her forslag

skal genopstilles hvad er så prisen

mulige nye regering

for jeg synes at efterlønnen undskyld

trods alt var en voldsom pris

det er jo den næste altså at tro at grænsebomme kan hjælpe noget som helst på problemet med grænseoverskridende kriminalitet

ikke en eneste tyv i verden der kunne drømme om

har stjålet det er jo latterligt fuldstændig latterligt det der mangler er jo flere toldere det er jo flere ansatte i skat

det er også noget underligt noget at det er eu der bestemmer

indrette vores grænsekontrol på den ene måde eller på den anden måde

er mest effektiv så har vi så desværre fået nogle eu regler der gør det sværere og nogle schengenregler der gør det svært men men

grænseoverskridende kriminalitet bliver stoppet så vidt som overhovedet muligt og det kan man jo ikke gøre ved at lave lidt fysisk kontrol lige nede

deres eget ansvar for at der er skåret ned

deres eget ansvar for at de hellere vil have en ideologisk markering med dannebrog end en effektiv

set glad for debatten i dag jeg synes det

hvis nogen er i tvivl efter det jeg har sagt her så går enhedslisten ind for at der bliver ansat flere

til at kontrollere for vi er fuldstændig enige i

grænseoverskridende kriminalitet det er så måske lidt mere end det

indsats vi har diskuteret det med regeringen i flere omgange når vi har været i nærheden af finanslovsaftalerne

en overskudsforretning det er da en meget bedre debat

det tror jeg enhedslisten og dansk folkeparti

enhedslisten som parlamentarisk grundlag for den regering der sidder nu vil lægge

man kan sige at dansk folkeparti jo

faktisk fik ansat otte og halvfems flere toldere plus nogle politifolk som led i den aftale vi taler om her

enhedslisten ikke er enig i hvad lige præcis nogle af de toldere skulle bruges til

er sket er at regeringen har skåret en del af dem væk

lægger navn til finansloven

for at en del af de toldere bliver ansat igen så vi i hvert fald kan øge bemandingen rundtomkring

være i fik sat nogle ned til at passe nogle grænsebomme ved padborg det vil jeg ikke udelukke men det ændrer ikke ved at sådan gik kurven

krævet ved hver eneste finanslovsforhandling

men vi gør det igen bare rolig jeg synes bare dansk folkeparti bør stå ved sit ansvar for

det kan ikke være noget som vi lige pludselig skal tage ansvar

installationer eller bemanding på selve grænsen det er jeg uenig i men det vil enhedslisten så ikke men man kunne i mindste lægge et markant pres på regeringen for så i hvert fald at få de otte og halvfems toldere som dansk folkeparti skaffede

særlig godt for enhedslisten i og med at man jo ingen

via en lille bevilling har man sådan set stort set skåret væk igen

som ikke får ordet igen men nu er det jo sådan at forslagsstilleren får ordet igen

jeg bare gerne vide om man kan stemme for en nulvækst i den offentlige sektor som jo nok ikke vil give mulighed for at få mange flere

og man derfor gerne vil have lidt ekstra opmærksomhed fred være med det vi tager tager gerne debatten en gang til forslaget indeholder som bekendt et pålæg om at regeringen skal genetablere den permanente told og grænsekontrol i danmark i forlængelse af den tidligere regerings aftale med netop dansk folkeparti

en enlig kristendemokrat tilbage i to tusind og elleve allerede dengang udtalte min gode kollega herre simon emil ammitzbøll at vi i liberal alliance ikke har nogen som helst ambitioner om at forringe den fri bevægelighed og vi mener at den aftalte toldkontrol vil være til stor gene for både erhvervslivet og borgerne i stedet støttede vi et alternativt forslag om at styrke toldkontrollen men at droppe de nye beton og bomanlæg ved grænseovergangene i stedet fremhævede vi at pengene ville være bedre brugt på flere toldere og bedre efterforskning

det er for så vidt ikke så meget der har ændret sig vi vil fortsat gerne være med til at sætte hårdere ind mod grænseoverskridende kriminalitet problemet med det forslag der ligger foran os nu er blot at udlændingene først begår kriminaliteten når de har passeret grænsen og er ankommet til danmark derfor er bomme og betonanlæg mere et politisk symbol end en reel præventiv foranstaltning vi kan jo ikke standse folk på vej ind før kriminaliteten er begået i liberal alliance ønsker vi en øget grænsekontrol gerne i form af mere politi og flere toldere der kan standse mistænkelige biler på vej ud af landet så kan man gå målrettet efter skadevoldere og tyveknægte og vi behøver ikke at genere alle de lovlydige borgere der bare kører over grænsen af private eller forretningsmæssige grunde det bør på denne baggrund ikke være en overraskelse for nogen at liberal alliance agter at stemme imod

det betyder jo så at man må se hvad man kan gøre for at bekæmpe kriminalitet

af sigtelser i forhold til udlændinge østeuropæere er steget år for år det har ikke noget at gøre med at østeuropæere eller udlændinge mere kriminelle men det har noget at gøre med at vi har et åbent samfund

det handler om at man opretter enheder mod indbrud det har vi gjort da vi sad i regering i vk regeringen det

af og man har lavet forskellige tiltag for at at få bugt

et af de tiltag som vi tog som ville have virket effektivt var en øget mere permanent toldkontrol den aftale som vi lavede med et flertal i folketinget deriblandt dansk folkeparti i maj måned i to tusind og elleve ville have medvirket til mindre kriminalitet

partiet som vi indgik en aftale med for der ville ikke have været grænsebomme fast

rundtomkring og det blev ligesom symbolet og identiteten bag den aftale der blev lavet aftalen ville

både ind og ud af det danske samfund

øresundsbroen hvor der står nogle svenske betjente i et skurhus som står og holder øje med om man kommer frem og tilbage det ville aftalen have betydet

kontrolleret folk der kom ind og

usa eller forenet europa på den måde at vi ikke har nogen nationale grænser vi selvfølgelig skal forsvare og et nationalt land vi

har et ansvar for at beskytte så derfor ville den permanente toldkontrol have betydet at vi kunne have sikret danmark bedre

se på om der er bedre metoder til at løse de udfordringer der er vi skal også sikre os at det holdes inden for schengenreglerne

ideen om at have en permanent toldkontrol

bedre udnyttelse af it bedre logistik så derfor var der ikke brug for så mange medarbejdere mere

godt for samfundet og det var også godt for herre frank aaen at man ikke brugte unødvendige skattepenge

stå hundrede mand nede ved kruså men som betød at man selvfølgelig skulle flytte ressourcerne hen

et skurhus hvor de stakkels toldere kunne komme ind og få noget varme

at hver enkelt bil skulle stoppe ved toldkontrollen det siger sig selv at den mest effektive politiindsats jo

at finde ud af og identificere

kan gribe fat i indbrudstyve eller andre former for kriminelle og det er ikke automatisk ved grænsen

at foretage kontrol ved grænsen både ind i danmark

at den indsats som bliver foretaget ved vores grænser

de mange udlændinge som også kommer til danmark

set aldrig nogen sinde blevet stoppet men de er der og kan holde øje og derfor er det bare et spørgsmål om

den mest mulige effektive indsats og det kan man altså gøre ved

at man må foretage en en afvejning og en prioritering af hvor indsatsen skal være

ved enten den dansk tyske grænse eller den dansk svenske grænse eller oppe i kattegat mellem norge og danmark det ville vi være imod men det at man har en permanent toldkontrol er altså med til at sikre at man har en overvågning og en opmærksomhed

læst aftalen det var det ene det andet er

at en af de sådan meget jordnære forudsætninger i aftalen jo

det samme som svenskerne har gjort altså

man kører fra danmark til sverige

oprette den samme kontrol i de bokse der egentlig blev bygget da øresundsforbindelsen blev etableret i sin tid

kontrollen mellem sverige og danmark

var sådan den meget jordnære udgave

jo en effektiv kriminalitetsbekæmpelse og det var en af metoderne

ikke er til hinder for den fri mobilitet

ikke nogen der holder i timevis og venter på at køre over øresundsbroen ind

fordi der er nogle toldere og der er nogle sikringshuse som man kører forbi derfor kiggede man til sverige

sig gøre fleksibelt og nemt

have en en effektiv kriminalitetsbekæmpelse ved selve den fysiske grænse og det var det der var intentionen som led i en samlet strategi

men som er effektive og som selvfølgelig skal holde sig inden for både schengenregler lovgivning og alle mulige andre konstruktioner

der bliver man altså nødt til at tage hårdere fat for at sikre at vi får stoppet den vækst der er i sigtelser i forhold til udlændinge og det kan man gøre ved

vore dage er at den foregår som led i en samlet politiindsats hvor man intelligent og ved hjælp af forskellige analyseredskaber ser på hvor

en effektiv kriminalitetsbekæmpende indsats det gør man blandt andet ved at være permanent til stede med en effektiv toldkontrol og det er ikke grænsebomme det er ved at være til stede

det er det internationale samarbejde der skal styrkes det

så medmindre jeg har misforstået

internationale samarbejde for at komme det her til livs

det er klart at den måde man bedst bekæmper kriminalitet på er

et samarbejde hen over landegrænserne det er soleklart

vi er ikke for fysiske grænsebomme vi er for en effektiv national

og en effektiv international

og det gjorde vi ud fra at vi

der var en stigning i antallet af udenlandske kriminelle i danmark vi kunne så gribe ind ved at have en mere permanent toldkontrol det var ud fra en politimæssig vurdering det var ud fra en politisk vurdering og

skulle holde sig inden for schengenreglerne og det er en

så vores politik er fuldstændig klar på det område vi holder os til at vi selvfølgelig står ved den aftale vi lavede i maj to tusind og elleve

ikke ændret et komma i den aftale og vi løber ikke fra den aftale vi står

åbne grænser men vi for en permanent effektiv toldkontrol

tiden tilbage til to tusind og et hvor

afskaffede vores nationale grænsekontrol som konsekvens af det men samtidig sagde til hinanden

grænsekontrol eller en intern grænsekontrol altså lige inde over grænsen hvor man havde tilstrækkeligt personale til at tage sig af den nye udfordring

at lave en mobil kontrol inde i landet det samme sagde man

nødvendigt med væsentlig flere politifolk og toldere for at kunne sikre sig at vi kunne varetage

den eksterne kontrol over for omverdenen for lige pludselig var danmark jo

schengenlands indgang hvis man kom udefra og skulle ind i schengenområdet via et fly

schengenområdet hvad er

samtidig med at danskerne slet ikke er blevet spurgt om vi ville være med til at afskaffe vores grænser og grænsekontrol på det tidspunkt

tilgang til det nemlig at der skulle være

stå for den interne kontrol når man nu afskaffede grænserne i forbindelse med danmarks indtræden i schengensamarbejdet det betyder at man i københavns lufthavn har fået væsentlig flere passagerer

har fået væsentlig færre til at stå for kontrollen både når det gælder politi og anden form for kontrol nemlig tolderne det betyder også at man ved

samtidig med at vi som vi jo diskuterer i den her europaparlamentsvalgkamp i øjeblikket har brudt alle forudsætninger for østudvidelsen nemlig den kommer væsentlig flere østarbejdere end nogen havde regnet med da man accepterede østudvidelsen i sin tid

også kommet væsentlig flere specielt de seneste år

og hvorfor jo selvfølgelig fordi

sørgede for at tage højde for at danmark afskaffede grænsen der i to tusind og et

nu står vi så heldigvis kan man sige fra danskernes side forud for et

hvor man jo så i hvert fald har mulighed for over for partierne at signalere hvad man gerne vil og jeg kan i hvert fald sige når jeg kommer ud i landet i forbindelse med en valgkamp som den her at så er der meget meget meget stor tilslutning

også permanent hvis det er det man ønsker

også gerne med politi det må vi så ikke for schengen men det vi så diskuterer i dag er om man skulle

have toldere i hvert fald på grænsen for det må vi jo gerne det gør alle de andre lande

hvis vi ser på facts

den her famøse toldaftale blev indgået mellem den tidligere regering og dansk folkeparti

er sådan at antallet af sigtelser som jeg også

debatten er steget voldsomt specielt fra de østeuropæiske

omdrejningspunktet her

østeuropæere i to tusind og ni var der seks tusind fire hundrede og tre og halvtreds i to tusind og ti seks tusind syv hundrede og otte og halvfjerds

toogtredive det er jo den udvikling vi

så siger toldernes formand jo at vi får rigtig meget narko ind over landets grænser fordi man er så få toldere til at kontrollere tingene hvis vi ser på hvad

jeg tror at de omrejsende kriminelle

står for op imod halvtreds procent af de indbrud

vi ser en del litauere i danmark

der så er spørgsmålet er

med grænsebomme uha uha uha og fysiske installationer duer slet ikke nej

må jeg ikke godt lige sige til skatteministeren som så desværre ikke havde tallene

sammenligner med hvad andre lande har

håbløst bagefter i norge har man cirka otte hundrede årsværk i sverige har man cirka to tusind fem hundrede

i danmark mellem en hundrede og halvtreds og to hundrede og tres årsværk der tager sig af den her indsats så vi har altså cirka

når man så tager til sverige hvad

de anlæg man har lavet i forbindelse med øresundsbroen er jo bemandet på den svenske side så der er altså nogle toldere der kan vade ud og sige ud fra vores toldernæse

en god idé at få fat i lige præcis den bil der kommer der når man tager færgen fra helsingør til helsingborg

vinker folk fint forbi det er ikke noget der

det gør de så tit og ofte ikke fordi svenskerne har rigtig mange toldere til at tage fat i

egentlig være unødvendigt at forklare det men for folketingets medlemmer er det åbenbart lidt nødvendigt

der er kæmpe problemer og det er en motorvej ind i danmark med

og de rejser så også ud igen med de gode tyvekoster narkoen bliver her eller bliver transporteret videre til sverige

og måske bare nærme os det som svenskerne

det var jo det dansk folkeparti forsøgte på med den aftale som vi også diskuterer så vil jeg også godt lige til sidst komme ind på hvad det så er andre lande gør jamen laver de grænsekontrol ja det gør de da hvad gør franskmændene franskmændene nede ved calais hvad gør englænderne ved dover

spørge nogle af de turister eller vognmænd som er

få masser af beretninger om hvor

man er til at lave kontrol hvorfor gør man det er det for sjov er det for at opsætte nogle

det handler da ikke om det det handler om at det helt i overensstemmelse med sund fornuft er sådan at der er masser

det er da ikke for sjovs skyld det er da fordi der er

i stedet for at kritisere dansk folkeparti der jo ikke sad i regering på det tidspunkt det var vk der

på præcis det område vi beskæftiger os med i dag i nogle omgange

otte og halvfems i forbindelse med den aftale der blev indgået i to tusind og elleve så i stedet for at kritisere det burde enhedslisten måske andet som støtteparti for en regering som jo trods alt kan fældes

kunne man jo godt have stået fast på at der skulle være otte og halvfems ekstra toldere som dansk folkeparti var med til at få gennemtrumfet

var jo tusinder i var med til at sikre blev fyret fra

retorik når man nu forklarer hvad der er sket og hvad

så en ting mere disse otte og halvfems man fik var det nok for reelt at fjerne efterlønnen

klædt enhedslisten at arbejde ud fra det grundlag som dansk folkeparti faktisk lagde

man havde stået fast på at der skulle komme de her cirka hundrede ekstra toldere i stedet for blev man spist af med en aftale om lidt flere penge som så blev spist op af den rationaliseringsgevinst som enhedslisten kritiserede den tidligere regering for

ikke rigtig forstå hvorfor man ikke bare vælger

dansk folkeparti opgjort over de sidste par år

er finansieret ved at skære ned på ulandsbistanden man kan jo ikke bruge de penge flere gange og selv om

hundrede og fem og halvtreds milliard kroner langtfra endda i udviklingsbistanden så har dansk folkeparti som sagt brugt dem flere gange og nu bruger dansk folkeparti dem så igen må jeg så ikke spørge hvis de skulle bruges til det her

hvad var det så af de en hundrede og fem og halvtreds milliard

lidt lavere ulandsbistand i stedet for har den regering vi har nu jo gjort én ting hele tiden næsten

operere med en lidt lavere udgift til ulandsbistanden i og med at der

faktisk er en del af de ulandsmidler vi

jo masser af undersøgelser der viser jeg vil så i øvrigt slet ikke anerkende at det nødvendigvis betyder en kæmpe udgift prøv lige at tænke på hvor mange fængselspladser vi kan spare hvis vi får sagt til en del af de østeuropæere bare en lille del

for at lave kriminalitet at

adskillige gange og det er bare det jeg forsøgte at få et svar på det

sagde at der var tale om nogle skure som tolderne kunne gå ind i for at holde varmen

dansk folkeparti foreslog dengang ikke

at vi skulle væk fra grænsen nu står vi på rastepladser men det er betydeligt lettere at tage narkosmuglerne hvis vi står ved grænsen og laver stikprøver han mener så i øvrigt at halvfems til fem og halvfems procent af narkoen slipper igennem toldernes fingre og ind i landet blandt andet fordi man ikke gør brug af et tilstrækkeligt antal toldere derfor synes jeg egentlig at de folk der arbejder med det her i det daglige burde kunne påvirke herre john dyrby paulsen og regeringen i en positiv retning for de siger jo netop at det er nødvendigt

lade en pågældende kriminel

en politik der har medført tusinder af færre ansatte inden

jeg tror endda man pralede med det og så har man

vi fik ansat otte og halvfems til at stå nede ved kruså

men det er jo ikke mange i forhold til

synes det er nogle ret store spørgsmål og når nu dansk folkeparti selv

ligesom har lagt tingene frem og gerne vil debattere det bør man da også kunne

svare svare på de spørgsmål

synes jeg altså

peter skaarup har været

lidt sølle i sine

gennemførte nogle forskellige justeringer

som man kan diskutere om var fornuftige eller ikke var fornuftige men en af konsekvenserne var at der kom væsentlig færre ansatte og en af de konsekvenser der også

at det efter vores opfattelse var nødvendigt

derfor fik vi i en finanslov gennemført en stigning

også senere gennemført

de hundrede ekstra toldere vi fik så

at kunne tage debatten op hvis man har lyst til det jeg siger bare dansk folkeparti stemte for en økonomisk politik der fjernede tusindvis af stillinger inden for

og i sidste omgang fik man solgt hundrede tilbage om jeg så må sige for reelt at fjerne efterlønnen

det område men jeg er helt enig vi er kede af vi ikke fik ansat nogle flere inden for told og skat det har vi sådan set nævnt hver eneste gang vi har været til forhandling men sådan er begrænsningerne og hvorfor har vi ikke kunnet komme længere

hver eneste gang går over til højrefløjen og får sine ting gennemført og desværre har gjort det både med en finanslov og en skatteaftale

skal der som udgangspunkt betales skat af den avance som ejeren har opnået skattemæssig succession giver mulighed for at modtagerne overtager giverens skattemæssige forpligtelser så der ikke udløses beskatning af en eventuel avance ved overdragelse men først når aktiverne overdrages til tredjepart adgangen til succession er således en særlig skattemæssig begunstigelse af familieejede virksomheder

kan medføre det er så en tilbagevendende diskussion hvordan successionsadgangen skal afgrænses så det sikres at reglerne målrettes tilfælde hvor beskatningen ellers kan være en hindring for gennemførelsen af et fornuftigt generationsskifte senest er der som led i vækstplanen fra to tusind og tretten afsat tre hundrede million kroner fra to tusind og seksten til indførelse af regler om succession til erhvervsdrivende fonde fordi der var enighed om at man ønskede

indebærer i dag at aktierne i et selskab ikke kan overdrages med skattemæssig succession hvis over halvtreds procent af selskabets aktiver har karakter af passiv pengeanbringelse

det vil åbne op for en væsentlig omgåelsesmulighed hvis udlejningsejendomme udgår af pengetanksreglen da det kan føre til uhensigtsmæssig spekulation i udlejningsejendomme alene for at opnå adgang til

vi behandler i dag kan endvidere bevirke at investeringer kanaliseres til ejendomsmarkedet fra andre områder ikke fordi det giver det største samfundsøkonomiske afkast men fordi der kan opnås adgang til skattemæssig succession det er ikke til gavn for vækst og beskæftigelse

virksomheder inden for familierne og sikre den fortsatte drift

passiv kapitalanbringelse højst udgør halvtreds procent af den samlede kapitalanbringelse passiv kapitalanbringelse kan i den forbindelse for eksempel være kontanter obligationer eller guld

dermed vil en familieejet ejendomsvirksomhed som udgangspunkt ikke kunne anvende successionsreglerne da hovedaktiviteten i firmaet bliver betragtet

jævnfør den såkaldte pengetanksag familieejede ejendomsvirksomheder er nu ikke bare

derfor kan det opfattes som en forskelsbehandling af ejendomsvirksomheder at de ikke kan benytte de samme regler om skattemæssig succession når nu andre virksomheder kan gøre det for at undgå eventuel omgåelse af

omkring boafgift som skattemæssig succession kan medføre foreslås det samtidig i det beslutningsforslag vi nu behandler at den familieejede erhvervsvirksomhed skal have eksisteret i en sammenhængende periode på mindst tre år

skattebyrden for erhvervslivet og for venstre er det også afgørende at reglerne for generationsskifte bliver mere rimelige

at sunde familieejede virksomheder kan

selvfølgelig stik imod venstres ønsker

en stor del af danmarks mest succesfulde virksomheder er familieejede og mange af disse har et ønske om bliver i familiens hænder også i næste generation de familieejede virksomheder er helt afgørende for danmark og krisen har vist at de er sluppet mere nådigt igennem de trange tider end resten af dansk erhvervsliv

der gode grunde til at gøre betingelserne lettere for netop denne type virksomheder navnlig i forbindelse med generationsskifter som disse virksomheder uundgåeligt står over for i venstre har vi også fulgt debatten

netop familieejede ejendomsselskaber som er kommet i

i citationstegn vil kalde rigtige virksomheder er altså ikke tale om pengetanke omgåelse af den beskatning som lovgivningen

i første omgang særlig optaget af

fem og halvfjerds procent fra de nuværende

målrettet familieejede ejendomsselskaber kræver naturligvis finansiering og for venstre er det vigtigt at det kan betale sig at arbejde og det er også vigtigt for venstre at vi sænker skatter og afgifter og sikrer private danske

er naturligvis altid en prioritering i hvor effekten er størst jeg tror

altid er interesse

lette skatter og afgifter men det må selvfølgelig indgå i en prioritering i forhold til hvor effekten er størst derfor

lette de her generationsskifter og specielt lette likviditetsbyrden i forbindelse med generationsskifter og der har det jo været vigtigt at det

produktionsarbejdspladser

og arbejdspladser hvor der er nogle produktionsbygninger eller fabriksbygninger eller lignende bygninger involveret

belåne sælge eller lignende og dermed kan komme et likviditetsproblem i forbindelse med

i de her regler er en bestemmelse om at man ikke

kunne overdrage såkaldte pengetanke og det er yderst fornuftigt og relevant og det forslag

ejendomme og jeg tror ikke det er særlig hensigtsmæssigt at indføre de regler som bliver foreslået i det her beslutningsforslag jeg tror det dels vil lave en skævvridning på ejendomsmarkedet

der i virkeligheden er grundlæggende her nemlig at almindelige danske virksomheder skal kunne overdrages til nært beslægtede og typisk den næste generation uden at der kommer et pres fra likviditetsbehovet i den samme virksomhed og de regler vi har synes jeg i virkeligheden på god vis imødekommer det behov vi kan ikke

jeg synes det er godt at der er gode regler og at der skal være gode regler for generationsskifte i familieejede virksomheder i danmark har vi omkring

passiv kapitalanbringelse som højst må udgøre halvtreds procent

pengetanksreglen passiv kapitalanbringelse er jo blandt andet obligationer guld kontanter men også

man foreslår her fra konservatives og liberal

at det skal pilles ud så erhvervsejendomme ikke betragtes som

en udlejningsejendom i erhvervsejendomme også er en vigtig del af erhvervslivet

leverandører ansatte og så videre så på den måde kan vi godt følge at

også kan være en virksomhedstype

gode regler for at lave skattemæssig

spørgsmål der skal afklares det er blandt andet en mulighed for omgåelse

drage nytte af de her successionsregler

låst fast på men det er klart at man da altid

i forhold til et kommende lovforslag hvis der bliver flertal

finde ud af hvordan man så kan lave nogle værnsregler så

regler og så på den måde slippe med noget boafgift

det der står øverst på vores ønskeliste men vi er helt enige i at der skal være

til at forbedre vilkårene for små og mellemstore virksomheder

det vil derfor åbne for en væsentlig omgåelsesmulighed hvis de udgår af pengetanksreglen vi

i at undgå at betale skat det er ikke i orden at udnytte reglerne om generationsskifte på den måde

vi skal sikre at man ikke kan misbruge ordningen der netop er skabt for at hjælpe et generationsskifte igennem

men vi skal passe på at vi ikke samtidig åbner et skattehul lige nu bliver der jo talt

steder i verden om den her bog der hedder capital

arbejde og tjene sine egne penge altså at man over lang tid kan se

betale sig at finde en rig enke eller arve nogle penge fra

forældre end tage sig en uddannelse og arbejde

grad af ulighed i verden fordi der er

på jagt efter en rig enke end at yde en indsats

igennem ved at åbne for et skattehul

for det er jo sådan at det oprindelige

og der optjenes en værdi

så kan man undgå at betale skat

virksomheden problemet er jo bare at hvis man så overfører aktierne til

overfører det til nogle arvinger og så vidt jeg husker skal man bare arve cirka to procent

at betale skat det betyder at der er nogle kæmpemæssige værdier i det her samfund der aldrig nogen sinde bliver beskattet og det er så det

ejendomsselskaberne trues af opløsning eller salg når en ung generation i familievirksomheden skal tage over efter den gamle generation det problem vil dette beslutningsforslag rette op på og derfor er liberal alliance

kommer nogle andre generationer til men vi har trods alt nogle relativt fornuftige successionsregler som betyder at man

da de er fundamentet i den underskov vi har af danske virksomheder så betyder

kravet for succession er jo hvis man kigger på

rent skatteteknisk at passiv kapitalanbringelse kun må udgøre halvtreds procent af den samlede kapitalanbringelse det kan der være ret mange fornuftige grunde til og derfor er det også vigtigt når man laver det her at der kommer nogle

værnsregler men hvis man kigger på hvad passiv kapitalanbringelse er så er det obligationsbeholdninger det er guld det er kontanter

men altså også ejendomme dermed vil et familieejet ejendomsselskab som udgangspunkt ikke kunne anvende successionsreglerne da hovedaktiviteten i firmaet per definition bliver betragtet som passiv

behandling af familieejede ejendomsselskaber som på den måde ikke får samme mulighed for en fornuftig succession som

man diskriminerer i forhold til andre familieejede selskaber og hvad er de her ejendomsselskaber jamen det kan ofte være familieejede det er det i meget

selskaber som plejer en lille portefølje af ejendomme som de vedligeholder

prøver at fastholde og tiltrække kunder i ejendommen lige så vel som

så vores udgangspunkt for forslaget her er altså en ejendomsvirksomhed det er

får etableret nogle fornuftige

er det altså den måde hvorpå man kan sikre

og også ejendomsselskaber bliver behandlet på samme måde

man kan have nogle fornuftige successionsregler også

man fra regeringens side har lagt op til og som vi forhandler lige i øjeblikket at fokus er på at vi

nogle ongoing virksomheder i fremtiden

de familieejede ejendomsselskaber som vi mener skal have samme rettigheder og samme muligheder som andre

om ejendomsvurderingerne som bekendt var en del af den finanslovsaftale som venstre og konservative

sige at det er en lidt ejendommelig praksis som venstre og konservative her begiver sig ind på når det drejer sig om lovgivning der er gennemført som led i en finanslovsaftale men nu ligger beslutningsforslag nummer b syv og firs på bordet og så kigger vi

skal regeringen inden udgangen af indeværende folketingssamling fremsætte lovforslag eller foretage ændringer

for at sikre at andelshavere får et nedslag i grundværdien på andelsboliger

desværre oplyser man ikke andet om grundlaget for den her antagelse end at berlingske den tyvende december sidste år bragte en artikel med et sådant indhold udgangspunktet for regeringens tiltag i denne sag er til gengæld rigsrevisionens beretning fra august sidste år og det efterfølgende forløb beretningen er som bekendt særdeles kritisk men rigsrevisionens beretning giver ikke grundlag for en påstand om at vurderingen af andelsboliger skulle være ude af trit med virkeligheden og lad mig slå fast at jeg her taler om vurderingen fra to tusind og tolv jeg er naturligvis helt opmærksom på de store udfordringer der ligger på vurderingsområdet

rigsrevisionens beretning også viser

er ikke bekendt med at der skulle være undersøgelser der skulle vise at den seneste vurdering af andelsboliger altså den fra to tusind og tolv skulle være behæftet med så betydelige fejl som det påstås i bemærkningerne til beslutningsforslaget

der er forskel på den måde man vurderer ejerboliger og erhvervsejendomme på ejerboliger

en form for maskinel vurdering det kan man ikke generelt gøre for erhvervsejendommes vedkommende da erhvervsejendomme er en meget differentieret gruppe vurderinger af erhvervsejendomme er således alt andet lige mere individuelt baseret end

der gælder selvfølgelig det samme for erhvervsejendomme som for ejerboliger nemlig at en vurdering altid

udtryk for et skøn og der er altid en usikkerhed forbundet med skønsmæssige vurderinger og der findes ikke et korrekt facit det er man nødt til

rigsrevisionen kritiserede især to tusind og elleve vurderingen af ejerboliger og regeringen reagerede på det med de tiltag der er indeholdt i lovforslag nummer l firs fra sidste efterår og med nedsættelsen af et eksternt ekspertudvalg regeringen fandt dengang ikke grundlag for at give nedslag

erhvervsejendomme herunder andelsboliger

enorme problemer med vurderingssystemet

engberg i spidsen som relativt snart går jeg ud fra kommer med et udspil men man adresserer ikke fra regeringens side at

det er jo det der er det centrale vi arbejder

proces der skal være på at få et vurderingssystem man generelt kan have tillid til og det var jo på den baggrund at vi lavede en løsning i

mellemliggende periode som blev reguleret med l firs fra efteråret og som indgik

bemærkelsesværdigt at det konservative folkeparti nu er forslagsstiller på noget som vil ændre det

jo så velkendt for herre brian mikkelsen og alle andre

og vi mener ikke at der er baggrund for at agere anderledes end vi gjorde med l firs heller ikke med de avisskriverier

et nyt system var etableret og der lå nye tal

det var der altså en vis kritik af og jeg må da antage at det gjorde et indtryk på regeringen siden regeringen så valgte

ejerboliger med

gør at regeringen ikke mener at det samme skal gøre sig gældende

og elleve

mellem vurderinger af erhvervsejendomme som altså foregik i de lige år

tolv og den der er forlænget og så den to tusind og elleve vurdering hvor

den sikkerhedsventil

nedsatte vurderingerne med to en halv procent over for boligejerne hvad er det der gør at regeringen slet ikke kan se at den samme risiko

komme til at lægge

blev vurderet i to tusind og tolv

hvis man ville adressere det spørgsmål er der jo en langt bredere kreds

man så måtte diskutere der vil jeg så bare erindre om at i forbindelse med to tusind og ti vurderingen nedsatte man faktisk skønsmæssigt vurderingen med de her ti procent for alle erhvervsejendomme

jeg samlet set ikke at der er anledning til

ved at læse op på det at herre brian mikkelsen allerede i forbindelse med tredjebehandlingen af

l firs nævnte problemstillingen

jeg synes det er ejendommeligt at man først laver en finanslovsaftale hvor det her spørgsmål også indgår og dernæst nu

møder op med et beslutningsforslag det er atypisk

venstre og konservative undlod at stemme imod l firs der er godt nok lang vej fra

på området det må jeg nok sige jeg må også sige at

det var torsdag oplysningerne kom frem som vi tredjebehandlede lovforslaget om fredagen i folketinget

og det var også derfor at der ved tredjebehandlingen blev bebudet et beslutningsforslag fra venstre og konservatives side netop gående på det her så det var vanskeligt

reagere meget hurtigere end vi gjorde nå

at i forbindelse med at regeringen valgte at suspendere ejendomsvurderingerne og fjerne klageadgangen indtil et nyt ejendomsvurderingssystem er på plads

at man kunne havne i en situation hvor de danske boligejere kunne risikere at agere kassekredit for statskassen det mente vi fra venstres side bestemt ikke var rimeligt

boligejerne kunne klage over vurderingerne

de suspenderede vurderinger og dermed ejendomsskattebetalingerne og grundskyldsbetalingerne sænkes for at modvirke at boligejerne kunne være kassekredit for statskassen frem til to tusind og seksten det var regeringen ikke enig med os i men endte dog med at sænke vurderingerne med to procent for ejerboliger det var ikke regeringens udspil det var ikke regeringen der fik den idé men regeringen bøjede sig for den diskussion der var tror jeg man kan sige regeringen sikrede ikke at andelsboliger fik samme kompensation og som diskussionen også var ved tredjebehandlingen

og derfor dette beslutningsforslag som vil nedsætte grundvurderingerne for andelsboliger med to procent for i venstre forstår vi ikke hvorfor regeringen ikke vil sikre andelshaverne den samme kompensation som boligejerne det mener vi er en fejl og det er begrundelsen for at vi har fremsat dette forslag sammen med det konservative folkeparti

det vil sikre en sidestilling mellem andelsboliger og ejerboliger det synes vi er fair og det håber vi

for vi synes det er rimeligt at der er en

men tidsforløbet var som jeg beskrev og derfor blev der annonceret i forbindelse

sige jeg tager ansvaret på mig

i venstres gruppelokale for

at han ville tage ansvaret på sig alle andre

gemte sig bag ham

ja eller nej til to konkrete ting

ansvar det tror jeg ikke fru lisbeth bech poulsen kan se noget som helst sted men spørgsmålet er så når der har været de her problemer hvordan får vi dem så løst og der må vi sige at der er vi altså optaget af at sikre en bedre løsning end det som regeringen har været optaget af hvor man ikke tager højde for at der er boligejere og andelsbolighavere

agere kassekredit indtil to tusind og seksten

man vil rette fejlene op

for hvad der er sket på venstres vagt løber vi ikke fra men vi er også optaget af at der kommer en ordentlig

en artikel i berlingske der gav udtryk

massiv kritik af vurderingerne i to tusind og tolv

i rigsrevisionens beretning

skal lægge mærke til det som skatteministeren også gjorde opmærksom på nemlig at

jo sådan at andelsboligerne vurderes i

nedsættelse på ti procent af

en vurdering af det krisen havde

i de her værdier og derfor satte man det

skulle være ti procent eller andet men jeg synes nu det virker som et meget godt valg

har været et problem gennem mange år og med seks forskellige skatteministre

så rette op på den fejl ved at suspendere to tusind og tretten og to tusind og fjorten vurderingen og så i stedet for videreføre den stærkt

ejendomsvurderingen men kun for boligejerne og altså ikke for andelsboliger

men mere det med ligestillingen i det

en reduktion for andelsboligerne fordi det

to ens huse som var renoveret på fuldstændig samme måde og var fuldstændig ens

samme gade var vurderet med millioners

viste at de svinger helt fra fire tusind syv hundrede kroner til fireogtredstusinde og

så været vurderet vidt forskelligt vi synes ikke

frank aaen har stillet spørgsmål om vi

af debatten da vi behandlede lovforslaget sidste efterår nu er

været løftet i forhold til de artikler og de ting der kom frem

omkostningsbestemt leje eller noget der ligner det og der har man bare

den forkerte ejendomsvurdering

en million mennesker i danmark lidt højere på dagsordenen inden man gik med til at lave sådan et

de almindelige boliger det må jo så også betyde at enhedslisten

ikke løser hele problemet men det løser trods alt noget derfor håber

efter regeringsskiftet i to tusind og elleve blev sat et arbejde i skat

en række forhold som gør sig specielt gældende for andelsboliger og som dermed adskiller dem fra ejerboliger

ejendommen derfor vil en ændret offentlig vurdering primært have betydning for den pris som andelshaveren kan få for sin bolig i sf mener vi ikke at der er grund til at skabe yderligere usikkerhed om boligmarkedet

end for eksempel parcelhuse og derfor er usikkerheden mindre når skat

problemets omfang

også derfor det her arbejde som er blevet sat i gang i skat skal munde ud i et

det gjorde man ikke fordi man i virkeligheden gerne ville have sådan tolker jeg det

eksploderede

derfor lod man det bare køre uden noget som helst initiativ til at

om på det det er så det

at rette lidt op på og det støtter vi

kunne grundlægge en mere ordentlig vurdering af ejendomme men så sker der jo også det helt besynderlige at

er venstre og konservative der laver en finanslovsaftale med regeringen hvor man i virkeligheden lukker sagen i stedet for at sørge for at det bliver ordentligt behandlet

på det tidspunkt diskuterede vi for eksempel det problem der er for almene boliger og det problem der også er for private udlejningsboliger for det er jo sådan

dem der så bliver ramt af det nemlig dem der skal betale højere husleje kan ikke klage

derfor har vi jo også et helt besynderligt system der

man i virkeligheden måske bare har en interesse i at vurderingerne er for høje fordi det også kan være med til at give

så må sige værdi der er investeret i den private udlejningsejendom

jeg håber at alle de ting bliver adresseret i de undersøgelser der er i gang så det ikke kun

ejerlejligheder man kigger på men altså også de her ting

andelsboligerne jeg har så bare som jeg har sagt et par gange undret mig over at man når man nu har haft et halvt år til at lave det her og man altså vil jeg bare lige understrege selv lukkede sagen med en aftale med regeringen i forbindelse med finansloven for det

år så kun fokuserer på en meget lille gruppe der også er i klemme

millioner mennesker der bor i forskellige former for lejeboliger

stå her og blive overrasket over vel jeg mener det er jo bare helt normal vk politik

af dansk folkeparti

at tømme landsbyggefonden

en debat som i dag hvor man rette op på noget som man glemte at rejse da man havde tid til det

millioner lejere her i landet det synes jeg altså er meget flovt vi vil gerne diskutere det her med

hvis man vil rette op på den aftale som v og k lavede sammen med regeringen

er nok at kigge på en gruppe af andelsejere

skal man kigge på hele den gruppe

hvad der er blevet af det der stod i bt han melder sig klar til at finde et flertal uden om regeringen for at løse problemet

kan blive enige med regeringen på det her område så må vi jo se om vi kan finde

jeg skal bare høre om

man lovede ikke at stemme imod vel vidende at så blev det vedtaget det er okay sådan kan man godt arbejde

samtidig med at vi også gerne vil tage den anden problemstilling op som venstre og konservative har glemt nemlig de en

det det synes jeg da

så ved jeg selvfølgelig godt at det er svært for enhedslisten når man skal lave aftaler i politik

acceptere at der når man laver aftaler

venstres side at det her var en af de ting

den almennyttige sektor på det område og det kan der være en vis pointe i

jeg står her med et citat fra

hvor herre frank aaen siger at han melder sig klar til at finde et flertal uden om regeringen for at løse problemet med forskelsbehandling af

andelsboligforeningerne og citatet fortsætter hvis vi

med regeringen og det var det citat herre torsten schack pedersen også var inde på

område så må vi jo se om vi kan finde et flertal i folketinget for at

al stilfærdighed hvad har enhedslisten gjort for at

det flertal som sikrer retfærdighed

kan ikke kun være ejerne i det her land

der er jo altså virkelig hældt milliarder af skattekroner ud til skattelettelser til

med venstre og konservative i spidsen sammen med dansk folkeparti

også nogle gange de radikale har stjålet penge fra lejerne ved at tømme

i starten af den her debat så undskyld mig måske skal man være lidt mere

en aftale med regeringen som vi var uenige i fordi vi ikke

derfor laver vi det ikke sammen med jer men jeg har sagt og nu siger

foreligger to procent er alt for lidt til at skabe en tilstrækkelig stor sikkerhedsmargen for boligejerne så ingen kommer til at betale for meget ejendomsskat men to procent er dog bedre end intet afslag efter at regeringen har erkendt nødvendigheden af at give dette afslag er det imidlertid kommet frem at også andelshavere i andelsboligforeninger er ramt af for høje grundvurderinger

men dem giver regeringens regler ikke et afslag på to

det er selvfølgelig urimeligt når man konstaterer at den fejl der er blevet begået over for boligejerne også er begået over for indehavere af andelsboliger

så skal man selvfølgelig

give det samme afslag i vurderingen til andelshaverne

har givet til ejere af ejerboliger beslutningsforslaget her vil rette op på

misforhold og liberal alliance vil

som har betydet at mange husejere mange andelshavere og for øvrigt mange i lejede boliger

og derfor har regeringen så fornuftigt nok nedsat et udvalg

meget kompetent formand som skal se på et nyt vurderingssystem som vi venter spændt på at få løftet sløret for

hele diskussionen handlede jo om et retfærdighedsprincip at man fra statens side havde et system som betød at borgere betalte for meget i skat

sørge for at behandle borgerne ordentligt imod den store statsmagt og at sørge for

altså uanset hvordan man måler og vejer det tusindvis af familier som har betalt for meget

situation har man som stat og samfund altid et ansvar for at hjælpe og for at rette op

med i en

stemmeaftale i forbindelse med en finanslovsaftale med regeringen hvor vi

at stemme rødt til et forslag som vi ikke syntes var godt nok

i den forbindelse konstaterede vi

i forbindelse med afstemningerne at

fået nogen som helst viden og information om

et lige så stort problem for andelsboligerne

det er svært at få verificeret fordi

man man løser hele den talkonstruktion ved også at sammenligne med erhvervslejemålene her er der jo altså

for regeringen fordi man ikke har givet oplysningerne videre

den samme behandling som boligejerne har fået i forhold til regeringens forslag om at nedsætte vurderingerne

det er sundt princip det er retfærdigt og det undrer mig meget at regeringen ikke vil være med til at føre fornuftig sund politik

forhandlingen er åbnet og den første der får ordet er venstres ordfører herre erling bonnesen

har det foreliggende lovforslag en række fejl og mangler lovforslaget vil

at nogle landmænd skal have flere randzoner end de har nu fordi man åbenbart ikke længere mener at det er nødvendigt at der skal være vand i vandløbet i hovedparten af året det kommer til at ramme skævt og uforholdsmæssigt hårdt hos nogle landmænd for eksempel er der på

fordi der er store offentlige afvandingsinteresser forbundet med vandløbet disse vandløb var ikke tidligere omfattet af randzoneloven

ikke var vandførende i hovedparten af året det er derfor stærkt problematisk

meget svært at se meningen med at udlægge randzoner langs grøfter der ikke regelmæssigt er vandførende man er heller ikke kommet i mål i forhold til at skabe klarhed om hvor randzonerne skal være der vil stadig være tvivl om

hvilke søer der er omfattet og vi må konstatere at der endnu ikke ligger et kort der viser præcis hvor der skal være randzoner

så længe der endnu ikke foreligger et egentlig kort over de randzonekrævende vandløb som stemmer med de aftalte femogtyvetusind ha kan venstre ikke støtte det foreliggende lovforslag

ministeren må efter vores opfattelse i arbejdstøjet og levere kortmaterialet det burde heller ikke være så vanskeligt når man kan henvise til at der allerede er udsendt kortmateriale til vandrådene til brug i deres arbejde så jeg vil bede ministeren om at tage det det her alvorligt og forholde sig til det

lovforslag

få det her gjort færdigt inden sommerferien men det er en klar forudsætning at vi skal have det kortmateriale så man præcis kan se hvor det er randzonerne skal være det må være rimeligt at landmændene kan slå

er ikke gjort betinget af at der skulle foreligge konkret kortmateriale

vi ved jo godt at det har været en lang proces at få det

står venstre ikke ved de aftaler

handler om en samlet indsats for at sikre hensynet til naturen i konkurrence med produktionen i den forbindelse indføres der en regel om etablering af to meterbræmmer langs søer og vandløb der gennemføres i perioden en retlig prøve af krav om ekspropriation denne sag vinder staten der er ikke tale om ekspropriation i to tusind og elleve

dansk folkeparti den afgiver et løfte om at det administrative grundlag

så kommer der et folketingsvalg i to tusind og elleve det medfører at

der må konstatere at forberedelserne af det administrative grundlag nærmest ikke er til stede

to tusind og tolv af natur og miljøklagenævnet med begrundelsen

for kort høringsfrist så skal det retfærdigvis siges at der er lavet to ændringer i forhold til det oprindelig vedtagne omkring randzoner men dem behøver vi ikke sådan

komme ind på på nuværende tidspunkt nu har regeringen så taget initiativ til at sikre realisme i randzonebestemmelserne herunder et juridisk holdbart grundlag i forhold til kortmateriale så den enkelte landmand kan vide hvor randzonerne skal indføres vi glæder os over forståelsen mellem venstre dansk folkeparti liberal alliance de konservative og regeringen dette lovforslag er i overensstemmelse med den aftale der er indgået mellem de her nævnte partier imidlertid giver det

anledning til undren når den første kvittering i fødevareudvalgets diskussion

nu er et krav om tilstedeværelse af kort før vedtagelsen naturligvis skal der være adgang til kort de kort der dannede grundlag for indførelsen af to meterbræmmer er til stede og der arbejdes med yderligere kort i

ændringer der er i forhold til to meterbræmmerne vi har indgået en politisk aftale og er naturligvis indstillet på at leve op til den

af hvor man sidder jeg synes at lovforslaget er udtryk for realisme ordnede forhold og afbalancering af de to hensyn

og miljøbeskyttelse og det at have produktion i form af landbrug i vores land

imidlertid være opmærksom på at ændringerne efterlader manglende opfyldelse

vil medføre at der ligger en regning som skal betales efterfølgende når vi skal leve op til

efterfølgende ændringer i form af ændrede krav til dyrkningsformer og gerne i

et tæt sammenspil med landbruget men vi skylder nu at få skabt størst mulig klarhed hos landbruget så vi kan komme videre med at udmønte natur og landbrugskommissionens udspil til at danmark fortsat er et stærkt fødevareproducerende land der oven i købet mestrer at

det i balance i forhold til natur og miljø derfor støtter vi fra socialdemokraternes side vedtagelsen af l

med randzoner så er det jeg har svært ved at forstå hvorfor venstre nu vil problematisere at man har indgået en aftale hvor vi har aftalt at

med randzoner og at de skal opfylde de og de formål

det nu skal der være eksakte kort før vi får vedtaget noget det synes jeg simpelt hen

politisk aftale og derfor anfægter jeg det synspunkt at det skal ligge færdigt

har klaget voldsomt over det og man anerkender at retssikkerheden for landmændene ikke er til stede fordi kortmaterialet ikke har været godt nok derfor er det

når man nu laver om på det her fordi det skal være bedre for landmændene at vi faktisk denne

i folketingssalen kan være sikre på at landmændene får den retssikkerhed som vi så gerne vil give dem derfor er det jo ret vigtigt at det her

vi ventet på det i fire år og hvis det er lige på trapperne

de fornødne materialer til at kunne indføre det

oven i købet afprøvet ved en retsinstans om det var noget der gav anledning til ekspropriation og bestemmelserne deromkring

selvfølgelig skal det kortmateriale komme efterfølgende men nu handler det om at få lovprocessen ført

af loven anerkendes det at det ikke er tilstrækkelig klart med den nuværende formulering af randzonerne hvilke vandløb og større søer der udløser krav om randzoner det er jo det der har været hele forudsætningen for at vi gerne vil lave det her om det skal selvfølgelig være til stede så landmanden kan udlægge sin randzone og derved ikke

stort set hvad det gik ud på nu vil man så til at opfinde en stor modsætning i kortmaterialet en gang til

efter at vi har indgået en aftale om at det her skal være med til at fremme vækst og udvikling af det danske landbrug

derfor vægrer jeg mig en lille smule ved at tro at man

det mener jeg faktisk jeg mener at det her lovforslag

at der så stadig væk er nogle udfordringer i forhold til hvordan det skal udmøntes tror jeg ikke

skrevet at det er cirka femogtyvetusind

hundrede procent færdigt i forhold til det og det anerkender man

den sidste meter og randzonen skal ligge

være sikre på at landmændene ikke blev sat i en situation

for flere år tilbage lovet at kortmaterialet nok

komme ud for krydsoverensstemmelser og alt muligt andet

give dem store bøder fordi lovgivningen ikke

et lovforslag som har alle de rigtige intentioner og vi har stadig

er et billede af danmark med et billede af otte og halvfems kommuner

tidligere ordfører og det var også det der blev sagt da vi var til forhandlingerne

og så kan resten af partierne komme over i nogle få timer og deltage i den sidste og se om man så vil tiltræde lovforslag her det gør måske også at det

dansk folkeparti er gået ind i det her med helt åben pande vi synes at det her lovforslag peger i den helt rigtige retning men vi må

vil være en lovlydig lovlydig landmand så kan have rigtig svært ved at være det der vil vist stadig væk være landmænd som hvis de skal

sikre side skal udtage mere jord end de faktisk er forpligtet til

bliver kompenseret for og den situation ønsker dansk folkeparti

at stå i en gang til og derfor håber jeg meget at ministeriet og ministeren vil arbejde ihærdigt på at vi kan nå at få et kort som er meget tæt på målet så vi kan se hvad det er for nogle randzoner de her landmænd

samråd efter det andet og vi igen skal opleve at landmændene står

frustrerede og ikke ved hvor de skal lægge deres randzoner

er positive over for forslaget men jeg må sige at vi

kommer tættere på en fornemmelse af at det kort er lige på trapperne og

lovgivningen hvilket også fremgår her

det er derfor man faktisk kigger på det her

nu bliver klart for landmændene hvor randzonerne skal ligge så har vi selvfølgelig også tillid til

sig som et vigtigt erhverv for danmark vi har en ambition om at videreføre det oprindelige vk forslag og vi har en ambition om at fastholde den gode målsætning om at beskytte miljøet ved at mindske udledningen med randzoner

fantastisk vigtigt for den enkelte landmands retssikkerhed

håndterbart at administrere

om at en forenkling af randzoneloven er nødvendig

og som ministeren senest nævnte i samrådet

denne manko skal hentes i næste planperiode og det betyder at vi i efteråret skal tage højde for det når vi skal fastlægge nye mål for to tusind og seksten til en og tyve

fortsat kan være ambitiøse i de fremtidige miljøindsatser i natur og vandplanerne

til femogtyvetusind

er imidlertid ifølge de foreliggende oplysninger i efteråret to tusind og tretten udlagt otteogtredivetusind ha

ha uanset at halvtredstusind ha var målet helt tilbage fra vks vandmiljøplan i to tusind og fire sf mener at randzoneloven burde have været ændret således at de otteogtredivetusind ha blev udlagt i stedet for at pløje trettentusind

og ærgerligt venstre har taget sig godt betalt i forbindelse med aftalen om vækstplanen for fødevarer

er det jo nogle gange i politik men tænk om regeringen så i det mindste havde stået fast på at bevare de randzoner der allerede

at randzoneloven er danmarks implementering af pesticiddirektivet det vil sf bore i under udvalgsarbejdet vi er med på at pesticider er godkendt

umiddelbart svært at forstå at en halvering af arealet af randzoner ingen effekt har på danmarks gennemførelse af denne bestemmelse det er derfor en meget ærgerlig sag på flere forskellige måder og sf vil i det kommende udvalgsarbejde bore i flere af delene før vi kommer med

næsten forsøget på at sige at de her ændringer i lovgivningen

gøre det på som var nemmere at administrere sandheden er jo som

beholdt dem man havde fundet og sagt at det var det man kunne klare

ikke rigtig kan finde ud af hvor skal ligge henne

engang er enige om de grundlæggende principper for venstres ordfører mente at man nu havde udvidet det til nogle områder hvor der ikke skulle være randzoner så der er mange ting

før folketinget tager på sommerferie skal forsøge at få den her lovgivning på plads nu er alt det pjat jo ikke det vigtigste det vigtigste er

set heller ikke at man formår at lave den ene aftale efter

få tingene til at virke det vigtige er jo at man nu atter engang udskyder en indsats for

danmark jeg synes selvfølgelig det er okay at man ikke sådan lader sig koste rundt med af eu så pyt da med at man for en tretten til fjorten år siden har lovet at man ville bringe vandmiljøet i orden i

femten og man ville have en plan der startede

fjorten kan konstatere at end ikke det man har planlagt er man i stand til at gennemføre men det er jo vandmiljøet der lider skade med det her og man måske godt blive en anelse betænkelig ved løfter om at det man skylder nu vil man levere siden indtil nu har vi

set eksempler på at der er blevet skruet ned for ambitionsniveauet

ikke glemme at da den daværende regering vk regeringen og dansk folkeparti i juni to tusind og ni

var de nuværende regeringspartier sf og enhedslisten enige om at det man foreslog dengang var helt utilstrækkeligt

gøre en langt større indsats efterfølgende har vi så sagt at hvis vi bare kunne blive enige om holde fast i det vk regeringen og dansk folkeparti aftalte og så bagefter gøre mere så var det okay

rigtig rigtig

det er også rigtigt som det er blevet sagt her i i debatten i dag

slippe uden om en egentlig sag fra eus side når man nu meddeler at de tiltag man

kun bliver sat i værk i mindre omfang der er også andre tiltag man man dropper af hensyn til har jeg forstået aftalen med højrefløjen i dansk politik

henvist til natur og landbrugskommissionens arbejde

det man gør her er fuldstændig i strid med natur og landbrugskommissionens anbefaling

ændre på landbrugets regulering skulle man gøre det på en afbalanceret måde

bedre muligheder for at landbruget kan tjene penge nu har man i første omgang gennemført noget der skaber bedre muligheder for at landbruget

højrefløjens måde at gå ind i den her debat på og spørge sig selv om det er realistisk at der senere

bliver gennemført planer hvor hovedformålet er

en lille smule skeptisk over for om det kan lade sig gøre så det man gør her er altså at man under dække af at man vil forenkle noget

gør på en måde så der stadig væk ikke er nogen der kan finde ud af det forringer opfyldelsen af de målsætninger der ligger og også handler lodret i strid med den natur og landbrugskommission som alle ellers har haft så travlt med at sige skulle danne sådan et inspirerende udgangspunkt

tror nok at jeg må sige at næsten uanset hvilke

jeg svært ved at forestille mig at enhedslisten skulle stemme for

for det ender nok med at være en soleklar forringelse uanset

man kunne have gennemført den her lovgivning med den erstatning det var muligt at give og det ville vi gerne have hjulpet regeringen med at få afklaret men regeringen har så valgt

søge sine samarbejdspartnere andre steder og det må man da ønske dem tillykke med det går da rigtig godt og

at vi muligvis kan få mere bøvl med eu

jo forstået ikke er herre per clausens dagsorden

om randzoner langs en stor del af de vandløb

lige tilføje at debatten her

at der så ligger nogle ting der skal afklares i forhold til hvordan

den forventning at det vil blive gjort så hurtigt som det nu engang er muligt men vi synes det er vigtigt at det her lovforslag bliver gennemført således at vi kommer en del af vejen

er at vi får nogle miljømål som er klare som er definerbare og som har en reel miljøeffekt

vi har desværre måttet konstatere at de oprindelige retningslinjer for randzonerne ikke var klare ikke var let definerbare

fortsat indstillet på at de her randzonedefinitioner skal være klare

til at forstå målrettede

en høj miljøeffekt derfor ville vi gerne være med i aftalen

men lige præcis fordi vi jo ved at der før har været problemer og lige præcis for at sikre

otte om morgenen og klokken

derfor kunne vi jo ikke lige inden klokken fjorten nå at få de her kort jeg er nødt til at sige

at de kort ville ligge

har fortsat den klare forventning

har nogle præcise kort så vi alle sammen ved hvor de her randzoner ligger så der er ensartede kriterier klare retningslinjer

så vi har en vis sikkerhed for at det her bliver noget der har klare miljømål får en effekt og er til at definere

at vi vil rigtig gerne have det her

jeg håber derfor at ministeren vil komme med et kortgrundlag vi har jo et par behandlinger endnu

også at vi kan få afklaret at

ministeren vil forholde sig til muligheden for at der kan være forskellige definitioner i forskellige kommuner

for os er jo at vi nu får nogle klare definitioner som sikrer miljømålene og at vi altså får randzoner de steder hvor det har en miljøeffekt og ikke

defineret det er rigtig vigtigt for os at det her bliver meget præcist defineret det er rigtig vigtigt for os at det her bliver

vi opfylder miljømålene det er rigtig vigtigt for os at vi nu bruger randzonerne som et konkret virksomt redskab og ikke bare smider randzoner sådan lidt halvtilfældigt ud over landskabet det er der ingen der har glæde af hverken landmændene miljøet eller noget som helst andet så lad os nu få den her proces til at fungere så så vi får

så der er sikkerhed omkring materialet og ja det er ikke kønt det er gået alt for stærkt det startede desværre den dag regeringen lagde op til at tingene skulle klares sådan hen over natten og en kvart formiddag jeg håber meget at regeringen ved fremtidige tiltag af den her art vil gøre det lidt mere grundigt så vi

ikke ender i den her meget uheldige situation som vi virkelig fra konservativ side ikke havde håbet at stå i så vi håber at vi ender med

så er det vel i orden at de kan være en del af administrationsgrundlaget går jeg ud fra og at der ikke skal udarbejdes et nyt sæt kort der skal tegnes og fortælles det er jo kendt stof

en del af administrationsgrundlaget og det er bare det jeg godt vil have

indtil videre har jeg ikke set et sådant grundlag og det er derfor jeg i al beskedenhed efterlyser det her kortgrundlag for

min ringe fantasi kan række til at tro på kan blive det nemt definerbare

til efterretning jeg må også sige at forslaget loyalt udmønter teksten i aftalen om vækstplan for fødevarer som alle folketingets partier undtaget sf og enhedslisten har skrevet under på i aftalen står der at randzonerne skal udpeges efter entydige kriterier i form af fire typer vandløb og søer som allerede er udpeget eller beskyttet i anden lovgivning

entydige kriterier i form af fire typer vandløb og søer som allerede er udpeget eller beskyttet i anden lovgivning

hvis det var så vigtigt at få det kort

bad i så ikke om at få det skrevet ind i aftaleteksten

jo forholdsvis ny minister men jeg tror da det må være lidt usædvanligt

randzonerne og så kommer i her og truer med at trække tæppet væk under en hel aftale fordi i kan overskue hvor i skal finde de der informationer det er ting som er i loven men det kan være at i kan uddybe det

den samme uklarhed som

sig ved at man ikke havde så meget tid da aftalen skulle indgås

få de oplysninger men det skal vi så nok gøre i morgen tidlig så tidligt som som overhovedet muligt men at stå her fra folketingets talerstol og true med at rive tæppet væk under en aftale som vil halvere randzonerne

lidt svært ved at forklare ude i jeres eget bagland

det står vi selvfølgelig ved dertil kommer at for tre ud af de fire typer vandløb

man ville forefindes

de data og det kan vi sende jer link til i morgen

den fjerde type som er de lokalt udpegede offentlige vandløb

samlet link til hvor man lige kan finde det

så det der kan komme i juli måned havde man

at det var så vigtigt at få den sidste med inden

stort set alle data i forhold til de tre af typerne altså vandplansvandløb to meterbræmmevandløb og § tre vandløb

udarbejdet så hurtigt som overhovedet muligt men det der jo er

at der nu bliver forsøgt at skabe tvivl om hvorvidt der er sikkerhed eller ikke

at den minister der sad for bordenden ikke blev spurgt

forhandle om at det havde man ikke